halvtreds martin henriksen

af liselott blixt malou lunderød martin geertsen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

forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til afstemning

nummer fire af carolina magdalene maier

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer otte og tolv af carolina magdalene maier

de er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem syv

elleve og tretten til femten af carolina magdalene maier

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer to og tre af lars aslan rasmussen som forkastet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

og vil nu blive sendt til statsministeren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

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

slut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

er der nogen der ønsker at udtale sig

begæres betragter jeg ændringsforslag nummer en og to af udlændinge og integrationsministeren som vedtaget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

betragter jeg ændringsforslag nummer en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

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til

af beskæftigelsesministeren som vedtaget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

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt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

eller imod stemte lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt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

forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt

værsgo herre christian poll

er kommet ny viden på gaden og det er der jo fordi klimarådet faktisk i dag i sin rapport

kræver det en hurtig indfasning af nye teknologier og det kræver en ændring af vores adfærd og forbrug og concito var ude i går med en rapport

at politiske beslutningstagere offentlige institutioner og private virksomheder bør fremme klimavenlig kost gennem følgende handlinger

klimavenlige kostvalg i form af afgifter momsdifferentiering eller lignende concito foreslår blandt andet økonomiske incitamenter der gør det plantebaserede alternativ endnu billigere eksempelvis klimaafgifter på animalske fødevarer eller reduceret moms på plantebaseret kost

den slags virkemidler vi har foreslået med det her beslutningsforslag b otte og halvtreds så jeg vil bare opfordre

alle til at genoverveje om ikke det faktisk er et rigtig godt

den store klimakrise vi står midt i tak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

afstemning om ændringsforslag nummer en sytten tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling

betragter jeg det som vedtaget

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

om ændringsforslag nummer en uden for betænkningen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

har været god mulighed for at forlade salen hvis

at beslutningsforslaget her går ud på at

en politisk beslutning om hvilken diskonteringsrente man når man skal finde ud af hvad fremtidige gevinster og fremtidige

i et nutidigt investeringsperspektiv

hvis man vælger en rente

andet resultat men sagen er at

det der er kernen i vores beslutningsgange herinde

den grønne omstilling har en høj prioritet

investeringer i vindmølleparker at vi skal udvikle nye grønne

få mere vedvarende energi og hvordan vi får brugt

noget bedre men spørgsmålet er jo om det er noget der afhænger af hvilken rente man lægger på et projekt eller om det er en politisk beslutning altså at vi vil noget i en omstilling også selv om det ikke nødvendigvis har et positivt samfundsafkast på den økonomiske side fordi det har en værdi

gøre det rigtige derfor vil

i det mere tekniske starte med at sige vi må ikke som politikere og beslutningstagere glemme at vi først og fremmest er politikere vi må ikke selv om man laver beregninger i finansministeriet lade os være underlagt

vores indstilling til hvad for et samfund vi gerne vil se udvikle sig der skal afgøre hvordan vi stemmer

det måtte betyde at der kommer en beregning der siger at det samfundsøkonomisk ikke er rentabelt hvis det er det vi politisk vil

går jo ind og siger at man skal tage en politisk beslutning om hvilken diskonteringsrente der skal være jeg er af

den opfattelse at vi politikere ikke skal blande os i hvilke kriterier der bliver lagt til grund når embedsværket laver

anvendes jo til andet og mere end klimainvesteringer den anvendes også til

mine øjne fastsættes efter en fagøkonomisk vurdering og ikke efter en politisk vurdering formålet med de samfundsøkonomiske vurderinger er at sikre at der er et konsistent fast og troværdigt grundlag for

værdien af de beslutninger man tager rent økonomisk set

flertal der måtte være i folketingssalen

forskellige initiativer over tid og til at være noget der afhænger af hvilke forudsætninger vi har valgt at lægge

lade os styre af hvorvidt et projekt

hvis vi mener at det har en værdi der ikke kan gøres op i økonomi

jo sagtens stemme for det så skal man blot argumentere for det på den baggrund den nuværende diskonteringsrente er fastsat på baggrund af forskningslitteratur og anbefalinger fra ekspertudvalg i andre europæiske lande og vi ligger ikke højt i europæisk sammenhæng vi ligger på niveau med de nordiske lande og vi ligger lavere end lande som for eksempel frankrig og nederlandene

den danske diskonteringsrente faldende med løbetiden altså

ligger langt ude i tiden bliver diskonteret mindre når man vurderer dem

nutidsværdien af for eksempel klimaprojekter øges med gevinster på langt sigt hvis man går ind i

betydning for klimapolitikken som alternativet foreslår

for klimapolitikken med energiaftalen er der mellem alle

partier en aftale om at vi skal arbejde mod en nettonuludledning

med parisaftalen og et mål om nettonuludledning i eu og i danmark senest i

og halvtreds her er det relevante samfundsøkonomiske

ikke ved prioriteringen mellem forskellige alternativer hvad man sætter diskonteringsrenten til det har vi netop taget skridt til med energiaftalen hvor rammerne er tilrettelagt på en økonomisk effektiv grøn omstilling hvor der tages højde for både samfundets og den enkeltes omkostninger ved den teknologiske udvikling

klima og energitiltag der i praksis kan vurderes ud fra et skøn over nutidsværdi i sådan en samfundsøkonomisk betragtning det skyldes at klimapolitikken består af meget andet end offentlige investeringer samt at der kan være størrelser som for eksempel ekstreme vejrhændelser eller

sætte et konkret tal på

herunder følsomhedsberegninger så er nutidsværdien ikke det eneste evalueringskriterie den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering har til hensigt at give et helhedsindtryk

pågældende projekt ved blandt andet at bruge flere evalueringsværktøjer

er nutidsværdien og der bruger man ganske rigtigt diskonteringsrenten et andet værktøj er den interne rente der ikke er afhængig af diskonteringsrenten den interne rente

over levetiden i praksis er det den interne rente

skal sammenligne rentabilitet af forskellige projekter hen over tid

det tredje værktøj er at se på hvad den mest omkostningseffektive måde at gå ind i et mål på

i vurderingen af hvilken

målsætning man skal vælge fremadrettet det er kun omkostningernes fordeling over tid der diskonteres

hvor der udarbejdes nutidsværdi er diskonteringsrenten kun et af flere elementer der

tredje gælder det at selv om opgørelse af samfundsøkonomisk rentabilitet er et centralt kriterium for beslutninger når en sådan opgørelse foreligger

rentabilitet ikke det eneste kriterie der indgår i forhold til offentlige

det er jo os der politisk beslutter hvad vi gerne vil

politiske hensyn og øvrige ambitioner navnlig på områder ikke kan sættes tal på der indgår i beslutningerne det kan for eksempel være som følge af klimaforandringer anden miljøpåvirkning fordelingsvirkninger eller regionale forhold derfor er en generel ændring af den samfundsøkonomisk diskonteringsrente i virkeligheden ikke det middel der vil sætte yderligere skub i den grønne omstilling en grøn omstilling fremmes gennem politisk handling her går regeringen forrest både nationalt og internationalt med fokus på at omstillingen skal være blandt andet omkostningseffektiv og understøtte danmark som et grønt foregangsland men en generel sænkelse af diskonteringsrenten kan have nogle ulemper som

sig for øje en generel sænkelse af diskonteringsrenten vil øge rentabiliteten

vil fremme klimaprojekter frem for andre projekter hvis man vælger at bruge nutidsværdi som paramenter

inkluderer typisk det man kalder fysisk kapital

havvindmølle der har en levetid på maks fyrre år det er ikke nødvendigvis anderledes end det er for veje og broer lad mig også minde om at diskonteringsrenten

skal hjælpe os til at prioritere men kun hjælpe ikke styre os det er noget vi skal tage styringen med samlet set mener regeringens side at en sænkelse af diskonteringsrenten ikke vil være hensigtsmæssig det vi skal huske på er

som politikere kunne tage de beslutninger vi mener er rigtige argumentere for og diskonteringsrenten og nutidsværdi

skal ikke bestemme over os i valget af de politiske

beslutninger jeg mener ikke at diskonteringsrenten skal være et spørgsmål

i forbindelse med de mellemfristede fremskrivninger

gjort i forbindelse med tyve

har fastlagt hvad det er og hvis der ekstraordinært har været ændringer i markedet det er gjort på et økonomiske fagligt grundlag og ikke ud fra en politisk beslutning i folketingssalen sådan mener regeringen det

en præcis og faglig gennemgang af

når vi har anbefalinger for eksempel i europa kommissionen som anbefaler at danmark anvender en diskonteringsrente på tre procent til vurdering af projekter der

og vi ser nabolande tyskland der har en diskonteringsrente på tre

hvorfor ministeren så ønsker at vi bliver liggende på de fire procent

nu er det på tide og vi har ventet lidt på at at ministeriet

taget initiativ til at regulere ind efter de her anbefalinger og vores nabolande men det sker ikke og det er

hvorfor er det at det ikke er på tide for danmark

nu at skrue vores diskonteringsrente ned

ikke at alternativet underlægger sig tallenes diktatur hvis der er et projekt som i mener er rigtigt

om samfundsværdien beregnet efter diskonteringsrenten ikke er særlig høj

da for det politisk ved at sænke diskonteringsrenten flytter man bare barrieren for hvad alle projekter bliver vurderet til men ikke det indbyrdes forhold

at argumentere politisk for jeres sag så til de spørgsmål der bliver stillet eu vælger at sige vi synes at alle projekter som vi er med til at finansiere skal have den samme diskonteringsrente for netop at kunne vurdere fra land til land hvad man gør nationalt med sin egen diskonteringsrente på nationale

herre christian poll kan pege på at tyskland har en lidt lavere diskonteringsrente på kort sigt end danmark har vi har en lavere diskonteringsrente end de har på lang sigt efter halvfjerds år er vores diskonteringsrente altså lavere end tyskernes norge har en rente der er

ministeren også nævner i sin tale en balance mellem det politiske og

faglige saglige vurdering men vi går jo netop ind og justerer

gør allermest er jo netop det ministeren

at arbejde politisk for en omstilling til

motorveje vil blive langt mere rentable

foreslår sagen er jo at vi som folketing her

vurdere hvad den rigtige diskonteringsrente er ud fra markedsvilkår ud fra faglitteraturen ud fra hvad andre europæiske lande gør det synes jeg er vejen frem i stedet for at det her økonomiske værktøj bliver noget vi politisk beslutter så lad det ligge

hvor værktøjet viser at det

er rentabelt nok så lad da være med at blive styret af

siger at man ikke skal ligge under for tallenes diktatur men det er jo netop det

ikke gøre det for hurtigt det bliver for dyrt

skal vente på teknologien og så videre og så videre der ligger man

det finansministeren kalder tallenes diktatur og det er jo netop afhængigt af hvordan man for eksempel har sat

med et politisk ønske om at have en lavere diskonteringsrente det

i to tusind og tretten da vi var i regering hvor man også havde haft en diskussion længe om

ikke havde en differentieret diskonteringsrente så selvfølgelig betyder det noget om finansministeren mener at det her kan fremme den grønne omstilling

i at man ikke kan lave en grøn omstilling fordi diskonteringsrenten skal

vi laver en grøn omstilling i danmark

i at lave den grønne omstilling med et energiforlig der betyder at i to tusind og tredive vil hundrede procent af den strøm der kommer ud af vores stikkontakter og ud i vores lamper være vedvarende energi det er en historisk hurtig omstilling

har det ikke været fordi man her i folketinget har taget en beslutning og stemt om hvad diskonteringsrenten

om det var på tide at sætte diskonteringsrenten ned og vi ligger altså ikke højt vi ligger under frankrig vi ligger under holland vi ligger på niveau med norge

kigger på den danske diskonteringsrente og derfor ligger vi der hvor vi bør

i forhold til sammenlignelige lande

og vi ligger også over det som

et etisk spørgsmål det er en generationskontrakt hvad er det man vil levere videre til kommende generationer

når det skal gå så stærkt

næste gang vi diskuterer noget der for alvor kan sætte gang i den grønne omstilling

men om det er for dyrt er jo ikke noget finansministeriets regnemaskine skal vurdere

bech poulsen og jeg og alle

er medlemmer af folketinget selv skal tage en vurdering af

noget er for dyrt

prisen er for forskellige initiativer

at argumentere for et dyrere initiativ

jeg argumenterer gerne for at lave en øget grøn omstilling

til at se ud til at være billigere end det er

den den værdi som en investering vil have ude i fremtiden og vi står lige i øjeblikket i nogle år hvor det er helt essentielt at vi får investeret massivt i den grønne omstilling hvis vi skal nå at afværge de meget truende klimaforandringer derfor er diskonteringsrenten jo en helt principiel problemstilling og jeg

plejer at være problemer med at finde flertal for at plastre landet til

klimafjendtlige motorveje problemet er snarere når vi snakker den grønne omstilling altså når vi skal finde de konkrete virkemidler der skal til for at vi inden for en meget

periode skal gøre det der skal til for at vi bidrager med vores del til at forhindre klimaforandringerne der vil jeg bare sige

siger de jo at spørgsmålet om fastlæggelsen af den rette

grundlæggende er et politisk eller etisk spørgsmål som fagøkonomer ikke objektivt kan besvare altså at det grundlæggende er et politisk økonomisk spørgsmål

så vælger at bruge det til er et politisk spørgsmål altså fagøkonomerne giver os et regnestykke der siger at det vurderer de er nutidsværdien af det så må vi jo argumentere for om vi synes at den nutidsværdi er en pris der er værd at betale

forkert at sige at vi ligger højt vi har ikke nogen høj diskonteringsrente i danmark

på kort sigt ligger vi en lille smule over sverige men på lang sigt ligger vi under sverige vi ligger under nederlandene vi ligger under tyskland og eu har ikke en anbefaling af hvad landene nationalt skal have af diskonteringsrente de har en anbefaling af

sammenligner projekter på tværs i europa hvilken diskonteringsrente man så skal lægge ind

en diskonteringsrente i danmark der er fagligt baseret og

og så kan man lide resultatet eller man kan ikke lide resultatet men hvis ikke man kan lide det resultat der er i nutidsværdi

for en holdning man som parti har

politisk etisk spørgsmål jeg synes også det er lidt mærkeligt at finansministeren ligesom fra folketingets talerstol står og leger at det ikke har nogen betydning hvilke regnemetoder der bliver brugt

hvert fald et eksempel som også indgår i den regnemaskinerapport den politiske regnemaskine som vi udgav for et år

et meget begrænset antal personer som var faldet ud af dagpengesystemet den direkte udgift var cirka ti million kroner om året men da det kom igennem

blev prisen til omkring seks hundrede million kroner om året fordi man mente at den lillebitte forbedring for en meget lille gruppe kontanthjælpsmodtagere ville påvirke alle kontanthjælpsmodtageres lyst til at tage et arbejde eller

det er jo et eksempel på hvordan regnemetoder kan spænde

det ærlige svar på hvad prisen er for et politisk forslag så må herre rune lund og enhedslisten jo argumentere for hvorfor man måtte vælge at foreslå en så dyr løsning det kunne herre rune lund

er at sige når regnemaskinen viser et resultat jeg ikke kan lide vil jeg lave regnemaskinen om hvis finansministeriet

i skulle tage og lære at argumentere for sin politik i stedet for at skyde på finansministeriets regnemetoder

bemærkninger vi går over til ordførerrækken herre

socialdemokratiet deler ambitionerne om at efterlade et bæredygtigt samfund til vores børn og børnebørn og den grønne omstilling er ekstremt vigtig og nødvendig og derfor har vi det også som en klar politisk prioritet derfor ønsker vi blandt andet også at øge hastigheden på den grønne omstilling

for eksempel ikke længere bruger fossile brændstoffer allerede i to tusind og fem og fyrre

set også at intentionerne bag alternativets forslag er fine men vi mener faktisk at ændringer i den samfundsøkonomiske diskonteringsrente skal afgøres på et fagligt

stille nogle spørgsmål omkring det her men jeg håber

den tolvte januar to tusind og elleve lige inden vi

indgik i regering stillede socialdemokraterne og sf et forslag om at sænke diskonteringsrenten fordi den på det tidspunkt var på seks procent

meget højt også sammenlignet med andre lande og der foreslog vi i fællesskab at sænke den

det er en politisk beslutning i forhold til at fastsætte

diskonteringsrenten men at det må være ud fra en fagøkonomisk

da vi lavede forslaget i to tusind og elleve sammen var et politisk ønske netop fordi vi kan se at nogle af de grønne investeringer bliver kunstigt

andre investeringer eksempelvis på på infrastrukturen

vi kan se at det måske samfundsøkonomisk ikke er den bedste beslutning

socialdemokratiet ikke vil være med til det

ikke skal være en politisk beslutning så kunne jeg få lyst til at spørge om om socialdemokratiet vil være med til at lægge pres på ministeren til at det at det så sker

der er jo mange anbefalinger derude til at man får nedsat den her diskonteringsrente til til tre procent i stedet for de fire

altså det er okay at vi ikke skal beslutte det her men men vil socialdemokratiet være med til at lægge

herre hans kristian skibby dansk folkeparti værsgo

lejlighed til at diskutere hvorvidt den diskonteringsrente som

jeg vil da også gerne kvittere for ministerens

hvorfor man mener at den ligger

hvor den skal

er vi jo enige i at når man laver de langsigtede investeringer også

den grønne omstilling er det vigtigt at beregningerne

beregnet ud fra så tæt man nu kan komme

i forhold til indsatsen og

antal år man skal beregne det over og så videre men vi synes egentlig også at hvis man kigger på den diskonteringsrente som vi har i dag ligger den på et ganske fint niveau

en diskonteringsrente der ligger på niveau med de andre nordiske lande og vi har oven i købet en der ligger lavere

sammenligner med lande som frankrig og holland

fundament at have netop til at sikre at de beregninger

også bliver så valide som man nu kan forestille sig de kan blive det kan godt være vanskeligt når det foregår over

udvikling vi kan jo bare kigge på de sidste tredive år

vedvarende energisektor inden for

strømforsyning og så kan man jo se at tingene

kan gå hurtigt når man investerer i dem også rent forskningsmæssigt så vi mener ikke at vi skal til

at ændre på beregningsmodellen

giver god mening at vi lader den blive på det niveau den er nu det er egentlig vores indstilling

ikke støtte det beslutningsforslag som alternativet har fremsat

jo egentlig blevet gennemgået ganske fornuftigt af finansministeren og også af de foregående ordførere

en tåre og snøfter lidt er det ikke fordi jeg

diskonteringsfaktor tilbagediskonteringstid og meget andet godt kan man

tykke mure men tak til alternativet for

hvordan man så laver de forskellige regnestykker men faktisk i konkret handling og omstilling

til de politiske beslutninger der bliver

her i i tinget lad mig bare henvise til energiaftalen fra sidste år

som er en af de grønneste aftaler hvis ikke den grønneste

folketing vi har også som de fleste er bekendt med ambitioner

lukket for salget af benzin og dieselbiler og i det hele taget

den lidt længere bane så den ambition er vi helt med på og vi står faktisk i spidsen for

som regeringsparti i forhold til det konkrete forslag som også flere har været inde på

i den teoretiske afdeling hvis man begynder at ændre på de beregningsmetoder som er fagligt funderet hvis man ændrer på den diskonteringsfaktor sådan som der bliver lagt op til for

gøre visse investeringstyper

det er jo en beregning og en vurdering af hvad det så

måtte være bedre end det andet det er jo netop en politisk afvejning

de faglige betingelser der ligger bag ved de beregninger

skal være i en sammenlignelighed mellem om man vælger den ene metode

den anden metode det skal netop være et fagligt grundlag der ligger til grund for det og så må man jo så som også finansministeren sagde argumentere politisk for hvorfor man vælger den ene metode frem for den anden metode uagtet at prisen

og dermed investeringen så måtte være noget forskelligt

vi selvfølgelig skal have den politiske ambition om fortsat at være en grøn vindernation og

have ambitionerne på den lange bane men også omsætte dem til konkret handling på den korte bane

end det som som økonomer og fageksperter vurderer at den egentlig gør

koster noget hvis man investerer på en bestemt måde men hvis man investerer på en anden måde

i givet fald være noget andet prisen er det som prisen er og så må man jo så

siger ordføreren at det jo er et fagligt grundlag man skal basere sig på ja men

det rent faktisk er et etisk valg

og at den jo netop ligger i et spænd hos vores nabolande så man kan ikke sige at der er én værdi der er den korrekte faglige værdi så fremhævede ministeren før at hvis

gælde for motorvejsprojekter og det er jo ganske rigtigt men der kan vi jo vælge politisk at sige at dem vil vi godt dæmpe udviklingen af fordi de har nogle klimakonsekvenser og så vil vi fremme langsigtede investeringer af for eksempel vedvarende energiprojekter der er det jo så at hvis vi har en høj

nogle projekter se dyre ud selv om de faktisk er noget af det der sparer os

så vores formål med det her er jo netop at tage det etiske valg

og dermed også få vedvarende energiprojekter til

at fremstå som den gode investering de er på den lange bane

lægge nogle kriterier ind som gør at det man

politisk ønsker ønsker

ene element føler vi skal være dyrere og det andet skal være billigere uden at man sådan set har noget belæg for at sige det altså jeg synes det vil være rimeligt at man har et sammenligneligt grundlag og så kan man diskutere om det så skal være den ene procent eller den anden procent det

er jo netop den vurdering der ligger i forskellige lande sådan som det også rigtigt bliver refereret men at man har den samme diskonteringsfaktor for alle de investeringer vi foretager her fra landet og så er det netop den politiske afvejning af hvad det så er vi synes politisk skal fremmes ud fra den faglige vurdering af hvad det så egentlig

ministeren fremhævede at motorvejsprojekter så ville kunne være en bedre forretning og

og der er det at man laver et politisk valg

have vindmøller eller motorveje vi ville ende på vindmøller der

er det at den ser dyr ud med fire procent i rente men ser langt mere fornuftig ud med tre procent i rente og derfor synes jeg det vil være en god idé at

vi taler om uanset om det er vindmøller eller motorveje for nu at bruge

bliver billigere ved at sænke diskonteringsrenten

vi jo tilbage hvor vi startede så er det bare på et samlet set billigere niveau kan man sige i hvert fald i teorien og så

til der hvor vi startede nemlig at det hele ender og slutter med en politisk afvejning af hvad man helst vil vindmøller eller motorveje vi vil nu begge dele

jeg så læse mig frem til at da man sænkede diskonteringsrenten i

en politisk beslutning

bero på fagøkonomers vurdering de økonomiske vismænd anbefaler en diskonteringsrente på tre

da der i den grad blev opbygget kapacitet være en dårlig økonomisk forretning med de seks

det viser bare noget om at der altså

plads i råderummet til det eller hvad

vi egentlig burde diskutere om det er noget vi prioriterer politisk eller

får at vide af dem som fortæller hvordan tingene ser ud at det sikkert

men det er jo ikke gjort med det

politisk flertal her i salen der beslutter hvad man vælger uanset

enkelt eller to eksempler på nogle trafikinvesteringer eller andet hvor man kunne se

både inden for infrastruktur og alle mulige andre steder hvor de regnestykker der bliver lagt frem giver

et negativt afkast eller i et beskedent samfundsøkonomisk afkast i hvert fald ikke det som er det højeste samfundsøkonomiske afkast hvis man har forskellige alternativer men hvor man politisk alligevel har valgt

to tusind og ni og to tusind og tretten og siden nitten ni og halvfems er den kun gået én vej og det er nederst

sagde den daværende finansminister og han havde lars løkke

diskonteringsrenten vi tog fejl i forhold til hvor god økonomi der også skulle være i

mit helt åbne spørgsmål kan det ikke også godt være at man tager fejl nu

den grønne omstilling er vigtig i sig selv

undskyld jeg prøver virkelig efter bedste evne men

diskonteringsrenten er for høj og den sætter vi så lige ned og det beslutter vi politisk fordi trylle trylle trylle så er de ting som vi gerne

at de ting man gerne fremmet i det her folketing argumenterer man for og så kan man sige at der er forskellige muligheder og det det man så få flertal for

politisk valg hvad det er man vil have gennemført uanset hvad renten

den grønne omstilling som vi fra enhedslistens side ønsker

en politisk kamp et politisk valg og det jo også derfor vi blandt andet har fremlagt en klimaplan her i midten af februar

som indeholder helt konkrete virkemidler til hvordan vi i to tusind og tredive kan få en halvfjerds

fremlagt de konkrete forslag vi har lavet konkrete beregninger af hvor meget de

en hurtig grøn omstilling hvor regningen ikke bliver sendt til dem der har mindst vi ønsker at vejen til den grønne omstilling skal være socialt retfærdigt

bag beregningerne af kalkulationsrenten er jo virkeligheden ikke bare et politisk økonomisk spørgsmål et etisk moralsk spørgsmål som de økonomiske vismænd siger

om værdiansættelsen af nutiden

vi opererer med jo højere er værdien af nutiden

en sådan værdiansættelse er jo simpelt hen i sin natur politisk det er et politisk økonomisk

finansministeren var også inde på at den

beregning den diskonteringsrente der bliver brugt

men hvis antagelserne bag beregningerne er på en sådan måde at man får en diskonteringsrente som er for høj i forhold til hvad den burde være jamen så hjælper den jo os til at prioritere forkert

også er et politisk spørgsmål en politisk etisk vurdering

meget kort tidsperiode men de gevinster som vi forventer

forventer vi jo bliver store og vi ved at jo længere vi udskyder indsatsen over for at bekæmpe klimaforandringerne jo større vil regningen blive i sidste ende

ser også i den forbindelse at hver eneste gang der kommer opdaterede rapporter i forhold til temperaturstigninger havvandsstigninger så så er billedet det samme

det er hele tiden worse case scenarier

endnu et argument for at man kigger på hvordan vi kan lave en lavere diskonteringsrente som vil gøre det

jo være irreversible

de mange ødelæggelser vi vil se de millioner af klimaflygtninge der vil komme den masseuddøen af arter som vi vil se

hvordan laver vi lige en beregning af det jamen det er da også dybest set et etisk moralsk politisk spørgsmål hvordan vi håndterer det

positive over for beslutningsforslaget her

herre martin lidegaard radikale venstre der

har været lidt

liberal alliance har lavet en meget seriøs og finansieret klimaplan på fem og firs milliard kr men vi mener ikke at vi som politikere skal blande os i at fastsætte diskonteringsrenten det skal ske ud fra en faglig og økonomisk vurdering hvis vi begynder at udstikke retningslinjer vil skønnene

bør vi fokusere vores politiske kræfter på det vi ved virker nemlig forskning i grønne teknologier og at få lettet elafgifterne

fire og tres procent vedvarende energi vi bør fjerne elafgifter på grønne biler og forhøje

og energirenoveringer det er nogle af de ting som vil gøre en forskel liberal alliance ønsker en ny klimalov der blandt andet skal indeholde et klimaøkonomisk råd under de økonomiske vismænd det skal vejlede til den mest omkostningseffektive og bedste samfundsøkonomiske grønne

man sige at der er to ting der er genstand for

den ene er om diskonteringsrenten eller kalkulationsrenten overhovedet

som politikere skal blande sig i

diskonteringsrente som vi skal have må jeg foreslå at vi mødes på midten i begge spørgsmål selvfølgelig

hvordan vi værdisætter fremtiden i forhold til nutiden især på et tidspunkt hvor det jo aldrig har været mere påkrævet at vi investerer i vores fremtid på den anden side

også rigtig god mening

fuldstændig af fra de tal der er i de lande vi

vi skal kunne sammenligne over årene

i to tusind og tretten i regeringen

det var en kombination af et politisk ønske

sætte fremtiden lidt højere kombineret med et stærkt fagligt arbejde lavet i finansministeriet så man kunne stå inde for det tal man nu endte

men han har ikke helt ret i at bare man har et mål for to tusind og halvtreds

eller for erhvervselementerne i en klimaindsats eller for de økonomiske konsekvenser og derfor

os over i den anden diskussion nemlig

ikke afvisende over for jeg kan sagtens følge intentionerne jeg mener

stadig væk er bagud stadig væk ikke tager det alvorligt nok

i de næste ti år at bidrage til

slet ikke oppe i kadence på de investeringer på de håndtag der skal trækkes i hvis man skal nå

og i den forstand forstår jeg godt lysten til

omvendt vil jeg dog give finansministeren ret i

flere investeringer i motorveje i sorte anlæg af forskellig karakter fordi en kalkulationsrente slet ikke differentierer imellem

så videre så aben flytter jo med og derfor kan vi ikke bare støtte forslaget som det ligger her

det kræver politiske mål politisk handlekraft

at lave forandringsprocesser der kan

vi egentlig er lykkedes med grøn omstilling de forgangne ti år

påstand at det er når vi gjort det når vi har været tydelige på vores mål når vi har vedtaget konkrete politikker hvor vi har lavet alliancer med samfundet rundtomkring

der har kalkulationsrenten jo spillet en meget lille rolle må man sige i

en måde at italesætte den grønne dagsorden på men der skal arbejdes noget mere med fundamentet

i januar to tusind og

om at sætte det ned til et sted mellem tre og tre en halv procent

europa kommissionen også havde sagt at

de økonomiske vismænd havde sagt det

at vi på den ene side skal lytte til fagkundskaben og når vismændene så siger at den skal ned

besluttede politisk at den skulle

tror det er sådan at de gange hvor diskonteringsrenten er

sat ned har der været udtryk for en

form for balance imellem et politisk ønske og en fagkundskab

at forvride balancen for meget men jeg kan stadig væk godt have fornemmelsen af i dag at vi værdisætter det

i forhold til blandt andet de faglige anbefalinger der er kommet fra andre steder

at gå længere jævnfør de faglige anbefalinger som fru lisbeth

synes selvfølgelig ikke at de kan stikke helt af

kombinere det med nogle overvejelser om hvordan man i øvrigt får skubbet til den grønne omstilling fordi det ikke

halvfemserne i danmark med en rente på seks procent

det en rigtig god forretning det er måske et lidt

ordføreren er enig med mig i

ikke upolitisk det er ikke noget vi alene kan sige bare

nogen indflydelse på hvor vi kommer hen som samfund

og for folketingets arbejde selvfølgelig er af afgørende betydning for de

i sf synes vi det er vigtigt at have en diskonteringsrente fordi det også er vigtigt at have en ansvarlighed over for fremtidige generationer

som i den grad spænder ben for at vi så hurtigt som

kan få igangsat de grønne investeringer der skal til nu startede vi med at høre finansministeren der sagde at vi ikke skulle ligge under for tallenes diktatur

fordi jeg tror at mange af mine kolleger herinde

det er simpelt hen for dyrt der er ikke plads i råderummet

har men når noget er blevet ændret så mange gange som

kalkulationsrenten er som diskonteringsrenten er

halvfems i nitten ni og halvfems i to tusind og ni og i to tusind og tretten

om noget er en god forretning eller ej vindmølleeventyret er en elendig forretning hvis man kigger på det

og en rigtig god forretning hvis man kigger på det med en rente på tre procent

er det afgørende

regnemodeller og så videre i finansministeriet har for den politik vi fører

jo bare beslutte hvad vi selv gerne vil men samtidig bliver vi jo ofte mødt med de argumenter at det ikke kan betale sig eller at det er meget dyrt eller at finansministeriets regnemodeller siger det ene og det andet

sammens skyld kan man sige at vi i den grad er blevet slaver

i forhold til at sige er det her vigtigt nok for os

solidt grundlag og derfor synes jeg også

at argumentet om at vi skulle ligge på på det perfekte objektive optimale

det niveau vi er på nu når vismændene anbefaler noget andet når europa kommissionen anbefaler noget og

selv samme økonomer i må ikke lægge

fremtidige generationer det er et politisk

spørgsmål det er noget som i høj grad også skal besluttes

ikke skal tale så meget om hvorvidt noget er for dyrt eller ej når det kommer til klimaet så skal vi tale om hvorvidt vi prioriterer det nok eller ej og jeg hæftede mig specielt ved

i alternativets beslutningsforslag hvor der jo står at nogle af de konsekvenser af klimaforandringerne vi ser nu er irreversible det er tab af biodiversitet af dyr og arter som aldrig kommer igen og derfor kan man slet ikke beregne økonomisk hvilke tab der er tale om altså det giver

kan få sat gang i den grønne omstilling

når finansministeren siger heroppefra

har en energipolitik der er rigtig

rykket nogen steder overhovedet og derfor er danmark

alene i økonomiske termer bliver dyrere jo længere vi venter og i sternrapporten som godt nok er nogle år gammel men alligevel

her område siger man jo at

omkring en procent af bnp at gøre noget for at nå vores målsætninger

det koster fem ti femten procent af vores bnp ikke at gøre noget så alene af økonomiske årsager

poulsen kom med som jeg egentlig synes modsiger sig selv

refererer til en del af det der står i alternativets forslag at man alligevel ikke kan regne på det

set også enig i men når man ikke kan sætte tal på det hvorfor skal man så overhovedet diskutere om diskonteringsrenten er den ene

så er det jo et spørgsmål om om man vil prioritere noget eller

vil man prioritere noget politisk prioriterer man det politisk og så skal man selvfølgelig have et fagligt grundlag og det kan så være

tre procent eller en anden procent men det skal være ens og så har man ligesom det som udgangspunkt så hvis man alligevel ikke kan sætte tal på

klimaudfordringen og biodiversiteten

helt uden for den logik at man kan regne med hvad det så vil koste

det er irreversibelt derfor burde man slet ikke have en rente på nogle af de ting jeg løftede bare som en diskussion at det burde man måske ikke have

når det er irreversibelt jeg håber at ordføreren

mening at have en diskonteringsrente der men jeg prøvede

mening at have en diskonteringsrente for

gerne vil sænke diskonteringsrenten

betale sig rent økonomisk og rent teoretisk i beregningerne at fremme et bestemt formål eksempelvis

klimainvesteringer men nu siger man så at der altså

slet ikke kan give mening at have en diskonteringsfaktor

ikke vil man have en diskonteringsfaktor eller vil man ikke have en diskonteringsfaktor i forhold til de her spørgsmål det tror

sf jo forslaget vi har også tidligere selv foreslået det at sænke diskonteringsrenten jeg mener bare at

en jernbanestrækning og så videre

arter i danmark som vil uddø hvis man ikke gør et eller andet så er det irreversibelt jeg håber at

stillet af alternativet og handler som bekendt om

i grøn omstilling ved at sænke diskonteringsrenten

jo altså den rente som man bruger til at beregne om en investering er rentabel eller ej når man skal beregne nutidsværdien

jeg vil godt slå fast at vi fra konservativ side

den grønne omstilling men det her med at bruge det redskab

bliver lagt op til her altså ved at ændre på måden vi regner på

er den rigtige vej at gå

det bliver så neutralt som overhovedet muligt det er vigtigt

baseret på så meget viden og faglighed som muligt

så kan vi også bedre med åbne øjne og på objektivt grundlag prioritere de politiske områder som vi

for eksempel være klimaområdet det synes jeg også

har vi også gjort ad flere omgange for eksempel med den

brede energiaftale vi har lavet som alle folketingets partier står bag hvor vi sætter turbo på den grønne omstilling opfører tre nye havvindmølleparker og sænker elafgiften og elvarmeafgiften

så det også bliver mere rentabelt for danskerne at bruge den grønne strøm

at være fuldstændig uafhængig af fossile brændsler

et nulemissions samfund er jo også en ambition som står intakt en målsætning som vi skal have

politik og det er prioriteringer det er fornuftige prioriteringer som vi jo i fællesskab også har fundet nogle penge til

så man kan sagtens lave grønne investeringer uden at skulle manipulere

med diskonteringsrenten det handler bare om politisk vilje til at gennemføre de investeringer der er nødvendige og så synes

nytter ret meget at vi så begynder at ændre tingene

det ser lidt billigere ud på papiret for i sidste ende handler det bare om politisk vilje til at gennemføre den politik som man

synes er rigtig så vi støtter fuldt op om intentionerne om at vi skal investere mere

den grønne omstilling fra konservativ side men vi synes ikke at vi skal til at ændre på regnemodellerne for at nå dertil så vi støtter ikke beslutningsforslaget

være mere bevidst og eksplicit

i hvilket leje man kan lægge diskonteringsrenten så det giver mening

som som er det etiske valg er jo hvordan vi

og finder et leje og og vi kan jo så opfordre

hvor det her niveau skal ligge fordi det jo netop er et etisk valg der handler om hvordan vi værdisætter fremtiden i forhold til nutiden det er jo korrekt som ministeren også har fremhævet i sin tale at diskonteringsrenten gælder for

politisk opgave der handler om at prioritere projekter det er jo det vi gør i det daglige herinde når vi forhandler for eksempel energipolitik eller

vil have kulkraftværker hvor mange motorveje vil vi have i forhold til

jernbaner og så videre og så videre

betyder det jo faktisk noget hvor dyre projekterne ser ud og der er det jo sådan som fru fru lisbeth bech poulsen også har fremhævet senest i debatten her

og de ville se billige ud som en god investering for fremtiden hvis renten dengang havde været på tre procent i stedet

derfor må den måske også være underlagt en politisk debat og det er jo det vi lægger lidt op til

vælge en vilkårlig rente men det er jo slet ikke det vi lægger op til danmark ligger i dag med en rente på fire procent på et niveau som er lidt lavere end frankrigs og lidt højere end tysklands

at flytte den lidt op eller ned ligger helt inden for de faglige

rammer for diskonteringsrenten men det vi netop har brug for er at de store fremadrettede projekter især på klima og energiområdet

som der jo i den grad er behov for nu for at spare fremtiden for en række udgifter som følge af klimaforandringerne

og det er ikke manipulerende i den forbindelse at sænke renten til tre procent det har vores nabolande det er der anbefalinger fra vismændene om og det anbefaler eu i mange sammenhænge så det er baggrunden for at vi er kommet med det her forslag om at sænke renteniveauet fra fire procent til tre procent og så i øvrigt følge

yderligere afvikling

renten som ligger i

og jeg hører også enhedslisten og sf være positive over for forslaget jeg hører også

og måske endda presse på for at vi får skubbet renten

da der ikke er flere som har bedt om ordet er

sådan startede jeg sidste år på et

har naturligvis en helt central opgave i løbende at fremlægge sine regnemetoder herunder så vismændene som økonomiske vagthunde og andre fagøkonomer kan kigge med i beregningerne og se om der er noget der skal kritiseres hvis det er nødvendigt

og over at stå klar med svar hvis der kommer specifikke spørgsmål fra folketinget

bliver spurgt til det de krav synes jeg

embedsværket lever op til i dag

fuld åbenhed vil betyde et stort ressourcetræk på embedsværket og et enormt bureaukratisk bøvl

at de har udarbejdet et justeret beslutningsforslag der er mindre vidtgående end det vi behandlede sidste år der er flere gode elementer i det nye beslutningsforslag jeg anerkender

men jeg anerkender ikke forslagsstillernes ønske om at kunne regne videre på finansministeriets beregninger uden at finansministeriet så

jeg er nemlig tilhænger af den model vi har

hvor vi har et kompetent og upartisk embedsapparat der leverer retvisende og troværdige skøn uanset regeringens partifarve og som bruger de samme regnemetoder og laver de samme skøn

under den anden det synes jeg faktisk vi skal værne om og så har vi jo et system hvor embedsmændene regner men de ansvarlige ministre står til ansvar og på mål for

den politik der bliver ført både over for folketinget og

en balance og en arbejdsdeling mellem den udøvende og den lovgivende magt og det er et godt system som jeg mener vi skal holde fast i vi politikere skal passe på at vi ikke begynder at politisere over regnemetoder og kommatal

det er vel ikke derfor vi er politikere

rigtig sundt for dansk økonomi og den politiske debat at embedsværket arbejder efter den bedst kendte faglighed og at vi som politikere også skal acceptere at der er usikkerhed i de tal der lægges frem

må jeg sige at hensynet til at tage højde for usikkerhed som er vurderet af fagpersoner vurderes højt af mig når det er sagt

gerne understrege vigtigheden af at der er åbenhed omkring centrale beregninger og data der anvendes i

og jeg synes egentlig at der allerede

altså at der allerede

er en høj grad af åbenhed der desuden

få svar på de spørgsmål der måtte være både i form af skriftlige svar og ved tekniske briefinger på et ønsket

emne samtidig sender mit ministerium som

dataark til finansudvalget og andre

senest har økonomi og indenrigsministeriet også taget på sig at offentliggøre figur og tabelark

når der kommer nye publikationer på gaden det synes jeg er et godt tiltag

er også en omfattende dokumentation af finansministeriets regneprincipper på finansministeriets hjemmeside dertil kommer som nævnt muligheden for at kunne stille de specifikke spørgsmål og få konkrete svar til fremgangsmetoden i beregningerne spørgsmål som altid besvares efter bedste evne

passe på med at drukne os selv

at offentliggøre uddybende bilag om hvad der for eksempel ligger til grund

hvor det er relevant i forbindelse med større reformer og skatteændringer og fortæller hvad virkningerne er jeg synes også vi skal arbejde videre med ideen om at udviklingen i kommunernes og regionernes økonomi per automatik sendes til folketinget når der indgås nye økonomiaftaler

også fast dataark til finansudvalgets medlemmer så tallene bag de økonomiske fremskrivninger er tilgængelige i excel for dem der

regne videre det dataark ved jeg fra mine embedsmænd mange interessenter udtrykker stor glæde for

have en dialog med finansudvalget om om der er andre ønsker til data

blive i tvivl om hvad efterspørgslen reelt dækker over

også angivet at problemet er at tallet angives i afrundet form og at beslutningstagerne i stedet for mener at man blot skal skrive forbehold og usikkerhed i noterne det synes jeg altså ærlig talt ikke vi skal blande os i som politikere hvis der er en usikkerhed må dem der skriver notatet og lægger faglighed bagved også kunne stå på mål for hvordan usikkerheden kommer til udtryk i sidste ende har vi alle sammen gavn af at danmark har en lang tradition

udarbejdes af et fagligt og upartisk embedsapparat

muligt kan samle hele folketinget om en tekst der fastsætter nogle rammer om åbenhed og skaber ro mod politisk indblanding i embedsværkets faglighed men som beslutningsforslaget

konkret nok og det kunne blive meget uoverskueligt og give en stor arbejdsbyrde

at være ret konkrete på hvad vi gerne vil og vi sætter otte punkter ind om hvad det

efterspørger tal analyser

som må formodes allerede at eksistere i i forvejen

støtter jo op om at der også burde være mere

nogle skal kigge ministeriet over skulderen

på ingen måde forudset den reaktion fra fru lisbeth bech poulsen jeg afsluttede

min tale med at sige at vi vil arbejde på at lave en beretning der kan samle hele folketinget om at få mere åbenhed ind i regeringens beregninger og samtidig også sikre at er en armslængde så vi ikke blander os i det faglige indhold

tak den fremstrakte hånd vil vi gerne tage imod

beretning men at få at vide at nu fejer man bare alting af bordet og nu vil man ikke være med til at lave åbenhed det havde

nu er det ikke min opgave at gøre

finansministeren glad hvis finansministeren mener at

og sf og enhedslisten skal være dybt taknemlige over at man vil skrive en beretning når vi

finansministeren sagde for et år siden hvor det virkede som et uoverskuelig stort stykke arbejde og vi så

hvad det er vi efterspørger for ja i sidste ende demokratiets skyld fordi vi gerne vil have noget offentlighed omkring de beregninger som er så afgørende i

at jeg er glad for at ministeren vil lave en eller anden beretning ville bare være gladest hvis ministeren kunne se

lave det der er godt for at vi får mere åbenhed

beregninger jeg startede hele min tale med at anerkende at forslagsstillerne har lyttet til

blev rejst sidste år og justeret forslaget til så det er langt mere præcist der er dog stadig væk elementer i forslaget der gør at jeg ikke kan støtte det og derfor prøver jeg at sige hvad er vores mulighed som som folketing når man har et beslutningsforslag fra oppositionen som man ikke kan støtte fuldt ud men alligevel er enig i intentionerne bagved hvad er vores

foreslår jeg stadig væk uanset om fru lisbeth

poulsen måtte afvise den fremstrakte hånd

jeg undrede mig over at ministeren

at meget af det her vil blive meget tungt og omkostningsfuldt

og som man må formode ligger i en eller anden

at hvis der er en usikkerhed så bør denne fremlægges der er det jo sådan at

angives som intervaller hvad tænker ministeren om det

tungt og omkostningsfuldt

nævnte at det tidligere forslag indbefattede en model der ville være tung og omkostningsfuld men når

sagt at det nuværende forslag ville være tungt og omkostningsfuldt jeg har for eksempel sagt

låner af finansministeriets faglighed uden at vi som ministerium

regnes videre på derfor er der nogle ting i forslaget som jeg er uenig i

synes faktisk det er rigtigt at kunne arbejde videre ved at sige hvad der så

og så er det vejen frem fra et beslutningsforslag

er den måde man manifesterer den enighed der måtte være

der bruges i politisk sammenhæng hvor man

er meget stålfast og siger det her vil komme til at koste

det man ofte gør ikke altid

at man vurderer hvad middelskønnet er ud fra den usikkerhed der er og hvis der er en stor usikkerhed nævnes det eksempelvis sådan det beregnes med betydelig usikkerhed at omkostningerne vil være x

tydeligt se hvad usikkerhedsfaktoren i det her er i forhold til andet især når man som medlem af finansudvalget er vant til at læse de mange svar

en diskussion i finansudvalget

hvilke elementer i det her beslutningsforslag

kunne arbejde videre med jeg tænker egentlig vi bør nedsætte en arbejdsgruppe

konkrete elementer et et meget meget stort irritationsmoment for mig i hvert fald er feks at når regeringen fremlægger sit

bliver det ikke samtidig fremlagt hvad væksten i det offentlige forbrug er der går faktisk nogle dage inden vi får at vide hvad væksten i procent i det offentlige forbrug er og vi skal selv sidde og lave vores egen husberegning vi kan godt regne ud det ligger et sted mellem nul

fem men så længe der ikke ligger et officielt tal som vi kan bruge

ligesom bagud i diskussionerne og det er enormt ærgerligt

finansministeren kunne sige jamen selvfølgelig skal der skal der foreligge den slags nøgletal når man når man fremlægger

forbrug når man præsenterer finanslovsforslaget vi har fulgt

offentliggørelse af ting men hvis det er til hjælp for arbejdet at man

sådant tal frem tidligere

i hvert fald et par dage inden der kom et tal ud og i den tid

lidt svært at vide hvad for et tal vi skulle arbejde med og det viste

forbrug var lavere end det demografiske træk og det havde været

en central oplysning at få frem i det øjeblik

kommer skævt fra start når den slags tal ikke ligger der det samme

kommuneaftalerne og aftalerne

danske regioner der er det også fuldstændig umuligt at læse tabellerne altså man skal selv ind at lave beregninger

hvor meget væksten i i det offentlige forbrug er

for for henholdsvis kommuner og regioner når de aftaler ligger

lavet på baggrund af de ønsker som kommunerne selv er kommet frem med i forhold til hvordan de fremstår og offentliggøres

i forhold til aftaler er det sådan set den part vi forhandler med der er en af de afgørende faktorer

hvordan det fremstår men

min tale fra starten af jeg synes også for eksempel skal arbejde videre med ideen om at udviklingen

regioners udgifter per automatik sendes til folketinget når der indgås nye økonomiaftaler så jeg tror sådan set at vi kan dække over det som

er jeg her på vegne af herre benny engelbrecht og jeg læser hans ordførertale op som ved det oprindelige beslutningsforslag fra samlingen to tusind og sytten

atten er socialdemokratiet enig i intentionen med forslaget åbenhed omkring ministeriernes arbejde

vigtigt ikke bare for folketingets lovmæssige arbejde men også for den demokratiske samtale det er vigtigt at vi i folketinget har gode muligheder for at få udleveret de informationer vi har brug for så vi kan føre den nødvendige kontrol med regeringen derfor forstår vi forslagsstillernes intention om at beregninger der ligger bag lovforslag økonomiske planer

skal være så tilgængelige for folketinget som muligt

kvittere for at forslagsstillerne har præciseret beslutningsforslaget sådan som vi efterspurgte under behandlingen af det lignende forslag fra sidste år det er vigtigt for socialdemokratiet at forslaget ikke medfører store mængder af informationer om de mange beregninger der går forud for de komplekse lovforslag vi behandler her i folketinget i sidste ende kan det udløse en uhensigtsmæssig større mængde bureaukrati der gør processerne unødig dyre og mere besværlige vi risikerer dermed også at overse vigtige pointer og perspektiver i de potentielt enorme informationsstrømme som beslutningsforslaget kan medføre ud fra et demokratisk perspektiv er ingen interesserede i en sådan tilstand socialdemokratiet vil gerne bidrage

at sikre åbenhed og transparens i beregningsforudsætninger

have været her men han sider i nogle forhandlinger så jeg har lovet at læse hans tale op

hundrede og sytten vil pålægge regeringen altid at

økonomiske beregninger der ligger til grund for lovforslag aktstykker regeringsudspil og planer samt politiske aftaler og forlig på en måde der sikrer fuld gennemsigtighed undtagen i de tilfælde hvor særlige konkrete grunde såsom rigets sikkerhed statens økonomiske interesser og lignende taler imod en sådan offentliggørelse det er vi sådan set helt enige i i dansk folkeparti men sådan er

efter vores opfattelse også i dag vi kan som medlemmer af folketinget stille alle de spørgsmål

vil så vi mener måske at forslaget er

minimum af oplysninger der skal medfølge forslag fra regeringen så vi afviser ikke

om vi kan finde en løsning som ikke bare giver mere bureaukrati og en masse udregninger som ingen vil bruge eller har brug for

kommer med et udspil på et område

vi læser udspillet igennem og så kommer

med en umiddelbar reaktion men så stiller vi spørgsmål

og med adfærd enkeltvist og samlet set hvad er indkomstfordelingseffekten altså hvem får gavn af det her er det dem med de laveste indkomster er det

så sker der ofte det at vi får svar på spørgsmålene lige inden eller måske på selve dagen eller måske endda

en time før at der lander en aftale

til det oprindelige udspil når der så ligger en aftale

så læser vi aftalen igennem kommer med en umiddelbar reaktion og stiller nye spørgsmål

det ville da være dejligt hvis de mest centrale nøgletal dog fremgik fra start både når der er et udspil og

fleste politikere sikkert kan nikke genkendende til

den del af det deler vi

at læse op siger at vi ikke vil afvise at vi kan indgå i en dialog hvor vi kan se på hvad det er for nogle ting man kan gøre

det bedre men vi vil bare ikke have den her fulde løsning sådan som

at det vil medføre yderligere embedsvælde og alt for

dem vi kan bruge til noget derfor er det også bedre ofte at man ikke forplumrer det hele ved at komme med alt for mange beregninger som fortæller forskellige ting man er nødt til at vælge de beregningsmodeller

og de beregninger ud fra de spørgsmål som de forskellige partier

i forbindelse med eventuelle politiske forhandlinger det er den normale måde

venlig tilkendegivelse af at der er noget at komme efter her

min første kommentar min første bemærkning jo desværre er ret kendetegnende

får talmaterialet her i folketinget altså hvordan den lovgivende magt

hvad tænker herre hans kristian skibby om at vi at vi tager en

her beslutningsforslag om til en slags smørrebrødsseddel og så kan man

en grundig diskussion af det i finansudvalget

ikke i finansudvalget og derfor skal jeg jo ikke komme her og fortælle hvordan finansudvalget skal håndtere

jeg er sådan set budbringer for at sige at vi

diskutere det men vi vil ikke lave modeller

fra df at vi blev ret specifikke i forhold til hvad vi ønskede os

som er bureaukrati som er ligegyldigheder det

forholdet mellem folketinget og regeringen og at vi hurtigt

skatteudspil kom i to tusind og sytten

i virkeligheden og som boede i et meget stort hus altså

så heldigvis selv havde nogle økonomer der kunne sige det der ser meget meget mærkeligt ud og svaret var

indtil det til sidst blev afsløret at det var konstrueret til at skulle vise noget bestemt

hvor stor en kravspecifikation der skal være

de politiske forhandlinger der må være derfor siger vi hos dansk folkeparti det giver god mening at drøfte de ting i forhold til om den der detaljeringsgrad

kan blive højere eller den kan blive lavere i forbindelse med forhandlingerne men vi vil altså ikke være med til en model hvor vi skaber unødigt bureaukrati

som baggrundsnotater men som man vitterlig måske godt kunne undvære i en politisk diskussion

allokerer ressourcerne til de typer af spørgsmål

hvordan vi håndterer det rent proceduremæssigt med de forskellige ministerier og de folk som skal sidde og lave beregningerne for vi vil i hvert fald hellere have at man bruger tiden på at beregne de

så er det herre jacob jensen venstre

til sf og enhedslisten for kan man sige igen

særlige omstændigheder rigets sikkerhed og andet som man skal selvfølgelig

genbruge talen fra tidligere men

den ulejlighed lige at gøre det lidt mere specifikt og jeg ved også at fru lisbeth bech poulsen ved at jeg også tidligere har tilkendegivet at være netop positiv

en diskussion omkring de her spørgsmål

der er nogen i folketinget endsige regeringen som

det skal selvfølgelig være fremme i lyset og relevant for den

den åbenhed i centraladministrationen og det synes jeg

er som herre rune lund nævnte før altså kigge nogle af punkterne igennem og

noget noget enighed i en en fælles beretning omkring de her ting

så overraskende når

arbejde videre med det her på men når det så er sagt

to streger under det og vi så tager det der ser bedst ud altså det er jo

drejer sig om når vi diskuterer tingene og tager nogle beslutninger herinde selvfølgelig skal vi have noget

talmateriale og nogle beregninger og nogle vurderinger fra vores

verdenskendte model med at vi har neutrale embedsfolk som laver de beregninger

der bliver efterspurgt både fra regeringen men

fra folketingets partier

jo ikke ved at der kan være tidspunkter

kan man gøre noget fremlægge nogle ting på et tidligere tidspunkt og der kommer nye tal og kan det så komme hurtigere frem til

måske pragmatisk vurdering og forslag at komme med at vi netop kan sætte os sammen i en eller anden forsamling jeg ved ikke hvordan man rent praktisk skal gøre det men i hvert fald sætte

og sige hvad er det så der kan arbejdes videre med men lige konkret i forhold til forslaget her ville jeg altså være lidt påpasselig med

vigtigste når vi står her på talerstolen og andre steder og forhandler om politiske ting men jeg er helt med på at vi kigger på hvad det er for nogle temaer der ligger

en fællesnævner vi i givet fald kan komme frem til i en beretning som vi kan tage som et

eksempel i efteråret to tusind og sytten fremlagde

et skatteudspil fra regeringens side

konstrueret en meget spidsfindig familietype der ikke rigtig

tid med at diskutere hvor socialt balanceret

og ja hvis direktørfamilien så får mere ud af det

vi synes at de skal have det

det er jo baggrunden for at for eksempel punkt fire i det her er med altså at vi er enige om hvad det

politisk udspil eller forslag

man diskuterer men men det er også et af de steder

egen regning at man skal standardisere det fuldstændigt der er også familietypeeksempler som er mere relevante end i forskellige politiske sammenhænge og så ville det da ikke give så meget mening at vi kom med en

set slet ikke lå inden for den skive af det som det politiske forslag gik målrettet

synes man godt kunne kunne arbejde videre med

så det er bare en positiv tilkendegivelse

det er jeg også glad for og herre jacob jensen har

der kan være forskellige familietyper der er relevante til forskellige

så længe det ligesom bare bliver gjort meget tydeligt hvad man har lagt til grund så man ikke får konstrueret et eller andet som der måske ikke er en eneste person ude i landet

heller ikke at nogen regering uanset farve vil have nogen interesse i at konstruere et eksempel som man så ikke kan genfinde et

prøvet at vise som det eneste rigtige

det findes så ikke og så falder det hele til

vi har de største udfordringer her

da der bliver indgået en finanslovsaftale og så kører den hele morgenen det er i politiken og det er også på morgenfladen i

væksten i det offentlige forbrug ligger klart under det demografiske træk vi er faktisk nede på det halve af hvad der skal til for

altså at der skal følge

bliver flere ældre og unge i samfundet det synes jeg er enormt frustrerende og jeg synes faktisk det er udemokratisk og jeg synes det er en måde at smide et røgslør

en ordentlig og åben debat om den politik der bliver lagt frem så kunne det ikke være

tager fat i nogle centrale elementer

kommuneaftaler og siger inden inden for de specifikke områder som være nogle hovedklumper er

stå og bestemme hvad man skriver som overskrift i politiken eller hvad det var for et eksempel man

for de politiske holdninger og de aftaler som venstre

jo ikke stå til regnskab for trods alt

fald ikke være med til at føre politik endsige

procedurer og alt andet af hensyn til hvordan pressen skal modtage

det det vil jeg ikke jeg vil gerne være med til

hvordan vi så også fremadrettet uanset hvem der måtte

materiale vi kan vi kan arbejde videre med i de forskellige forslag

meget snarligt folketingsvalg kommer til at gå at herre jacob jensen kommer til at være i opposition til en ny regering det er vælgerne der afgør det

er en regering som venstre er en del af

synes herre jacob jensen så ikke at det ville være meget naturligt

samtidig fremgår meget tydeligt hvad væksten i det offentlige forbrug er

den debat der kører fra om morgenen og

løbet af dagen specielt når finanslovsaftalen bliver fremlagt ligesom foregår på et

glimt i øjet selvfølgelig men

rune lund i at lige præcis et bestemt tal væksten i det offentlige

stå hen over forsiden på finanslovsforslaget

interessant for danskerne og alle mulige andre i den politiske forsamling er

der ligger en masse talmateriale bagved

skulle fremtrække et enkelt specifikt tal fordi herre rune lund synes det var interessant

ment som et eksempel på noget som må betegnes som et temmelig centralt

som bliver diskuteret meget

som vi jo også da det blev fremsat syntes var noget

ikke syntes var skruet sammen på den rigtige måde og efterfølgende har vi jo haft en

vi oplever som som udfordringerne her i folketinget når der bliver fremlagt aftaler

største udfordringer er at det ved centrale aftaler ikke mindst økonomiaftalerne som bliver lavet med kommunerne altid lige før sommerferien ikke fremgår meget tydeligt

aftalen betyder samlet set altså hvor meget mere der bliver tilført til at forbedre velfærden ikke mindst i forhold til hvor meget mere der er behov for i forhold til det stigende antal ældre og unge som vi ser i øjeblikket altså i forhold til det

til at opretholde det samme serviceniveau i takt med at vi bliver flere unge og ældre

en kommuneaftale mellem regeringen og kl eller af den aftale som bliver lavet mellem regeringen og danske regioner i forhold til

det har vi absolut

håbløst og der går alt for lang tid inden vi

dem får vi først når vi per standard det gør enhedslisten altid stiller stiller en række spørgsmål til fordelingsvirkninger til hvem der

vi får en ordentlig debat men de eksisterer ikke et andet eksempel er jo helt tydeligt

at det lykkedes regeringen at spinne hele morgenfladen i medierne i

det er en gaveregn at det bare er supermange penge til velfærd når der ikke engang er nok penge

ikke engang er nok penge til

så kan serviceniveauet fastholdes og det

ødelæggende for en demokratisk

specielt når der kommer større udspil fra regeringen

at der er en række oplysninger som vi godt kunne tænke os det

det koster efter det der hedder tilbageløb

man har indregnet de såkaldte adfærdseffekter

set det burde være standard at man altid leverer tallene på de tre parametre så bør der være fordelingseffekter altså hvem får noget ud af lovforslaget hvis man man sænker skatten på luksusbiler eller hvis man vælger

i intervaller på ti procent i forhold til

den sidste percentil altså den ene procent

standardoplysninger som vi spørger ind til når der kommer udspil og

tage en politisk diskussion om hvad fordelingsvirkningen er af de forslag der bliver lagt frem

meget fin tilkendegivelse fra finansministeren i dag at det er

omkring hvad det er der ligger til grund for de familietypeberegninger

statsministeren i august to tusind og sytten fremlagde regeringens forslag til

fik meget mere ud af det her end direktøren

fuldstændig absurd forkert men altså det var jo en spinøvelse

som statsministeren prøvede at gå ud med fordi man havde brugt nogle fuldstændig vanvittige måder at regne ud på hvem der fik gavn af forslaget og hvem der ikke fik gavn af forslaget så der handler det

både om at man laver nogle standardiserede familietypeberegninger som man bruger

kan sammenligne forslag på tværs men det handler selvfølgelig også

jo svært at være imod åbenhed

man er åben hvis åbenheden for eksempel medfører at tal der bliver lagt frem kan blive misbrugt

finansministeriets tal men kommer til nogle konklusioner som finansministeriet måske ikke ville være enig i på baggrund af udregninger

være med til at skævvride debatten og det er der vel ikke

har vi allerede rig mulighed for at blive klogere på den måde

i finansudvalget har vi en tæt dialog med finansministeriet det økonomiske råd og andre relevante aktører i den offentlige debat og det er bestemt noget

vi skal holde fast i det er rigtig godt det kvalificerer den politiske debat

hånd til forslagsstillerne og det vil jeg gerne kvittere for

kan være mere åben og det bidrager til at gøre den offentlige debat mere kvalificeret

er der også nogle ting i det her forslag som vi ikke sådan umiddelbart kan tilslutte os for eksempel at man automatisk offentliggører udviklingen på det demografiske træk eller fordelingsvirkninger af bestemte politiske aftaler det er efter min opfattelse

der er nogle politiske mål som på en eller anden måde har

en vigtighed der gør at de skal blåstemples af et ministerium og

er noget der er meget meget vigtigt det er helt legitime politiske mål at have det må man gerne

det er helt fint men at

automatisk fra ministeriernes side skal sige hvad

forslags virkninger er på de her forskellige politiske målsætninger

sti vi skal gå ned ad

lige noget vi selv kunne finde på fra alternativets

jeg vil bare ganske kort sige at

netop er noget vi også arbejder for så derfor synes vi forslaget er sympatisk og også

går vi videre til herre martin lidegaard

tak til sf for endnu en gang at bringe dette forslag til torvs nu i en lettere revideret og mere tilgængelig form om man så må sige og tak til finansministeren for

i forslaget med en lille bekymring for

omfattende det kunne blive og det tror jeg da vi kan rumme hvis vi kan finde et flertal det vil vi meget gerne bidrage til med henblik på at

det konservative folkeparti går vi også ind for åbenhed

med at takke for beslutningsforslaget og de intentioner

jo som flere har været inde på et redigeret beslutningsforslag i forhold til

en balance mellem hvor mange ressourcer og hvor meget bureaukrati

og derfor synes vi nok også at vi langt hen ad vejen er dækket ind af de nuværende regler altså der jo mulighed for som

folketingsmedlem at stille en række spørgsmål til ministeren både § tyve spørgsmål og udvalgsspørgsmål og så videre

man betyder det så at vi ikke kan gøre tingene bedre

ikke stå her definitivt

set alle sammen en interesse i at vi får kvalificeret

men selvfølgelig med det sigte

overhånd og skabe unødig meget bureaukrati

de to ting skal nogenlunde kunne

få udarbejdet en beretning hvor vi får kigget

baggrunden for det forslag som sf sammen med enhedslisten

her i dag er jo det forslag

også fra cepos og det tager

er en bred interesse i mere åbenhed end der er

svinger regeringsmagten også og så kan det jo være

ser frem til en tid i opposition som også synes det kunne have en værdi at kigge

den kommende regering i kortene men

det her skatteudspil regeringen har lagt frem får hkeren mere

i skattelettelse end direktøren både

engang medierne indtil vores egne økonomer siger

nogle andre der siger et andet tal og så ender de med at

nogle fælles klare regler for og en aftale med hinanden om hvad

og økonomiske planer bliver lagt frem tror jeg vi alle sammen

vil svare på her her som jeg hørte finansministeren

det her med præcision i besvarelser

vi under punkt fem har det eksempel at

der for eksempel ved demografiske udgiftstræk bliver rundet op og ned til hele og halve

trækket er oplyst til at være en milliard kroner hvert år

ti en halv milliard

økonomiske politik eller det billede man kan male af at noget er meget dyrt eller meget billigt eller hvem der får noget ud af

baggrunden frem den her bureaukratidiskussion jeg synes vi

ting vi ønsker os under de otte punkter er jo data som selvfølgelig er til rådighed ellers laver man ikke de her ting så det er tal man allerede

de borgerlige partier og regeringen siger at man gerne vil lave en beretning

hvad regeringen og hvad folketingets partier kan

her er ikke en øvelse i at give finansministeriet flere arbejdsbyrder det her

der kommer så uanset

bemærkninger som folketingets partier er kommet med at vi får et arbejde i gang

vi helt konkret gennemgår de her ting og så bliver enige om hvad der skal være yderligere åbenhed om i fremtiden

sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til finansudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

tak og tak for beslutningsforslaget fra socialistisk folkeparti som vil pålægge regeringen

lovforslag der sikrer at der føres tilsyn med alle udenlandske kapitalfonde som indleder opkøb af infrastruktur fast ejendom og større ejerandele i danske selskaber ifølge beslutningsforslaget

er formålet så vidt muligt at afdække om kapitalfonde har medvirket i samfundsskadelige aktiviteter som eksempelvis skatteunddragelse inden en handel gennemføres de oplysninger som tilsynet afdækker vil kunne indgå i både sælgers og i danske myndigheders beslutning om hvorvidt en handel skal gennemføres eller godkendes der lægges op til at der sker et særlig skærpet tilsyn hvis en udenlandsk kapitalfond ønsker at købe forsyningsselskaber og kritisk infrastruktur regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget og det kan vi ikke af en række årsager som jeg vil forklare

mener vi danmark skal være attraktivt at investere i for udenlandske investorer vi mener den fremlagte model fremstår som værende i modstrid med eu retten vi mener det kan blive meget

ønsker ikke at straffe personer og virksomheder som ikke er dømt for noget ved at fratage dem retten til at eje danske virksomheder og så mener vi heller ikke at danmark skal gå enegang på det område som er mere egnet til internationale løsninger

nyder vi i danmark godt af at udenlandske investorer investerer i danmark det har stor betydning for en lille og åben økonomi som vores og er centralt for

benspænd for udenlandske investorer der ønsker at investere i danmark det er heller ikke min opfattelse at vi skal mistænkeliggøre udenlandske investeringer blot med henvisning til at de er udenlandske som om at det skulle være noget særlig kriminelt at man kommer fra udlandet

med beslutningsforslaget bliver tegnet et meget negativt billede af udenlandske investorer der ønsker at investere i danmark udgangspunktet bør være at vi hilser udenlandske investeringer velkommen og ikke forsøger skræmme dem væk det er godt når udenlandske investorer vil investere i danmark det er udtryk for at danske virksomheder er attraktive at investere i og vi skal være klar til at udenlandske investorer også kan købe virksomheder i danmark det er der som udgangspunkt ikke noget galt i det er som udgangspunkt faktisk positivt regeringen anerkender selvfølgelig at der kan være udfordringer når visse udenlandske investorer som er problematiske for offentlig sikkerhed eller orden eller som har begået alvorlig økonomisk

også nødvendigt at finde en balance mellem hensynet til at sikre danske interesser og hensynet til at opretholde et godt åbent dansk investeringsklima

eventuel model for kontrol med udenlandsk økonomisk aktivitet

som er ved at få afdækket nogle forhold som er vigtige for det vi diskuterer med det

gerne afvente at de to arbejdsgrupper bliver færdige før vi vil tage stilling til eventuelle nye initiativer på området den ene arbejdsgruppe der

ser nærmere på muligheden for at gribe ind over for udenlandsk økonomisk aktivitet der er problematisk for den offentlige orden eller national sikkerhed arbejdsgruppen ser også på hvordan udenlandske investeringer kan screenes så

regulere ejerforhold i samfundskritiske sektorer for personer

virksomheder som er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet der er mange forhold der

hvis man vil indføre en mulighed for at regulere ejerskab det gælder både

de undersøgelser vil blive foretaget med øje for generelle principper som proportionalitetsprincippet ejendomsretten fri adgang til erhverv og meget mere

som udtryk for at regeringen ønsker at etablere flere restriktioner end dem

er nødvendige for at garantere offentlig sikkerhed

som nævnt

synes jeg i hvert fald at vi bør afvente de to arbejdsgruppers

der træffes beslutning om nye initiativer et andet argument imod beslutningsforslaget er at det er erhvervsministeriets umiddelbare vurdering at det vil være i modstrid med eu rettens regler om fri bevægelighed

nationalitet sf understreger i beslutningsforslaget at det tilsyn

der bliver foreslået vil skulle gælde uanset om kapitalfondene er hjemmehørende i et eu land eller i andre tredjelande

i eu retten en traktatsikret ret til fri bevægelighed for kapital inden for det frie marked som blandt andet omfatter direkte investeringer i

virksomheder i eu der er nogle undtagelser til retten for fri bevægelighed for kapital men et tilsyn og en regulering rettet udelukkende mod udenlandske kapitalfonde vil ikke falde inden for disse undtagelser hensynet til fri etableringsret og et traktatfæstet forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet gør også at danmark ikke kan forbyde virksomheder og personer fra andre eu lande at investere

ejerandele i danske selskaber

et tredje argument imod beslutningsforslaget er at der er praktiske udfordringer med den model sf foreslår som for mig at se virker ude af proportioner der vil være meget store administrative byrder at påføre både virksomheder og det offentlige hvis der skal ske tilsyn af alle udenlandske investeringer i danmark sådan som jeg læser beslutningsforslaget vi har i dag i danmark over trehundredetusind kapitalselskaber og hvis selskaberne skal afvente et offentligt tilsyn hver gang de sælger såkaldte større ejerandele

vil rigtig mange virksomhedsprocesser

væsentlig forsinket og det vil gøre det besværligt at investere i danmark

lægges op til at indføre restriktioner for

og virksomheder der reelt set ikke er dømt for noget strafbart men kun på baggrund af en administrativ vurdering det er meget indgribende

jeg er enig i at vi skal kunne gribe ind i særlige tilfælde som jeg har skitseret tidligere men en generel mulighed for at begrænse muligheden for at eje

jeg nævne at hvis der skal indføres nye regler for internationale investorer

bør de indføres på enten europæisk plan eller eventuelt

da sagerne må siges at have en grænseoverskridende

tror vi ikke på at dansk enegang er hensigtsmæssig på området her hvis vi skal opretholde det gode internationale investeringsklima man

en særlig besværlig proces

det danske investeringsklima blive vurderet til at være dårligere end andre landes investeringsklimaer og det er vi ikke ikke interesseret i så må baggrund af alle disse argumenter

så siger vi tak til erhvervsministeren og så går vi over til ordførerrækken

ønsker at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag som skal sikre at der føres tilsyn med udenlandske kapitalfonde

tilsynet skal høre under finanstilsynet

af typer af opkøb som nævnes er der infrastruktur fast ejendom og større ejerandele i selskaber og tilsynet skal afdække om de pågældende kapitalfonde har medvirket i samfundsskadelige aktiviteter såsom skatteunddragelse inden en handel kan kan blive gennemført

vi bestemt forslagsstillernes bekymringer hvad angår nogle af de opkøb der bliver foretaget af kapitalfonde i de her år vi ser at overskuddet bliver kanaliseret videre i skattely for nogles vedkommende

vidner det om at det ganske enkelt er en mangel på samfundssind hos de her kapitalfonde der

sag efter sag har har sat foden ned her i folketinget vi har set sagen om blackstone en kapitalfond og

opkøb af udlejningsejendomme i københavn hvor de spekulerer i den danske boliglovgivning for at presse huslejen højt op for københavnere der bor til leje

ublu huslejer og med udspring i den sag har vi jo sammen med forslagsstillerne og enhedslisten radikale venstre regeringen og dansk folkeparti nedsat

hurtigt arbejdende ekspertgruppe der skal se på opkøb og moderniseringer af boligudlejningsejendomme og med udspring i radiussagen har vi sammen med forslagsstillerne og enhedslisten alternativet radikale venstre og dansk folkeparti netop formuleret en beretning i finansudvalget hvor vi giver udtryk for at vi vil fastholde ejerskabet af kritisk infrastruktur enten gennem

eller offentligt ejede selskaber og hvis der i et statsligt aktieselskab som vedrører kritisk infrastruktur

skal aktiemajoriteten fastholdes på statslige hænder samtidig vil vi igangsætte et arbejde

skal se på hvordan vi definerer kritisk infrastruktur

mener vi at fællesskabet skal have indflydelse på

der er af vital interesse for samfundet og borgerne som for eksempel naturlige monopoler på eldistributionsnettet

også i debatten om kapitalfonde vigtigt at holde balancen for der er uden tvivl brodne kar blandt nogle kapitalfonde med mangel på samfundssind men for god ordens skyld

kapitalfonde som bidrager med

bringe noget viden ind i nogle brancher i danmark og gøre dem konkurrencedygtige over for udlandet de skaber vækst og skaber arbejdspladser

skal jo passe på at vi ikke skræmmer de kloge penge væk eller uden om danmark

vurdere hvor i verden de vil investere jeg tror vi skal se på som

der virkelig overtræder loven og det gør vi ved at genoprette skat

sager her det tror jeg er en af vejene frem ellers mener

ligesom forslagsstillerne at der skal sættes ind

samfundsskadelige aktiviteter som for eksempel skatteunddragelse spekulation i skattely eller når kapitalfonde bevidst presser huslejen

til leje men i forslaget lidt uklart for os præcis hvilke opkøb det foreslåede tilsyn skal omfatte drejer det sig kun om offentlige udbud eller er det også alle private

forslaget skal kunne lade sig gøre i praksis og samlet set

sagt tidligere i den her lange række af meget uheldige eksempler der har været på hvordan tingene har været grebet an i danmark

både fra investors side men også fra myndighedernes side i forhold til manglende kontroller og manglende tilsyn med eksempelvis virksomheder der får lov til at investere i danmark i dansk folkeparti deler vi bestemt sfs

bekymring og hvad man ellers kan finde på at kalde det i forhold til

der er foregået diskussionen er jo så

medicin der skal til for at at få bugt

uden at vi går ind og ødelægger et velfungerende marked for dem som faktisk er gode til at administrere inden for lovens ikke bare intention men også lovens og lovgivningens indhold

hvis vi skal støtte eksempelvis det beslutningsforslag som der ligger her

mange af de virksomheder som faktisk vitterlig

i danmark og i eu socialdemokraternes ordfører var inde på at vi endelig ikke skulle glemme det og jeg har sådan

sidder på de store pengekasser

alle mulige andre investerer ikke bare i danmark men så sandelig også uden for de danske grænser med henblik på at sikre nogle gode afkast til investorerne og det er så de danske pensionskunder de fremtidige danske pensionister som kan glæde sig over at deres investeringer er blevet til en merværditilvækst i forbindelse med deres investering

det skyldige hensyn skal vi i hvert fald huske

vi skal stramme op over for nogle af

her som ikke formår at overholde gældende dansk lovgivning ordføreren før mig

at der er nedsat en række udvalg som arbejder med en række af de her delelementer

fast ejendom i danmark

set på hvad det egentlig er for noget der ligger bag ved

blackstone og andre jeg jeg synes jo det er helt fair hvis et udenlandsk selskab køber danske lejligheder

isolerer dem så vi har mindre udledning og

så skal huslejen selvfølgelig også stige sådan er det

ejendomsudviklere som udvikler og vedligeholder og renoverer den

i forhold til eksempelvis de arbejdsmetoder som

nogle lidt mere nagelfaste aftaler i forhold til den kritiske infrastruktur i danmark

sammen med en række af de mindre blå partier her i folketinget sagt til hinanden at vi

være med til at sælge majoritetsandele i selskaber hvor staten er med i dag

energiselskabet radius og så videre så vi synes egentlig at vi

initiativer og

de ting skal undersøges nærmere inden

begiver os ud i lovgivning og jeg synes også at vi

skyldigt hensyn til at det er vigtigt at vi også stadig væk er i stand til at tiltrække og fastholde udenlandske investorer som går ind og

i danmark på samme måde som danske pensionsselskaber

alt fra byggerier til energi

går videre til fru louise schack elholm venstre

for ordet og jeg må jo tilstå at jeg ikke er erhvervsordfører venstre har

så ordføreren kunne desværre ikke nå frem og derfor må i desværre nøjes

venstre er meget imødekommende over for udenlandske investorer eksport og investeringer holder danmark kørende derfor skal vi værne

formålet med beslutningsforslaget vi behandler i dag er at afdække om de udenlandske kapitalfonde som indleder opkøb i danmark har medvirket i samfundsskadelige aktiviteter inden en handel gennemføres et eksempel på en samfundsskadelig aktivitet er skatteunddragelse venstre anerkender at det er problematisk når udenlandske investorer ikke har rent mel i posen og de gerne vil opnå indflydelse over for danske virksomheder men vi skal være påpasselige med at lade myndighederne opstille krav til ejere af selskaber det er farligt at begynde at regulere

regulering af ejerforhold har heller ikke været en del af selskabsloven før vi har derimod opsat regler og krav til ledelsen af selskaber da det oftest er dem der tager de konkrete beslutninger for hvordan virksomheden drives for at et sådant tiltag overhovedet skal overvejes fra venstres side kræver det et enormt grundigt analysearbejde venstre vil sikre at det fortsat er

samtidig beskytte de danske interesser

vi skal sikre at danmark er konkurrencedygtigt og det gør vi ikke ved at tegne et forudindtaget negativt billede af udenlandske investorer som det allerede er nævnt

to arbejdsgrupper som på nuværende tidspunkt behandler den førnævnte problemstilling de undersøger muligheden for en national screening af udenlandsk økonomisk aktivitet der har betydning for national sikkerhed og eventuelle reguleringer af ejerforhold for virksomheder og personer der er dømt for alvorlig økonomisk

tilsyn med udenlandske kapitalfonde der indleder opkøb i danmark er venstre åbne for at et sådant tiltag skal indføres på eu plan eller eventuelt under

mener vi fordi sager om skatteunddragelse ofte bevæger sig over landegrænser eu har desuden indført en forordning om screening af udenlandske investeringer i eu lande fremover skal vi i eu være bedre til at samarbejde og udveksle oplysninger om investeringer fra tredjelande det sikrer også en bedre dynamik eu landene imellem et tilsyn som sf foreslår vil medføre en kæmpe administrativ byrde for vores over trehundredetusind danske kapitalselskaber venstre har bekæmpet administrative byrder som disse for ikke at nævne den mængde bureaukrati

som liberal kan jeg ikke støtte op

om de begrænsede muligheder forslaget vil medføre i forhold til ejerforhold og investeringer hvis vi vil sikre danmarks lille åbne økonomi for fremtiden skal vi sørge for at værne om vores gode investeringskultur hvor vi byder et internationalt samarbejde velkommen på den baggrund skal jeg meddele at venstre er imod beslutningsforslaget

enhedslisten grundlæggende at det er en god idé at

få bedre styr på kapitalfonde der opererer i danmark

enten ved at de trækker store værdier ud i skattely

fortjeneste der er langt større end hvad der var nødvendigt eller som vi ser det for eksempel i forbindelse med boligmarkedet i københavn for tiden at de er med

har svært ved at se hvilken gavn de egentlig gør

og et hurtigt afkast på deres investeringer

hvor der er blevet stjålet milliarder af kroner fra europæiske statskasser det er jo lidt bizart at virksomheder som deltager i den her slags aktiviteter samtidig ejer vigtig infrastruktur i danmark

kapitalfondene også udtryk for en tiltagende koncentration

og det betyder altså at ejerskabet i økonomien koncentreres på på færre hænder og at magten dermed jo også

koncentreres i en lille elite i toppen af samfundet

agerer og hvilken rolle de spiller i samfundet

fået det her tilsyn og hvad konsekvensen skal være for de her selskaber hvis de agerer på en måde som ikke er til gavn for samfundet altså

et par andre ting som der er sket og som flere andre ordførere også har

der er jo sådan set taget nogle fornuftige initiativer fra forskellige flertal i folketinget den seneste tid som også vedrører de her spørgsmål det ene er jo som det har været nævnt aftalen omkring blackstone altså den kapitalfond eller formueforvalter der opkøber ejendomme i københavn og driver priserne op og som har skræmt lejere

og forhindre at de misbruger boligreguleringsloven til at drive lejerne op

som handler om at det der er vores centrale infrastruktur

der skal der være et demokratisk ejerskab forstået som enten et offentligt majoritetsejerskab eller et

hvor grådige kapitalfonde kommer ind og presser prisen for almindelige forbrugere op eller på anden måde agerer

så vi har da taget nogle skridt

synes også når jeg hører debatten her at det er tydeligt at

højre side af folketingssalen en erkendelse af at

gavn men altså også virksomheder som tit agerer

i strid med borgerne og samfundets interesse så det er positivt og vi ser frem til at kunne fortsætte den her type af debatter

skal mistænke kapitalfonde blot fordi de er udenlandske

og det er det af hensyn til vækst velstand og velfærd det foreslåede tilsyn vil være administrativt tungt og det vil lægge mange byrder på virksomheder som ikke er dømt for noget eller ikke har gjort noget forkert det tjener ikke danmark at gå enegang på et område hvor internationalt samarbejde og løsninger er langt at foretrække

eus regler om fri bevægelighed af kapital og forskelsbehandling på grund af nationalitet jeg anerkender at

se på visse udenlandske investorer

den problemstilling og jeg mener at vi skal afvente rapportering fra disse arbejdsgrupper

synes vi det er et godt forslag

måske nogle steder hvor det ikke er helt klart hvad det skal ende ud i for

dem der skal føres tilsyn med men helt fundamentalt set

stor forretningspartner om det ene eller det andet hvor der skulle overtages et ansvar så skal man jo se hvad det er for en type forretningspartner man indgår aftale med og det må så også være dybdegående i alle mulige forskellige henseender når det er kritisk infrastruktur vi taler om

lander men som udgangspunkt tak for at rejse debatten igen

foreslår i beslutningsforslaget at man pålægger regeringen

om at der skal føres tilsyn med alle udenlandske kapitalfonde som indleder opkøb af infrastruktur faste ejendomme og større ejerandele i danske selskaber det er selvfølgelig ikke noget det konservative folkeparti kan støtte altså danmark er en lille

og vi er dybt afhængig af den samhandel vi har med omverdenen danske virksomheder investerer i udlandet og udenlandske

en vigtig del af den velstand vi har i danmark bliver faktisk skabt af den samhandel som vi har med omverdenen det er også en vigtig del af finansieringskilden til vores velfærdssamfund i danmark

ejer ap møller mærsk as havneterminaler rundtomkring i verden det er vigtig infrastruktur

og det er underlagt en lokal

og ikke må i de pågældende lande og præcis på samme måde er det i danmark udenlandske virksomheder og investorer og kapitalfonde investerer i danmark i alt muligt opkøb af virksomheder ejerandele aktier infrastruktur ejendomme og heldigvis for det så længe de overholder de danske love

investere i danmark vi lever i en globaliseret verden og vi hverken kan eller skal lukke ned for mulighederne for at investere i hinandens lande eller virksomheder det er det som er med til at skabe tusindvis af danske job og velstand i danmark og jeg er bange for at

har gjort noget ulovligt i deres

fast ejendom i danmark

nogle sager man skal prøve ved ved huslejenævnet

fra rundtomkring i i københavn altså det det jeg siger er

at man overholder den nationale lovgivning vi har

og der må man jo prøve de sager såfremt man mener der er foregået

var ved at være lige voldsomt nok med det

og derfor har man lavet et udvalg som så vidt jeg ved består af alle folketingets partier man siger

der foregår ikke noget ulovligt her men vi synes ikke det er hensigtsmæssigt at en udenlandsk kapitalfond i den grad presser et i forvejen presset boligmarked derfor går man ind

eventuelt skubber på en negativ udvikling i danmark ligesom

kapitalfond som macquarie der

ejer tdc eller ej

er ikke altid et spørgsmål om hvad der er lovligt eller ej men om

her arbejdsgruppe eller ekspertgruppe som skal kigge på § fem stykke

viser sig at der er sket nogle ting som er i overensstemmelse

sådan set ligegyldigt om det er en udenlandsk kapitalfond eller en dansk pensionskasse eller en

som helst anden investor som har foretaget det her hvis der er et problem med den danske lovgivning

det der vi skal sætte ind og ikke ved at begynde at føre et særligt tilsyn

som er ejet af ap møller mærsk koncernen i en række andre lande og det

kritisk infrastruktur så synes jeg måske også

bør nævne at en lang række af de havneterminaler som man har investeret i

har man jo investeret i med en tidsbestemt horisont hvor man skal

staten i de lande man har investeret

sådan en form for tilbageleveringsklausul det er der i øvrigt også med at københavns lufthavne investerede i

tyve år eller sådan et eller andet investerer og tjener nogle penge i de år og så

aflevere en fuldt fungerende lufthavn tilbage tilbage til staten så jeg synes jo ikke at

med diskussionen om kritisk infrastruktur

bare gerne have ordføreren til at reflektere på tak

frem og tilbage og ud og ind af forskellige byer og lande det er meget meget vigtig infrastruktur altså hvis man lukker helt ned eller pludselig

terminal ordentligt så har det jo meget meget store konsekvenser for det omkringliggende samfund det

set ligegyldigt om man har en kontrakt der løber i i tyve år eller

at der er den her tilbageleveringsklausul det har jo nogle

forudsætninger i forhold til diskussionen om hvorvidt man kunne gøre det for at tjene penge i en given periode eller om man gør det for

udenlandske investorer eksempelvis i usa i nogle af de stater hvor

uden at man for tid og evighed afgiver ejerskabet til sin kritiske

det her med generelt at så en mistillid til en bestemt

det skal være den nationale lovgivning som ligesom skal være styrende for hvad man må og ikke må i

må være vores hovedfokus

jo godt kan se at der ikke bliver flertal for det

par år vi har

har været kendt som noget af en selskabstømmer har bragt københavns lufthavn i vanskeligheder og har en verserende sag med

vi diskuterer blackstone

vi diskuterer dem i en grad så der er nedsat en arbejdsgruppe for

blive fordyret i går var der

udbyttesvindel og så videre de senere år

holde øje med udviklingen i danmark jeg hørte egentlig også fra hans kristian skibby at det det kan være fint nok med udenlandske kapitalfonde men hvis man kommer ind og sidder på en meget stor andel af et eller andet område i vores danske samfund som boligmarkedet feks og har magten til at forrykke

udenlandske kapitalfonde kan jo også være konstrueret på en måde så det er svært at gennemskue om de betaler skat eller ligger i skattely

handler det her om at have en diskussion om hvad der sker

på det danske marked og sætter sig på et bestemt område det kan være boligmarkedet

og påvirker det i en grad så vi

kommer den her diskussion selvfølgelig også i kølvandet på det flertal i finansudvalget der lavede en

de to arbejdsgrupper som er blevet nedsat

forhandlingerne sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget

med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage

er beslutningsforslaget bortfaldet og dermed udgår dagsordenens

beslutningsforslag og tak for i øvrigt hurtig behandling af det forrige det

forslag om regulering af bidragssatser og

sf vil forbyde realkreditinstitutter at udbetale hele deres overskud i udbytte hvis de med rimelighed som det hedder i forslaget kan forudse øgede kapitalkrav og øgede kapitalkrav må ikke kunne lægges til grund for stigninger i bidragssatserne hvis instituttet med rimelighed har kunnet forudse kravene og har kunnet opfylde dem ved at tilbageholde overskud det er ikke defineret i forslaget hvad med rimelighed præcis dækker over men det kunne man selvfølgelig

foreslås det også i beslutningsforslaget og det er noget lidt andet

at investeringsforeninger skal forbydes at betale formidlingsprovision til pengeinstitutter eller andre der rådgiver om og sælger

et såkaldt totalforbud

regeringen kan ikke støtte forslaget

vil starte med den del af forslaget der handler om realkredittens bidragssatser

provision fra boligejerne det er et område hvor regeringen i januar to tusind og sytten indgik en bred politisk aftale som også sf var med i den aftale betyder

at der i dag stilles større krav til de begrundelser institutterne skal give kunderne hvis de øger bidragssatserne for de eksisterende kunder det er efter vores opfattelse godt for kunderne at de kan få ordentlige forklaringer hvis deres bidragssatser øges

efter vores opfattelse dog ikke godt for kunderne hvis

begrænser institutternes mulighed for at fastsætte deres bidragssatser som sf foreslår

ville det skabe usikkerhed om i hvilke situationer institutterne kan justere indtjeningen det ville betyde at

realkreditinstitutterne ville have en mere usikker økonomi det ville kunne gå ud over sikkerheden for realkreditinstitutterne og i sidste ende kunne det betyde at der ville komme højere renter

er afgørende for at danske boligejere kan finansiere deres boliger så billigt som de kan i dag derfor ønsker vi altså ikke at lave en regulering af sektoren der risikerer at svække tilliden til

argumentet er at hvis ikke de kan hæve deres bidragssatser

risikerer man at de kommer i økonomiske vanskeligheder det vil give usikkerhed om realkreditinstitutternes økonomi det vil i sidste ende gå ud over boligejerne

opmærksom på at konkurrencerådets formand tidligere har afvist at det skulle være hensigtsmæssigt at myndighederne blander sig i realkredittens priser

det kan regeringen heller ikke støtte forslaget vil indebære at

investeringsforeninger ikke må betale en provision til for eksempel

investeringsforeninger altså siger til

andele i den investeringsforening siden to tusind og sytten har der været et delvist forbud mod formidlingsprovisioner som blev vedtaget af et bredt flertal i folketinget også med sfs opbakning regeringen har stadig væk den holdning at et delvist forbud er tilstrækkeligt på området et totalforbud vil

et mindre udbud af investeringsforeninger det vurderer vi ikke vil være til gavn for kunderne

være en risiko for at bankerne hvis ikke de fik nogen provision for at sælge investeringsforeningernes produkter så udelukkende ville tilbyde kunderne deres egne

skade kunderne

på de problemer som sf forsøger at adressere men som i mange andre situationer

konkurrence ofte bedre til at regulere de problemer som

tidligere lovgivning som der her er foreslået

ministerens holdning det er jo noget vi har diskuteret flere gange men jeg må sige at jeg er overrasket over at ministeren meget hurtigt

i to tusind og otte beskrevet at der er sket en omlægning væk fra investeringsprodukter omfattet af provisionsforbuddet til produkter hvor der fortsat kan opkræves provision altså det vi ønskede jeg tror man kan sige

det er vel ikke hensigtsmæssigt det var vel fordi vi alle sammen kunne se at

og en lang række andre lande har jo også

og i det omfang at en bank ikke får provision for én investeringsforening vil

med om vi så gør det bedre for kunderne ved at vi forbyder provision

kun vil tilbyde de produkter som er deres egne frem for at tilbyde de produkter som kunne komme udefra

som måske var bedre for kunderne

udbuddet af investeringsforeninger risikerer man dermed ville blive mindre til skade

så hvis man endelig skulle gøre noget

provision er forbudt jeg tænker også lige om vi egentlig

set er okay at man får et eller andet for at sælge et produkt

skete efter finanskrisen fordi man kunne se

formidlingsprovision eller provision så vil man

produkter fra fra banken selv jeg tror at de fleste af os efterhånden godt kan forestille os at hvis vores bank gerne vil

det tror jeg trods alt

det jo i fællesskab fordi

finanstilsynet også sagde at formålet med reglen er at fjerne bankens incitament til at handle mod kundens bedste interesse det kan det jo både være i forhold til bankens egne produkter men man kan også handle imod kundens interesser ved

et eller andet godt produkt fra en tredjepart

sig rådgive af en bank eller en hvilken som helst anden investeringsrådgiver så er der selvfølgelig

risiko for at den rådgivning som de yder bliver påvirket af

få kunden til at vælge et bestemt produkt det synes jeg da man skal være yderst opmærksom på det

det nødvendigvis er den bedste løsning det mener vi

er tilfældet her der mener jeg at konkurrence og oplysning

på to specifikke områder den første

om bidragsstigninger på realkreditlån hvor der lægges op til at der skal indføres et forbud mod at realkreditinstitutter udbetaler hele årets overskud i form af udbytter aktietilbagekøb og betaling af provisioner og lignende til moderselskabet i de tilfælde hvor et realkreditinstitut sådan med rimelighed kan forudse at der er en

risiko for øgede kapitalkrav

bidragsstigning hvis realkreditinstituttet med rimelighed har kunnet forudse disse krav og har haft mulighed for at efterleve kravet ved at undlade at udbetale overskud i form af eksempelvis udbyttebetalinger den anden del af beslutningsforslaget handler om

hvor investeringsforeninger skal forbydes at betale formidlingsprovision til et pengeinstitut og andre virksomheder

og at pengeinstitutter kan dække deres omkostninger ved salg via handelsomkostninger på linje med andre handler den socialdemokratiske holdning er at vi ønsker en stærk forbrugerbeskyttelse også på

finansielle område vi mener at vi for nuværende har vedtaget en lovgivning der tager hånd om de voldsomme prisstigninger som vi så vi har indgået aftale i den finansielle forligskreds om at banker og realkreditinstitutter selvfølgelig skal redegøre langt mere konkret og gennemskueligt for eventuelle prisstigninger på bidragssatser rentetillæg og gebyrer en aftale som alternativet siden hen også har tilsluttet sig i den aftale fastlægges det at institutterne og bankerne blandt andet skal begrunde hvad der har udløst stigningen når de varsler at de vil ændre bidrag rentetillæg og gebyrer de skal forklare de væsentligste forhold der har haft betydning for ændringens omfang

den skønnede forholdsmæssige andel som disse udgør af den samlede stigning

skal de kun gennemføre prisstigninger i bidrag og rentetillæg hvis de er fyldestgørende begrundede vi mener ikke at det for nuværende er oplagt med nye tiltag men vi følger området tæt og det er vores klare forventning at realkreditinstitutterne vil have mulighed for at sænke bidragssatser og rentetillæg når de har bygget tilstrækkelig kapital og reserver op i forhold til de vedtagne og forventede polstringskrav der kommer i fremtiden med hensyn til forbud mod formidlingsprovision og for salg af investeringsforeningsprodukter

blev der i to tusind og sytten indført et delvist forbud mod formidlingsprovision og det støttede vi op om det har efterfølgende vist sig at flere banker har flyttet deres kunder fra porteføljepleje

også være al mulig fornuft i at se på regelsættet

det mener vi kræver en grundig undersøgelse så vi kan få lavet en ordning der ikke kan omgås samlet set

vi enige i at vi skal have en robust forbrugerbeskyttelse i danmark

og vi følger området tæt vi mener at i det omfang der skal ske ændringer skal de selvfølgelig ske på baggrund af en solid analyse

det skal foregå i den finansielle forligskreds på den baggrund

kan vi ikke støtte forslaget selv om vi er enige i at området skal gås efter med en tættekam

så går vi videre til herre hans kristian skibby

på vegne af

vil jeg da gerne kvittere for lejligheden til at diskutere bidragssatser og ikke mindst formidlingsprovision her i folketinget det er jo to vigtige og principielle emner som jeg synes man med rette kan bruge tid på at diskutere her i folketinget altså hvad vilkårene er præmisserne og den generelle udvikling i hvordan det går med netop bidragssatser og formidlingsprovision

i beslutningsforslaget fra sf

omkring en række forbedringer i forhold til kundernes vilkår i forbindelse med de lån som de har i danske realkreditinstitutter eksempelvis

i tilfælde af at man fik gebyrstigninger det var

som også fru karin gaardsted var inde på i forhold til at der skal være

dokumentation for de stigninger som kreditinstitutterne byder deres

og kunder så fik vi også indført et forbud mod at opkræve indfrielsesgebyr hvis man vælger at indfri

kunne gøre det billigere for den enkelte

låneprodukter ligeledes har vi jo set at der

og adgang til at at kunne skifte institut selv om ens kreditforeningslån

procentsatser som der er og det synes vi jo egentlig også dengang

det var jo ikke sådan at dem der havde en høj belåning af deres ejendomme

kunne låne endnu flere penge nej det var den samme lånemasse de bare kunne flytte til et andet realkreditinstitut hvis de ønskede at overtage dem som kunde

skal vi selvfølgelig også følge op og kigge på om er nogle steder hvor det giver anledning til at vi kan sikre en endnu bedre forbrugerbeskyttelse i forhold til ikke bare bidragssatsstigninger sådan sådan

der hvor jeg synes det er mindst lige så vigtigt

mulighed for at indkradse hos kunderne fordi man jo oftere står i en

en aftale tilbage i maj måned to tusind og seksten

med virkning fra to tusind og sytten netop sikrede at der blev et delvist forbud imod

formidlingsprovision der deler vi må jeg sige

set ikke noget ulovligt i det tror jeg også

investorer end det har været for de store

det har været til ugunst for de små investorer

det har været til gunst for de store

en evaluering af den aftale vi har omkring

er vist bydende nødvendigt får en undersøgelse af det ikke mindst i forhold til forskellen på

at støtte en del af det som sf

står et direkte et forbud og det er ikke

taler for her i dag vi ønsker ikke et forbud men vi ønsker at det foregår på et reguleret marked hvor der er

og at det foregår på et oplyst grundlag således at kunderne ved hvad det er de får og hvilke omkostninger og risici der er forbundet dermed tak

det fru louise schack elholm

skal jeg holde talen i stedet for tak for ordet beslutningsforslaget som vi behandler fra socialistisk folkeparti indeholder ønsket om en forbedret forbrugerbeskyttelse i to områder af den finansielle sektor bidragsstigninger på realkreditlån og formidlingsprovisioner

vi har en helt unik realkreditmodel i danmark og det skal vi værne om den er afgørende for at

garantien ved en stabil og lang finansiering forbedrer danskernes mulighed for at anskaffe sig en bolig den bedste måde hvorpå vi sikrer at forbrugerne har de bedste og billigste muligheder er ved fortsat at styrke den stærke konkurrence og den store gennemsigtighed på markedet venstre indgår i en bred aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet

liberal alliance konservative socialdemokraterne dansk folkeparti radikale og sf aftalens formål er netop at styrke konkurrencen og forbedre gennemsigtigheden på realkreditmarkedet endda med støtte fra

at realkredit og pengeinstitutter skal begrunde prisstigninger i forbindelse med for eksempel forhøjede bidragssatser samt hvilke forhold der har udløst stigningen ved at stille krav til begrundelserne over for kunderne når der sker ændringer i bidrag rentetillæg eller

styrker vi forbrugerbeskyttelsen på realkreditmarkedet gælder de samme regler som

konkurrencen sikrer den skarpeste pris og den dygtigste leverandør der i sidste ende vinder forbrugernes tillid forslaget risikerer at svække investortilliden til realkreditinstitutterne og det vil have en direkte indflydelse på boligejerne

uden for landets grænser der er så gunstig for forbrugerne som

og jeg skal også hilse fra liberal alliance som også stemmer imod beslutningsforslaget

forsvar for den lille mand og kvinde over for finansiel

parasitvirksomhed eller hvad man nu kan kalde det af mere eller mindre pæne ord i dag handler det om

hos bankerne men det er jo ikke lang tid siden vi også behandlede

danmarks radio har sat fokus på det her

det er lidt hyklerisk at flere af folketingets partier går ud og siger at det skal der gøres noget

ikke var opbakning til jeg synes der er lidt for mange

ikke mindst hos socialdemokraterne kommer til udtryk på den anden side et valg så vi kan få lukket ned for den her særlig

en sag der virkelig har optaget mange mennesker fordi de er blevet meget hårdt belastet økonomisk af nogle meget voldsomme stigninger i bidragssatserne det har

fået valgt repræsentanter ind i nykredits repræsentantskab og i det hele taget har lavet et vigtigt stykke oplysningsarbejde bankerne forsøgte jo at forklare de her realkreditstigninger med at det bare handlede om at

nye kapitalkrav der er kommet fra politisk hold men dygtige journalister afslørede hurtigt at de her penge man indkrævede røg direkte videre som udbytteudbetalinger til aktionærerne og blev altså ikke brugt til at polstre

er blevet lavet nogle opstramninger problemet er at de langt fra er tilstrækkelige

at det reguleringsregime vi har i forhold til realkreditobligationer stammer fra en tid hvor realkreditforeningerne var demokratiske og fællesejede

klart at den slags virksomhed behøver man ikke at regulere særlig meget for når forbrugerne selv ejer deres virksomheder hvorfor i alverden skulle de så sætte

regeringens egen ekspertrapport som kom for

snart to år siden her i august

der fremgår det meget meget klart at de peger på at årsagen til at der sker en stigning i bidragssatserne

de kalder den forandrede ejerstruktur hos realkreditten nemlig det at man er gået fra forbrugereje til aktieselskabseje og i den forstand er fokus på et afkast til aktionærerne blevet større det siger næsten sig selv når der

aktionærer der skal aflønnes og tjene penge på

kunne gøre var at få genoplivet og styrket den forbrugerejede realkreditmodel der er der det problem at det er meget meget svært at opstarte en

det der var unikt ved vores model i danmark der er også andre ting

den var drevet demokratisk i realkreditforeninger eller statslige realkreditfonde og den var baseret på et hvile i sig selv princip det var rigtig gode principper som beskyttede forbrugerne og sikrede imod ågerpriser så det bedste vi kunne gøre var

skabe rammer for at der kom nye foreningsejede andelsejede realkreditinstitutter igen indtil

skal vi regulere området hårdere end vi gør i dag det nytter ikke noget at vi regulerer det som om det stadig væk var demokratisk og

jeg nu bedre lide det forslag vi selv tidligere sammen har

kunne hæve bidragssatserne på allerede

hvis de fik tilladelse til det fordi der var objektive vilkår der gjorde at det var nødvendigt for dem for eksempel nye politiske

som var formålet med forøgelsen af bidragssatserne uret tikker nedad nu

tale om den anden del af det men enhedslisten støtter forslaget og siger igen tak til

for deres evindelige forsvar for almindelige mennesker over for den finansielle sektor

igen positive over for sfs forslag

en af vores store kreditforeninger hvor

lov til at polstre sig på den her måde og samtidig hæve bidragssatserne og hvordan det ligesom hang sammen

er årsagen til at bidragssatserne skal stige så den del af forslaget

den ene hændelse jeg nu oplevede men

en helt unik institution i danmark altså vores

ikke bliver kommercialiseret fuldstændigt og så længe man ikke overfører alt overskud til aktionærerne derfor synes vi det er fint at rejse debatten her igen som

hver eneste gang

hvor man følger hvor langt er vi hvor skal der polstres er det nu vi så stopper op igen og sætter nogle solnedgangsklausuler ind men generelt er vi positive over for forslaget i forhold til

jo egentlig er for for bankerne når de

sælger investeringsprodukter strider det lidt mod mit sindelag

sige at det er en god idé men igen må vi bare sige at der er et så uigennemskueligt marked og

i andre dele af samfundet hvor det er okay at få betaling for at lave kundeoverlevering til hinanden fordi man har en god relation og

sat op og op vi har jo også som flere

en lang række initiativer med henblik

færdige med det arbejde endnu men det med at fastlåse bidragssatserne fuldstændig bastant tror vi altså ikke rigtig på nytter noget for

jo godt kan forsvares at man er nødt til

og som vi også har haft på bordet og som vi ikke

faktisk i nogle af de store institutioner så vi føler altså at vi er kommet et stykke vej og derfor er vi ikke helt klar til at støtte det her forslag

været nogen ubetinget succes vi forstår også at

i sverige har man faktisk droppet det igen det ved

ikke helt overbeviste om det med forbud

noget som altså også har nogle fordele i

vi overhovedet ikke ser nogen som helst anden udvej

der skete en teknisk fejl sådan at herre

fik jo holdt en fremragende tale

man jo fremsætte ønske om at få den sidste halvdel leveret

det her er jo som bekendt et beslutningsforslag

regulere bidragssatserne og lave et totalforbud mod formidlingsprovision

af socialistisk folkeparti

det kan komme som en stor overraskelse for nogle men det konservative folkeparti bakker ikke op om beslutningsforslaget

i danmark har vi et fantastisk realkreditsystem

at vi har de laveste boligrenter

vi har en god model fordi institutterne også

vi er også rigtig glade for den aftale vi lavede her tilbage i to tusind og sytten hvor sf jo i øvrigt også var med

er rigtig godt vi er rigtig tilfredse

reguleret i bidragssatserne samtidig gjorde vi det også nemmere for boligejerne at

så kan man bare gå et andet sted hen det synes jeg faktisk er vigtigt for

en konkurrencesituation som gør at man som forbruger

for at finde en anden leverandør hvis man bliver urimeligt behandlet et sted

at der er risiko for at det faktisk bare betyder

dårligere mulighed for at få det rigtige produkt

er helt unikt og meget særligt og vi alle sammen meget glade for det og det siger vi alle sammen og hele tiden når vi diskuterer det

par år tredive år er det faktisk

der har vi jo så kunnet se at vores realkreditsystem

have flyttet profitten ind i bankerne og videre ud til aktionærerne de senere par år har vi hørt mange klager over at kapitalkrav var urimelige og og pålagde

finansielle institutter og koncerner en masse besvær og det var også derfor at bidragssatserne skulle hæves det var for

i regnskabsåret to tusind og seksten har både realkredit danmark og nordea kredit udbetalt næsten hele det samlede overskud i udbytte

rekordoverskud hvis det ikke havde været for en meget omtalt hvidvasksag

havde danske banker også haft rekordoverskud

på omkring tyve milliard kr hvor det hele blev udbetalt

opkøb af egne aktier så der er altså masser af kapital

bidragssatserne er gået fra noget hvor det var en solidarisk

i dårlige tider hvis der var for mange dårlige betalere og der var nogle administrationsomkostninger

kilde til til profit det var jo ikke det der var meningen vores realkreditsystem

nogenlunde hvile i sig selv

nogenlunde vide hvad de skal betale

stifte familie og alt det her og måske er de politimand og lærer eller et eller andet andet hvor de har nogenlunde den samme indtægt gennem livet man kan ikke bare håbe på at man lige pludselig tjener enormt mange flere penge

bliver bildt ind at man har med et fastforrentet lån

så ufattelig urimeligt nemlig at den forudsigelighed som man egentlig havde lagt til grund for at tage den type lån bliver skrottet fordi man ikke kan styre bidragssatserne

humbug i den branche og det her med at få det bedste tilbud hvorfor skulle man få det bedste tilbud man får det jo kun fordi ens bank får

provision af det selskab der sælger det så det har jo overhovedet ikke noget at gøre med kvalitet det er jo bare den aftale man nu engang

at det er de store der dominerer markedet og

at kunderne ikke kan gennemskue det og de tror selvfølgelig

er det det bedste produkt og i virkeligheden har man bare fået det anbefalet

at tjene når vi laver og jeg godt indrømme

særlig lovgivning på det finansielle område og

en branche der har så stor betydning for menneskers liv for deres økonomi for hele vores samfunds økonomi

også bidrager til kriser som påvirker hele vores samfund

jeg synes med al rimelighed godt kan have nogle regler på det her område hvor man forbyder for eksempel provision selv om man ikke gør det andre steder i samfundet der er nogle særlige regler på det finansielle område og

skal det også være men tusind tak for

rené gade fordi hvis det var hans sidste tale her i folketinget synes det var lidt synd at den bliver kortet

fra min kammerat og kollega

ja korte taler kan sådan set være fremragende bare sådan for at nævne det

ikke nogen hentydning til fru lisbeth bech poulsen

jeg det som vedtaget det er

lunderød fra socialdemokratiet

tre regelforenklingsforslag som er et led i moderniserings og effektiviseringsprogrammet fra kommunernes økonomiaftale tilbage i to tusind og sytten

er der for mig ingen tvivl om at der mangler både tid og ressourcer mange er bekymrede for om der overhovedet bliver råd til velfærd i fremtiden og det kan skabe utryghed

ingen tvivl om at der skal mange ting til for at sikre at vi har det velfærdssamfund som vi har brug for i fremtiden og som vi ønsker os men én ting som jeg tænker at vi som politikere i hvert fald er nødt til er netop at tage livtag med bureaukratiet og kontrollen i den offentlige sektor så der også frigives mere tid til det som er kerneopgaverne der er ingen tvivl om at vi har en række dygtige mennesker der arbejder ude i den offentlige sektor det gør de fordi de gerne vil gøre en forskel for mennesker

er optaget af at vi skal sætte dem fri til også at arbejde tæt på de mennesker som de så gerne vil gøre en forskel for derfor har vi for eksempel også foreslået en reform af den offentlige sektor som giver mere selvstyre til velfærdsinstitutionerne den indeholder blandt andet lokale velfærdsaftaler der giver plads til flerårige budgetter og inddragelse af borgere og medarbejdere samtidig med at man sikrer en klar ansvarsfordeling mellem politikere og institutionerne vi ønsker ligeledes at igangsætte en systematisk gennemgang af sektorlovgivningen og

den kommunale regulering med henblik på at friholde selvstyreinstitutionerne mest muligt fra alle de krav og mål der ellers måtte ligge

lovforslaget her er et skridt i den rigtige retning for at mindske bureaukratiet i det offentlige og jeg hæfter mig ved at der bliver taget rigtig positivt imod det også i høringssvarene og at man hilser flere

tiltag velkommen derfor støtter vi selvfølgelig lovforslaget og vil også meget gerne arbejde videre i retning af mindre bureaukrati og mere tid til velfærd i den offentlige sektor tak

så er det fru karina adsbøl

det her forslag er jo et forenklingsforslag og en del af økonomiaftalen

det her lovforslag er så at fjerne blandt andet krav til sagsbehandling på børne og ungeområdet

for sagens oplysning eller for den støtte der eventuelt iværksættes med det her lovforslag foreslås det at ophæve de nuværende bestemmelser om at der skal afholdes en forudgående

ved afgørelse om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren at der skal laves en

og unge med et behandlingskrævende stofmisbrug

at der ikke skal afholdes børnesamtaler forud for en afgørelse

når sagen har et klart afgrænset problem der kan løses gennem økonomisk støtte

endvidere op til at arbejdet med to særhandleplaner for henholdsvis kriminalitetstruede unge og unge med et behandlingskrævende stofmisbrug i stedet for indarbejdes i den almindelige handleplan eller efter servicelovens § en hundrede og fyrre

børn og unge altid skal inddrages når det er relevant og har betydning for at oplyse sagen men i de sager

alene vedrører forældremyndighedsindehaverens økonomiske situation er det ikke altid hensigtsmæssigt at

det kan også give nogle unødvendige bekymringer for et barn mange

bakker op omkring det her forslag og det gør vi i dansk folkeparti som udgangspunkt også men vi vil dog i udvalgsbehandlingen stille nogle opfølgende spørgsmål i forhold til de retssikkerhedsmæssige aspekter i lovforslaget herunder også i forhold til klagemuligheder

jeg vil gentage det fru karina adsbøl lige ridsede op som handler om hvad lovforslaget egentlig indeholder det

i mine indledende bemærkninger men det har fru karina karina adsbøl gjort så fremragende

godt eksempel på hvordan vi sådan gradvis og step

kan fjerne unødigt bureaukrati og administrative barrierer ved

fjerne nogle krav til sagsbehandlingen altså til processen på børne og ungeområdet når kravene ikke ses som absolut nødvendige i forhold til sagens oplysning eller for den støtte der eventuelt skal skal iværksættes alt i alt

eller for den sags skyld sagsbehandleren til at komme i mål og finde fælles løsninger

også glad for at relevante aktører generelt

tager positivt imod lovforslaget i deres høringssvar

kommunernes landsforening for at komme med de her

handle på de anbefalinger så vi kan komme længere med fælles mål om afbureaukratisering og afskaffelse af unødvendige dokumentationskrav

ikke er helt i mål endnu med afbureaukratiseringen men jeg synes dog alligevel at vi

nået frem til herre torsten gejl alternativet

træner til første maj eller om man træner til valgkamp det er svært at sige men nu det hvert fald herre torsten gejl værsgo

afskaffer en masse bureaukrati og

men vi vurderer egentlig at ministeren har svaret godt nok på det til at vi ikke er bange for

jeg kan også starte med at sige at i

skal også hilse fra enhedslisten og sige at det at det

det kun er noget dårligt bureaukrati er der jo også af og til for at sikre grundighed

og derfor er det jo altid en afvejning når man skal lave afbureaukratisering

ikke se at det har nogen negative konsekvenser

sagsbehandlingen eller for retssikkerheden

fået lagt så mange proceskrav ind

haft en børnesamtale jeg synes man skal have en børnesamtale og

det skal jo være som et naturligt led i sagsbehandlingen og ikke bare fordi man skal opfylde nogle krav

afbureaukratisere på en måde så det ikke har negative konsekvenser

helt på linje med det de foregående ordførere har

det som tidligere er blevet sagt synes vi også i liberal alliance at det her er nogle fornuftige regelforenklinger

lovforslaget her udmønter som flere

også har været inde på tre regelforenklingsforslag som led i regelforenkling og afbureaukratisering det ene er

at der afholdes en børnesamtale ved afgørelse om

er afskaffelse af særhandleplaner for kriminalitetstruede unge og unge med behandlingskrævende stofmisbrug som så herefter i stedet for bliver en del af den almindelige handleplan efter servicelovens § en hundrede og fyrre og det sidste er

konservative folkeparti kan støtte lovforslaget da unødige krav herved fjernes og det vil komme borgerne og kommunerne til gavn da der bliver plads til mere faglighed og mere tid til

modtagelsen af lovforslaget afbureaukratisering og regelforenkling er jo er jo vigtigt fordi det er vigtigt at vi ikke stiller unødvendige procesregulerende krav således at vi altså kommer hen i retning af at få mere plads til fagligheden og mere fokus på borgernes behov og med det her lovforslag fjerner vi netop nogle krav til sagsbehandling på børne og ungeområdet hvor det altså ikke er nødvendigt for at oplyse sagen og

den støtte som skulle iværksættes vi fjerner kravet om en

forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren og de to særhandleplaner for unge med kriminalitets og stofmisbrugsproblemer og så afskaffer vi afgørelsen om en revision af en handleplan

det vil jeg bare helt tydeligt sige at

noget i det her lovforslag som kompromitterer retssikkerheden

hjertelig velkomne til at stille opfølgende spørgsmål under udvalgsbehandlingen så med det her lovforslag fjerner vi altså grundlæggende nogle unødvendige krav

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til social indenrigs og børneudvalget

har til formål at sikre at der ikke fremover kan fastsættes administrative regler om at

skal betale for et døgnophold og at kommunerne herefter ikke kan træffe afgørelse om at børn og unge skal bidrage til udgifterne til opholdet lovforslaget udmønter dele af initiativet der hedder ro og stabilitet for udsatte børn og unge som indgår i satspuljeaftalen som

også var en del af og lovforslaget følger også op på et tidligere beslutningsforslag der var fremsat den femte april

to tusind og atten af dansk folkeparti vi er rigtig glade for at det her lovforslag når at blive fremsat her i hvad der vel må betragtes som allersidste omgang inden

er anbragt kan blive opkrævet egenbetaling for deres ophold hvis de har indtægter fra et arbejde det betød altså at kommunen kunne kræve at en ung som er anbragt skulle aflevere en vis andel af indtægten hvis man nu arbejdede som flaskedreng i fakta eller

satte bøger på plads på biblioteket eller man arbejdede

sådan nogle fritidsjob derfor synes jeg ikke at vi skal tage incitamentet fra dem allerede allerede inden de overhovedet har de job ved udsigten til at vi også tager de penge de kan tjene

stiller anbragte børn ringere end

at der i de høringssvar der er kommet også nævnes udfordringen

den problemstilling mener vi også er vigtig at løse det her lovforslag handler jo om en ændring i serviceloven hvor vi simpelt hen ophæver den paragraf der gør det muligt for kommuner at inddrage pengene den anden problemstilling som jeg lige nævnte i forhold til

er lidt mere kompliceret og handler om unges indtægtsgrundlag mens de studerer

men vi undrer os nu alligevel lidt over at regeringen ikke har rykket på det for længst derfor er det også noget vi vil følge op på

er bred enighed om at det også er en udfordring der skal løses men det må vi så tage i anden ombæring i hvert fald støtter vi det lovforslag der ligger her tak

og tredive indledte jeg min tale med et citat som lød således

være normal hvorfor pokker skulle jeg så også kæmpe mod kommunen for at beholde det der endelig gav mig en følelse af at være normal sådan spurgte en ung kvinde der har været anbragt det var faktisk historien om hende der fik mig til at lave beslutningsforslaget

en historie som gjorde mig både bedrøvet og harm heldigvis

blev forslaget modtaget meget positivt af folketingets partier at det ikke kunne vedtages dengang kan godt ærgre mig lidt for så havde vi været nået noget længere end der hvor vi er nu vi fik dog lavet en beretning som nu danner baggrund for førstebehandlingen af det her lovforslag

håber at forslaget efter denne første behandling vil blive fulgt op på så hurtigt som muligt så det hele endelig vedtages det synes jeg vi skylder de anbragte unge som det drejer sig om politisk har vi jo igennem flere år haft fokus på anbragte børn og deres vilkår anbragte børn er meget forskellige ligesom alle andre børn men de har dog det tilfælles at de ikke bor sammen

at de er en del af et socialt system et system der som udgangspunkt helt givet vil dem det godt men hvor vi desværre ikke sjældent oplever at noget går galt et forskningsprojekt hos trygfondens børneforskningscenter om fritidsjob til unge beskrev meget klart at fritidsjob er gavnligt på flere områder for eksempel medvirker det til mindre fravær fra skolen bedre karakterer og mindre kontakt med politiet

alt sammen noget som er positivt sammenholder vi disse fakta med den analyse som kl baseret på registerdata fra danmarks statistik har lavet om anbragte børn viser det

vil have rigtig stor glæde af at have et fritidsjob analysens resultat viser desværre et billede af at anbragte børn klarer sig langt dårligere end andre jævnaldrende for eksempel kunne jeg i

fyrre procent har ikke taget folkeskolens afgangsprøve modsat seks procent

tredive procent har taget en ungdomsuddannelse som fem og tyve årig mod ni og halvfjerds procent blandt ikkeanbragte fem og tredive procent har som tredive årig en kompetencegivende uddannelse mod syv og halvfjerds procent

beskæftigelse mod syv og halvfjerds procent

der taler deres eget tydelige sprog den unge kvinde hvis historie jeg blev bekendt med berettede at det

udviklede hende langt mere og hurtigere end alle de tilbud kommunen havde givet hende siden hun blev anbragt uden for hjemmet hun følte at hun hidtil havde været tilskuer til at kommunen prøvede at fikse hende som hun kaldte det på den ene eller den anden måde og at der hele tiden blev talt om aktivering og skoletilbud eller mangel på samme så det kom til at hænge hende langt ud af halsen hun orkede ikke

og hun orkede ikke at tale om skole

tage sagen i egen hånd fik et fritidsjob og var stolt hun oplevede efter at være startet på jobbet at hun udviklede sig meget som menneske

noget af den sociale angst hun fik en bedre situationsfornemmelse og hun kunne tale med andre vigtigst for hende var at hun via jobbet følte sig normal og hun passede ind et sted

at hun skulle tage ansvar påvirkede hendes mørke sider i positiv retning hun kunne komme op om morgenen og hun stoppede med at ryge hash

haft selvmordstanker en pige som har sit at kæmpe imod df mener at denne unge kvinde skal have de samme rettigheder som andre unge der har et fritidsjob og ikke fastholdes i at anbragte har andre vilkår når de får et job

ville gøre op med denne pige og mange andre anbragte unge piger og drenge vil helt sikkert have en stor glæde ved at få et fritidsjob selvfølgelig inden for rimelighedens grænser

det være sig i forhold til antal timer arbejdets karakter

folkeparti er af den opfattelse at kommuner ikke skal kunne inddrage en del af lønnen for et fritidsjob så den unge kun har ret til at beholde et beløb der vurderes at kunne dække lommepenge og udgifter til beklædning anbragte unge skal ikke føle sig ekskluderet der tales ofte om at det skal kunne betale sig at arbejde det må gælde for alle det er givet godt ud for den enkelte men på sigt også for samfundet så med det her lovforslag sikres det nu at der bliver ens regler for alle anbragte eller ej de hindringer som i dag står i vejen for at anbragte børn og unge under atten år kan tjene og beholde deres løn for deres fritidsjob fjernes

hvor man oplever at få folketingets partiers opbakning til et beslutningsforslag derfor vil jeg selvfølgelig gerne takke partierne de involverede ordførere og ministeren for at vi er nået hertil

tredive om ophævelse af adgangen til at fastsætte regler om anbragte børn og unges egenbetaling

set enig med fru karin

det er et vigtigt lovforslag fordi de nuværende regler indebærer at anbragte børn og unge under atten år der har indtægter fra fritidsjob eller formueafkast i dag kan afkræves betaling for anbringelsen hvis kommunen træffer afgørelser om det og det kan altså skabe nogle uretfærdige skel mellem anbragte og ikkeanbragte børn og unge som kan påvirke de unges lyst til at tage et fritidsjob

styrke deres personlige kompetencer

at tage et ansvar for eget liv og for den sags skyld også hvis man skal svinge sig helt op

samtidig mener jeg også personligt at

mærke at de bidrager til samfundet ved at have et arbejde det kan give de unge øget trivsel generelt

vi i venstre meget gerne understøtte derfor støttede vi også fuldt op om som jeg er blevet det fortalt fru karin nødgaard om intentionen i beslutningsforslaget da dansk folkeparti bragte denne dagsorden på banen for

års tid siden men inden vi traf

beslutningen er jeg også blevet fortalt

nærmere på størrelsesforholdene i anbragte børn og unges

sprængte banken ved at imødekomme de gode intentioner i beslutningsforslaget og det gjorde vi så mildest talt ikke ministeren igangsatte en undersøgelse

der skulle belyse kommunernes praksis for opkrævning af egenbetaling og den viste

at det kun var femten af de ni og firs

besvarende kommuner der opkrævede egenbetaling at reglerne er komplekse og ressourcekrævende at administrere og at kommunerne har forskellig praksis for hvornår de vurderer at det er relevant at opkræve egenbetaling og så viste det sig at hvis man fjernede muligheden for

egenbetaling ja så ville beløbet altså være i en størrelsesorden der hører under det man vist sådan set roligt kan betegne som en bagatelgrænse jeg kan på baggrund af undersøgelsens resultater og og satspuljepartiernes drøftelser heller ikke se nogen grund til at vi ikke skulle gøre op med det administrative bøvl og

også glad for at vi blandt satspuljepartierne blev enige om at gå videre med det her initiativ og sørge for at børn og unge der har en indtægt fra fritidsjob eller formueafkast ikke kan afkræves egenbetaling i forbindelse med en anbringelse derfor støtter vi

på baggrund af en lang proces iværksat

sprænger banken og så videre i forhold til det her jeg er godt klar

ikke var ordfører på det tidspunkt og også at venstre selvfølgelig var positive men

godt have tænkt mig at det var gået lidt hurtigere og at vi egentlig bare havde kunnet køre det

i stedet for at skulle lave den der undersøgelse gerne lige høre er

havde været en femten eller halvtreds sager den enkelte sag

er afgørende for at det her faktisk er et skråplan at komme ind på

hvis en kommune i sit budget indkalkulerede at man skulle inddrage en eller anden sum

at fru karin nødgaard har en principiel pointe

den enkelte unge hvis man ikke ændrede lovgivningen sådan som vi nu gør

fru karina adsbøl jo nok godt kan regne ud at

jeg forstår godt at at fru karin

næppe er mange hjemmeboende børn under atten år som bliver opkrævet husleje for at bo hjemme og hvorfor skal vi stille anbragte børn ringere end ikkeanbragte børn

få lavet en opsparing som kan sikre en videre i livet når nu man ikke

familie som kan hjælpe en så det her er et

som jeg håber på

i det her forslag vi støtter forslaget

tjene deres egne penge uden at de risikerer at de skal modregnes af kommunen

det sundt for alle

også for anbragte børn og unge

at man køber noget som man faktisk selv har tjent penge til og selv

karin nødgaards appel om at vi

i vores kollektive hukommelse sørger for at bringe det om på den anden side af valget

hvis jeg stadig væk har mulighed for det

et vigtigt forslag og det kan man jo også høre på de

og det vil ændre på en yderst uretfærdig regel som heldigvis ikke bliver brugt ret meget det var vi jo nogle der havde på fornemmelsen at den ikke gjorde men ikke desto mindre

muligheden der efter de nuværende regler

er det ærgerligt at der fortsat ikke er fundet en tilsvarende løsning

de unge som i dag er i efterværn og under uddannelse som det også fremgår af høringssvarene

ikke nogen afklaring på den problematik og det er ærgerligt den unge i efterværn som modtager su

betale for opholdet hvis de har et arbejde og de kan opleve reglerne som en uretfærdighed der er demotiverende

for at gennemføre en uddannelse det er ikke rimeligt rimeligt og derfor vil vi i sf gerne understrege vigtigheden af at der også ses på den her problematik både med

i efterværn men også det her med at de ikke kan få

udvalgsbehandlingen og hvis vi ikke når

så i fremtiden

handler lovforslaget her om at sikre at anbragte børn og unge under atten år ikke fremover skal bidrage til

betale for udgifterne for deres

døgnophold det kan nemlig være med til at modvirke

de unge motiveres til at tage et fritidsjob som jo ellers kan være med til

bidrage til at styrke deres selvstændighed og deres kompetencer og også evnen til at tage ansvar for eget liv så konservative

støtter op om det her lovforslag

kommet til børne og socialministeren

den meget pæne modtagelse af lovforslaget kommunerne kan jo i dag træffe afgørelse om at anbragte børn og unge under atten år skal bidrage til udgifterne til opholdet hvis de har indtægter fra eksempelvis et fritidsjob og det har jo stor betydning

det kan jo påvirke den unges motivation hvis man står over for at man

skal ud at tjene sine penge have sit første fritidsjob

at have et fritidsjob blandt andet at man får styrket sine personlige kompetencer som en øget grad af selvstændighed og også en øget grad af ansvarlighed som fru karin

prøvet at få det fremsat så hurtigt som det overhovedet var muligt

med lovforslaget ændrer vi altså bemyndigelsesbestemmelsen i serviceloven hvilket betyder at der

ikke fremover kan fastsættes regler om at anbragte børn og unge under atten år betaler for døgnopholdet fru karin nødgaard har sagt det sådan flere gange hvor småt kan det blive

jeg står naturligvis til rådighed for de spørgsmål som udvalget måtte have under udvalgsbehandlingen

når nogen udvalgsbehandling

bliver kørt hele vejen igennem og det er selvfølgelig godt at vi har tre behandlinger

det her kunne have været vedtaget for et år siden og

det kunne jo have ændret meget men jeg vil egentlig gerne lige høre

er jo også en bekendtgørelse og den er der nok ikke rigtig nogen af os der har været inde på og det

lidt nørdet for dem der sidder og lytter til debatten at der findes de her bekendtgørelser

ministeren redegøre for den her bekendtgørelse og

ændre bekendtgørelsen således at den er i tråd med lovforslaget og der er det naturligt at det jo kommer til at ske

bekendtgørelsen vil træde i kraft den første juli uanset om der er folketingsvalg

det jeg antog var bare det almindelige at bekendtgørelserne først træder i i kraft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

nu pålægger regeringen senest den første januar

og tyve at fremsætte lovforslag således at kommunerne får incitament til at tildele hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i medfør af sundhedslovens

hundrede og tolv det betyder ifølge beslutningsforslaget at kommunerne fremadrettet ikke blot kan vælge et standardprodukt

har en særlig pligt til at se på de kvalitative effekter som er forbundet med at vælge en løsning ud fra en konkret og individuel vurdering af hvad der passer til den enkelte borger og det betyder også at kommunen forpligtes til at kunne redegøre for valget

hjælpemiddel på den måde kan man altså ifølge beslutningsforslaget øge livskvaliteten og give den enkelte borger bedre muligheder for at klare sig selv herunder

mere optimale muligheder for at fortsætte eller tage en uddannelse eller et job i regeringen er vi naturligvis enige i at borgerne skal have de hjælpemidler der i det enkelte tilfælde modsvarer hjælpebehovet for et hjælpemiddel der ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for borgerens funktionsnedsættelse er både uden en reel værdi for borgeren og samtidig også en meningsløs udgift for kommunen tænk blot på en protese der er

på kroppen når borgeren bruger den en sådan protese vil ikke være til gavn for borgeren og anskaffelsesudgiften vil være spild af penge

som sådan bakker op om beslutningsforslaget

gælder faktisk i forvejen for det første er hjælpemiddelreglerne nemlig i dag indrettet således at den enkelte borger skal have støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel

lige tungt i vurderingen af hvilket hjælpemiddel borgeren skal have støtte til således at kommunen

kan træffe afgørelse alene på baggrund af prisen i kravet om det bedst egnede og det billigste ligger således at at hjælpemidlet konkret skal modsvare borgerens hjælpebehov som i øvrigt skal være afdækket grundigt

rummer kravet også en vurdering af hjælpemidlets kvalitet driftssikkerhed med mere eksempelvis må kommunen ikke vil tildeling af diabeteshjælpemidler til en borger udelukkende fokusere på hvilket injektionsprodukt der er det billigste på markedet men skal også vurdere om produktet har den fornødne kvalitet i forhold til borgerens behov

bedst egnede og billigste betyder også hvis et standardprodukt

skal kommunen tildele det hjælpemiddel som efter en individuel og en konkret vurdering kan dække borgerens behov og det gælder naturligvis også hvis det her hjælpemiddel er

dyrere end standardproduktet så en kommune kan altså ikke bare tildele et standardprodukt

det kunne være stomiartikler til en borger som har særlige behov på grund af eksempelvis

allergi men kommunen har samtidig ansvaret for at forvalte

så det hjælpemiddel der tilkendes ikke er dyrere end nødvendigt og det er

set fornuftigt nok så hjælpemidlet skal altså kompensere for borgerens behov og være af en ordentlig kvalitet men det betyder ikke at borgeren så bare kan pege på

efter en individuel og en konkret vurdering når alt det er sagt hører vi jo stadig væk om eksempler hvor borgere ikke får de rette hjælpemidler og jeg tror måske også det er derfor

man skal se beslutningsforslaget så på den måde

set også intentionen med det vi hører om eksempler hvor borgerne ikke får den rette stomipose det rette diabeteshjælpemiddel eller den rette benprotese

også bare understrege at det jo er en problematik som det her beslutningsforslag ikke vil komme til at ændre på og jeg mener egentlig at lovgivningen i dag

stærk og den er netop stærk fordi

har prioriteret området

eksempelvis nævne indførelse af tro og loveerklæringer således at man altså

genansøge om et hjælpemiddel fra scratch når

og jeg kan også nævne indførelse af en særlig forenklet sagsbehandlingsprocedure ved ansøgninger om hjælpemidler i de tilfælde hvor borgerens behov er relativt entydigt

også godt stå her som en del af en borgerlig regering og og bare rose regeringen og fortælle om alle de gode ting vi har gjort i løbet af de seneste år men

på sin plads at rose hele ordførerkredsen men

dansk folkeparti og den meget utrættelige ordfører fru karina adsbøl når jeg siger meget utrættelig lyder det jo som en meget stor ros og det er også en meget meget stor ros

lidt ekstra end end bare en stor ros men det tænker jeg egentlig at fru karina adsbøl vil tage positivt op

følger det af de eksisterende regler at kommunen

skal begrunde sin afgørelse hvis borgeren har søgt om et bestemt hjælpemiddel og kommunen har tildelt et andet skal man altså begrunde det og kommunens begrundelse skal naturligvis leve op til de krav der er i forvaltningsloven således at borgeren kan se

borgerens valg af hjælpemiddel i den konkrete sag og også

om en helt bestemt type kørestol og kommunen vurderer at en anden

af kørestol i afgørelsen til borgeren og begrundelsen skal også være udformet så borgeren kan se hvad kommunen har lagt vægt på i sin vurdering af sagen det

med kommunens afgørelse om hvilket hjælpemiddel der er

kan man selvfølgelig klage til ankestyrelsen

ligger der for det tredje allerede indbygget et incitament i hjælpemiddelreglerne til at kommunen tildeler det hjælpemiddel som den finder relevant i forhold til at kompensere

også for at øge livskvaliteten og gøre borgeren i stand til at blive mere selvhjulpen kommunen skal nemlig hvis hjælpemidlet ikke kompenserer tilstrækkeligt sørge for hjælp på anden vis for eksempel ved personlig og praktisk hjælp i hjemmet og derfor

vil både hensynet til den enkelte borgers livskvalitet og det politiske og økonomiske hensyn i kommunen gøre det mest hensigtsmæssigt for kommunen at tildele det rette hjælpemiddel sker det så altid ja man må jo sige at vi ikke havde haft klagesager hvis det var at det altid

så ved at tildele et hjælpemiddel af tilstrækkelig høj kvalitet kan kommunen jo rent faktisk forebygge at der opstår et behov for at tildele andre former for støtte til borgeren for at dække et behov som det her hjælpemiddel

om en specialbygget badestol som vil gøre borgeren i stand til at varetage sin personlige hygiejne og hvis kommunen tildeler en sådan badestol

det dels gøre borgeren mere selvhjulpen dels vil

betyde at kommunen ikke skal tildele borgeren personlig hjælp i hjemmet i hygiejnesituationer selv om en specialbygget badestol umiddelbart kan forekomme at være en meget dyr løsning

vil det ud fra såvel det politiske som det økonomiske hensyn være det mest hensigtsmæssige at tildele frem for at yde personlig hjælp i hjemmet i en lang periode fremover så ganske kort til sidst den eneste grund til at regeringen

at beslutningsforslaget ikke ændrer på den retspraksis der altså er i dag det gælder både kravet om at kommunen skal tildele hjælpemidler ud fra kvalitative kriterier og ikke fokusere på økonomi alene og det gælder kravet om at kommunen skal kunne redegøre for valget af hjælpemiddel til den enkelte borger

rummer reglerne altså også det her incitament for kommunen til at vælge et relevant hjælpemiddel som

kompenserer samlet set frem for at kommunen skal tilgodese udækkede behov på anden vis og det må vist næsten siges at være den blideste afvisning af et beslutningsforslag som man længe har set fra folketingets talerstol

vi på trods af det ser

i valg af protese vil medføre et unødvendigt slid det er jo ikke noget som kommunen skal forholde sig til kommunen forholder sig jo ikke i sin afgørelse til hvad konsekvenserne er af et unødigt slid på en hofte

måske betyde en operation på et tidspunkt

kommunens regning

på tværs og også om at sikre borgerens retsstilling i forhold til netop at undgå at man får brug for yderligere hjælp

set også baggrunden for at jeg i sin tid

kan se omgørelsesprocenterne og der er jo nogle kommuner som har meget høje omgørelsesprocenter der er også nogle områder især børnehandicapområdet som har meget høje omgørelsesprocenter kommunen må må jo logisk set have en interesse i at sikre

som betyder at man slider unødigt på hoften

kan varetage sit arbejde

ude i kommunerne og jeg ser ikke

hele tiden kommer til også fremadrettet at diskutere hvordan vi sikrer at kommunerne rent faktisk får den hjælp

en meget dyr borger for kommunen og beslutningen er jo stadig væk truffet og vi har ikke mulighed for at få beslutningen omgjort og ankestyrelsen har også bekræftet

handicaphjælp og dermed ikke længere er i stand til at passe deres arbejde det

af livskvalitet tab af muligheden for et socialt aktivt liv og det sker lige nu så tænker ministeren at der er brug for en opstramning af en lovgivning som i hvert fald ikke imødekommer de her

tværs af partierne igennem de senere år når jeg sidder og læser beslutningsforslaget ser jeg jo

gældende i dag og det virker sådan lidt mærkeligt at skulle vedtage noget

bestemt at der er grundlag for fortsat

til børn og unge med handicap som jo bare oplever at blive mast

vi går videre til fru malou lunderød som ordfører for socialdemokratiet

et handicap bør jo ikke forhindre nogen i

udfolde deres potentiale og leve det liv de gerne vil derfor er det også rigtig vigtigt

når borgere henvender sig til deres kommune for at søge om et hjælpemiddel til at hjælpe dem i deres hverdag på deres uddannelse i deres job eller andet at de så også oplever at deres behov bliver set og bliver taget alvorligt desværre oplever for mange enten ikke at få den hjælp de egentlig har behov for eller i hvert fald rigtig lang ventetid på at få de hjælpemidler der så kan hjælpe dem videre i uddannelse eller job der sker

mange fejl og kommunernes pressede økonomi går tydeligvis også ud over de her mennesker der skal slet ikke være nogen tvivl om at kommunerne jo skal overholde den lovgivning der er og de skal følge den retspraksis der eksisterer det må vi forvente derfor er vi også lidt afventende

om det her beslutningsforslag er nødvendigt for som ministeren sagde beskriver det jo i virkeligheden en eksisterende retspraksis reglerne er jo allerede sådan i dag at kommunerne skal foretage en konkret og individuel vurdering

nået frem til den det betyder

at kommunen ikke alene ud fra egne kvalitetsstandarder må træffe en afgørelse men derimod skal forholde sig til den individuelle borgers specifikke situation når det så er sagt

er der jo ingen tvivl om at nogle kommuner går til grænsen og måske endda over i vurderingen af nogle af de her sager hvor mange mennesker med handicap oplever at de ikke får det de har ret til og behov for hvilket også ses tydeligt på de der omgørelsesprocenter på handicapområdet som ministeren også nævnte

tusind og atten var der for eksempel tale om syv og fyrre procent omgørelse på børnehandicapområdet og to og tredive procent på voksenhandicapområdet det er slet ikke godt nok efter vores mening skal der nok sættes ind flere steder for at rette op på den her udvikling

således at den demografiske udvikling der ses

måske også behov for at tage fat i de sanktionsredskaber som ministeren har til rådighed over for kommuner der ikke overholder loven eller måske endda kigge på om der er behov for nye redskaber men vi er ikke helt sikre på at den bedste måde til at sikre bedre sagsbehandling til de her mennesker

at vedtage det her beslutningsforslag som det ligger her idet vi i høj grad ser det som en stadfæstelse stadfæstelse

der allerede påhviler kommunerne i den eksisterende lovgivning men vi er meget åbne over for at tale om hvad vi kan gøre for at sikre at

de her tilfælde hvor kommunerne faktisk ikke følger den eksisterende lovgivning og eksisterende retspraksis tak

i to tusind og tolv tror

har været meget kritik af budgetloven også i forhold til kommunerne og i forhold til hvordan de selv

den socialdemokratiske ordfører hvad

netop også er meget restriktiv i forhold til

den største udfordring for kommunerne lige nu er at

og sikre at der er penge til daginstitutioner og pædagoger

til hjemmehjælp og så videre når det så er sagt

er der også nogle årlige forhandlinger med kommunerne hvor man selvfølgelig skal skal sørge for

og det er der jo flere måder man kan gøre det på budgetloven er ét eksempel og der må man jo kigge på om det

socialdemokratiet gerne vil kigge på om budgetloven skal justeres noget andet jeg godt vil høre

ordføreren om er i forhold til udligningsreformen

for det første er en rigtig svær drøftelse

hen uholdbar hvordan det nærmere skal skrues sammen har jeg ikke et svar på her det må vi se

glad for at ordføreren er enig i at der er for mange eksempler på at borgere ikke får den hjælp som de har brug for også fordi det sociale område selvfølgelig er dyrt og kan være lidt ustyrligt men

enig med mig i at en protese godt kan være dyr men at en operation måske er endnu dyrere så det giver rigtig rigtig god mening at begynde at tænke på tværs af klasser ikke mindst fordi der også er en

socialdemokratiet vil være med til at prøve at kigge på tværs af kasser

og det synes jeg i øvrigt der er på socialområdet i mange sammenhænge og ikke kun i forhold til hjælpemidler

og noget man også sagtens kan blive bedre til ude i kommunerne

og det er der både ræson i på den korte bane og på den lange bane og for økonomi og for livskvalitet på alle mulige måder så det er jeg meget positiv over for

i den konkrete situation med en protese som er forkert og som medfører at man til sidst ender med at

operation er det jo i princippet sygehusene der ender med at have regningen og det går jo ikke lige ud over kommunernes økonomi i hvert fald ikke sådan på den korte bane men det går jo ud over vores alle sammens økonomi og det går i høj grad ud over livskvaliteten så

det rigtige fra starten og det er

som lovgivere her har et ansvar for at sikre at

hele vejen ned igennem og på tværs af lovgivningen og på tværs af ressortområder og på tværs af økonomiske kasser

finder nogle fornuftige løsninger hvis vi skal forbedre det her velfærdssamfund og især i en situation hvor

rumme flere og flere mennesker så det tænker jeg absolut vi har et ansvar for

helt enige med sf i at det er vigtigt at mennesker med handicap kan få de rigtige hjælpemidler som også er tilpasset individuelt til dem også i forhold til det at få en individuel afgørelse

har vi også arbejdet meget på det her område også i forhold til genbevilling af hjælpemidler når ens

funktionsniveau er uændret skulle det jo også være obligatorisk for kommunerne som det også er blevet at bruge den forenklede sagsbehandlingsprocedure i forhold til at anvende tro og love erklæringer men vi oplever desværre ofte at

muskelsvindfonden har egentlig beskrevet det meget fint i en artikel hvor en kommune havde afvist at bevilge en transportkørestol til kirsten holst der har muskelsvind kirsten holst

ankede så og fik ret kommunen brugte det politisk vedtagne kommunale serviceniveau som begrundelse

serviceloven skal overholdes flere mennesker med handicap oplever

er blevet et vigtigt redskab i kommunernes besparelser og nedskæringer over for mennesker med handicap

meget bredt accepteret i

det at man går langt over stregen

derfor er ankestyrelsen også nødt til at minde politikerne om at selv vedtagne kommunale serviceniveauer skal

i kirsten holsts tilfælde

to tusind og sytten en mail fra en kommunal sagsbehandler hvor der stod det er politisk vedtaget at der ikke bevilges transportkørestol i vores kommune borgerne skal selv indkøbe disse kirsten og hendes mand svarede så hvis vi skal betragte det som

egentligt afslag på vores ansøgning undrer vi os over at afgørelsen er helt uden henvisning til hvilken paragraf i træffer afgørelsen ud fra der er heller ingen klagevejledning og afgørelsen er helt uden nogen form for relevant begrundelse i forhold til kirstens individuelle behov vi vil derfor godt

genfremsende vores ansøgning har i brug for en uddybning af kirstens behov for en kørestol står vi naturligvis til rådighed det var svaret fra kirsten og hendes mand

det fik ikke sagsbehandleren til at tænke sig om hun gentog at det var politisk vedtaget at kirsten ikke kunne få

kirsten skulle udfylde en bestemt formular hvis hun ville have en egentlig afgørelse med mulighed for at anke grunden til at jeg fortæller det her

i vores indbakke de eksempler vi ser i pressen og de eksempler vi bliver mødt med

handicaporganisationerne

at give den hjælp og derfor fremsatte vi

dag hvor vi stemte om det

men det er sådan at i dansk

at hvis et standardprodukt ikke kan kompensere for borgerens funktionsnedsættelse

efter en konkret og individuel vurdering kan dække borgerens behov

det gælder også selv om hjælpemidlet er dyrere

et er at vi har en lovgivning noget andet som vi så ofte har diskuteret

hvordan man forvalter den lovgivning vi herinde fra folketingets side har vedtaget så jeg tror vi skal et spadestik dybere

sundhedsreform og den anden del er jo også det som i kender

skal sørge for hjælpemidler og at regioner

hvor en borger var fanget i at kommunen ikke

er altså borgerne der bliver fanget i midten så vi er helt klar på at der skal ske noget på det her område men spørgsmålet er om

ordfører den næste i rækken er herre martin geertsen som ordfører for venstre danmarks liberale parti

valgene jeg vil da godt starte med at understrege at det i hvert fald i min optik

funktionsevne og det er der jo god grund til hvis man kigger på både de eksempler der har været fremdraget

det er et område som er præget af stor variation blandt borgerne men jo også af et hav af nyudviklinger særlig

teknologiske løsninger

understrege at vi i venstre naturligvis bakker op om at borgere med funktionsnedsættelse

selvfølgelig får de hjælpemidler som de har

for selvfølgelig skal borgernes unikke muligheder men jo også unikke udfordringer veje tungt i beslutningen om tildeling af hjælpemidler

må jeg så også understrege at

er glad for at vores regler på området i dag jo i virkeligheden allerede imødekommer de balancer der ligger i kommunernes pligt til

at vægte det bedst egnede i forhold

til pris altså det har ministeren

redegjort for samtidig finder jeg det også vigtigt at kommunen

er jo hævet over enhver tvivl skal begrunde sin afgørelse hvis kommunen tildeler et andet hjælpemiddel til en borger end det borgeren rent faktisk har har bedt om for selvfølgelig har borgeren ret til at kende kommunens begrundelse begrundelse for at vælge det ene hjælpemiddel frem for det andet

også min klare forventning at kommunerne lægger et stort og vigtigt arbejde

til den enkelte borger dermed ikke sagt at at der ikke kan ske fejl i kommunernes vurderinger

at borgerne har muligheden for at klage til ankestyrelsen hvis de er uenige i kommunens afgørelse så jeg synes i virkeligheden at selv om jeg

set godt kan forstå intentionen i det forslag

synes er nødvendige hensynet

på den ene side og hensynet til ressourcerne

kan venstre ikke

bakke op om sfs beslutningsforslag

sagerne har vi jo drøftet mange gange

lovgivning der siger at borgerne skal kompenseres og at borgerne skal have den rigtige hjælp

der sidder en masse borgere derude og tænker at det er dejligt at politikerne i folketingssalen i hvert fald bakker os op men når praksis er at borgere igen og igen oplever at de får frataget hjælp som gør at de ikke kan passe

måske skal gennemgå en meget dyr operation på et tidspunkt mener ordføreren så faktisk at det går fantastisk

med tildeling af den nødvendige hjælp som også kan sikre borgernes

virker tilsyneladende ikke

lige nu overvejer om hun helt er nødt til at opgive sit arbejde fordi hendes hjælp er blevet mere end halveret

hvis det her ikke er løsningen at man faktisk bliver enige om at vi skal tænke i i langsigtede løsninger og også i dynamiske effekter når det

er det sådan set lidt en kalkering af den retstilstand vi i forvejen har

på det her område så så jeg ser egentlig heller ikke

at forslagsstillerne grundlæggende vil gøre op med den måde

vi styrer den offentlige sektor på og styrer det her område på nemlig at

kommunale vurderinger af kvalitet i forhold

vi har indrettet det her system på og det vi så kan gøre her fra

er at sørge for at der er de tilstrækkelige klageadgange og at der er korte ventelister

give os en anledning til at tale lidt om hvordan det går ude i kommunerne med at

vi i liberal alliance er meget på linje med

gennemgik tidligere vi synes lovgivningen er god som den er

i forhold til den konkrete lov

er fornuftigt at man

bedst egnet og billigst og at de to parametre vægter lige højt og hvis det ikke er egnet til den enkelte borgers behov

det vi har talt om i de fire år jeg har

her fire år at vi har nogle grundlæggende udfordringer med kommuner som ikke efterlever

én ting er at vi kan prøve at sidde og justere på den lovgivning som vi egentlig kan

det vi kan gøre her og nu

men jeg er bange for at det ikke er løsningen jeg er bange for at vi er nødt til helt grundlæggende at finde ud af hvad det

galt ude i kommunerne hvorfor er incitamenterne sådan at man er villig til at spare nogle penge på den korte bane

vanvittig mange penge på den lange bane

til hjælpemidler det gælder bredt set der skal gøres

øge sanktionerne og at det skal være nemmere at sanktionere kommunerne vi satte med finansloven sidste år penge af

få nedbragt sagsbehandlingstiden i ankestyrelsen

så jeg håber

at vi så kan tage fat på det her

fokus på det her og i løbet af næste periode

er herre torsten gejl som ordfører for alternativet

jeg ville egentlig ønske at

kunne samle støtte her i folketinget jeg ved godt at man

for at gøre det rigtige men det bliver bare ikke gjort så nogle gange

stramme lidt op specielt når problemet er ret himmelråbende synes det er her

det nemmere for folk for jeg tror det koster i længden

udgifter foran sig hver gang man betjener borgerne på

hensigtsmæssig det kan være udgifter der senere vil komme på

hvad med finansieringen

selv hjem på sigt og det kunne

man skulle indtænke den her type forslag i i de sociale investeringer vi laver så man prøver

at mennesker kan få en individuel behandling og så ved man jo at det genererer nogle afledte besparelser på sigt

de kan komme i en helt anden kommune de kan komme i

vi begyndte at kunne følge pengene og forberede nogle mennesker på de

investering så derfor vil vi faktisk gerne have de penge tilbage det er jo

vil anerkende at den kan være dynamisk jeg kan godt lide det det begreb og

marianne jelved som ordfører for det radikale venstre

vi beskæftiger os med den problematik som

retssikkerheden i socialpolitikken og det

at gøre sagen er at vi taler om mennesker med særlige behov fordi de har et handicap

tvivl om at vi alle sammen mener at det er det rimelige at skulle arbejde efter den

og gøre opmærksom på at der er pligt til at tage alle passende skridt for at sikre at der tilvejebringes en rimelig tilpasning for den enkelte borger i den konkrete situation forslaget

kunne i hvert fald samle nogle erfaringer sammen som vi måske kunne bruge jeg tror bare det bliver rigtig svært at sætte det i værk men derfor skal vi jo ikke afstå fra at diskutere det og prøve udvikle en løsning på det i beslutningsforslaget opfordres regeringen også til at se på hvordan man kan øge en kommunes incitament

at borgere med handicap får den rette hjælp det synes jeg er et spændende spørgsmål jeg har

vil da gerne overveje det længere frem hvordan gør vi det måske skulle vi gribe om nælden der er nogle ordførere der har forsøgt at kredse lidt

i hvert fald efterhånden træt af at alle de her

støder på økonomiske

som politikere at overveje altså hvordan vi håndterer den problemstilling

man kan lære noget af nogle kommuner og jeg vil gerne nævne hjørring kommune

hundrede voksne som ikke havde et arbejde

hundrede og fem og tyve million kroner rundt omkring i kommunen

række sagsbehandlere og i dag

i arbejde og betaler skat til kommunen

forskellige måder i kommunerne for at få skabt et råderum til at løse nogle opgaver som vi ellers ikke sætter så meget ind på når det kommer til stykket så inden vi

de nuværende rammer synes jeg også vi skal

jeg selv har været en hardliner igennem årene men jeg er faktisk ved at miste tålmodigheden fordi vi så mange gange støder ind i ting som jeg tror de fleste af os opfatter som urimelige og som har en begrundelse i økonomien

vi skulle sætte en kulegravning i gang

kan differentiere økonomien til kommunerne alt efter de udfordringer opgaver kommunerne har for de er jo heller ikke ens der er sket mange ting igennem årene på det her område men alligevel er det en provokation at vi gang på gang støder ind i det problem at kommunerne

det handler om prioritering ja men der er mange prioriteringer

ikke bare lige at slynge det ord ud om prioriteringer så jeg ville godt nedsætte sådan en lille arbejdsgruppe på et tidspunkt efter sommerferien hvad kan vi egentlig gøre

sf for det her beslutningsforslag

vi enige i at borgerne skal have de hjælpemidler som de har behov for i forhold til deres funktionsnedsættelse et hjælpemiddel som ikke kompenserer

ikke nogen gavn for den enkelte borger og det er jo samtidig også spild af kommunens penge

allerede er sådan i dag at borgeren

skal have støtte til det bedst egnede hjælpemiddel

en individuel konkret vurdering i forhold til den enkelte borgers behov

beslutningsforslag fra sf

kan ikke støtte det da det allerede sådan set er gældende ret

fru kirsten normann andersen

nogle er er mere positive end andre her jeg synes selv det står ekstremt skidt til på handicapområdet når alt for mange handicappede ikke får de rette hjælpemidler eller den rette hjælp også til overvågning og

bpa ordninger og andet alt for mange borgere med fysisk eller psykisk handicap oplever at få afslag på deres ansøgninger om hjælpemidler som ellers ville kunne lette og forbedre deres hverdag begrundelsen for afslagene er

set mange men en stor del af forklaringen handler netop om

de rette hjælpemidler fordi kommunerne ikke mener at de har pengene til det men det er bare heller ikke godt nok

at borgerne eksempelvis ikke er i stand til at tage uddannelse eller deltage på arbejdsmarkedet eller bare bevare

tilknytningen til fritidsinteresser og så bliver det jo lige pludselig endnu dyrere

ikke har fået den rigtige hjælp fra staten

vi også med det her forslag at prøve at give kommunerne et større incitament til at tildele hjælpemidler og hjælp til borgere

med varigt nedsat fysisk

kommunerne i højere grad skal vurdere den enkelte borgers sag kvalitativt og så kommunerne i fremtiden ikke bare kan vælge et standardprodukt til

og den rette hjælp er nemlig ikke kun

når man for eksempel får de rigtige hjælpemidler eller den rigtige kørestol eller den rigtige protese har det en enorm betydning for den enkelte at man får tildelt lige præcis det som har den største kvalitet for de mennesker derfor mener vi også i sf at vi

få stoppet den der kassetænkning som der er på handicapområdet og skabe nogle incitamenter til den bedste løsning og ikke bare den billigste fordi der er stort tab af livskvalitet ved ikke at gøre det

hvor vi også kan træffe beslutning om at vi skal prøve at gøre det her men jeg hører også rigtig mange positive tilkendegivelser

også fra de radikale nemlig at vi skal kigge på det her og dansk folkeparti vi skal kigge på det her efterfølgende og jeg hører også liberal alliance sige det samme jeg hører ministeren sige det samme og alternativet som også støtter forslaget

så er der faktisk et parti mere der støtter forslaget

at arbejde med i forhold til det her for vi kommer til at sætte det på dagsordenen igen fordi det er et helt konkret problem at mennesker risikerer at få en protese som ikke er egnet

konkret problem at mennesker risikerer at miste deres bpa ordning og dermed ikke længere kan passe deres arbejde det er logik for perlehøns

men det er først og fremmest for dyrt for de mennesker som det kommer til at handle om så

dansk folkeparti her i folketingssalen i dag jeg sender også en venlig tanke til de ordførere der har været på beslutningsforslagene før for det er gået noget hurtigere end vi

en god og grundig drøftelse af et udmærket forslag fra dansk folkeparti der pålægger regeringen at indføre lovgivning der sikrer indeksering af børnechecken for eu borgere i

helt konkret går forslaget ud på at danmark følger den østrigske lovgivning og indekserer børnechecken til børn der er bosat i en anden medlemsstat efter prisniveauet i det pågældende land

helt rimeligt det er regeringens meget klare holdning at hvis man arbejder i danmark

til leveomkostningerne i det pågældende land så langt er vi helt enige med dansk folkeparti det er ikke rimeligt at der skal ske udbetaling af en fuld dansk børnecheck hvis barnet bor i et land hvor den er tre gange

det er ikke rimeligt det er imidlertid desværre kunne man tilføje men sådan er det vurderingen at

de eu retlige ting vi

danmark har tilsluttet os så forudsætter det en ændring af forordning otte hundrede og tre og firs om koordinering af de sociale sikringsordninger hvilket de andre eu lande og europa kommissionen

få ændret eu reglerne danmark har været

via en habil indsats fra vores statsminister men desværre var aftalen afhængig af at briterne stemte for at blive i eu

tyskland irland østrig og nederlandene har regeringen forsøgt at påvirke forhandlingerne i rådet ligesom vi har påvirket

alliancepartnere erkende at hovedparten af eu landene er imod en indeksering og at det tilbud der blev givet til briterne

at være med i et fællesskab nogle gange må man acceptere at flertal træffer beslutninger som man er uenig i

i folketinget der har været tale om svære forhandlinger om forordningen det har resulteret i at det foreløbige udkast til ændring af forordningen som rådets formandskab og europa kommissionen havde forhandlet med europa parlamentet blev stemt ned af rådet i slutningen af marts derudover har europa parlamentet den attende

vi kan fra dansk side kun være tilfredse med at aftaleudkastet til revision af forordningen blev forkastet for det afspejler ikke de ændringer vi ønsker fra dansk side

også meget positivt at europa parlamentet ikke har fastlagt en holdning der binder et nyt parlament som sagt når vi nok ikke noget inden der

af forordningen og det giver muligheder for dansk påvirkning

hårdt for at danmark kan komme igennem med kravet om indeksering

østrig har som bekendt indført nationale regler om indeksering af deres børnecheck det er det der har inspireret dansk folkeparti til at

kommissionen har sendt en såkaldt åbningsskrivelse om en traktatkrænkelsessag til østrig det lyder alvorligt og det er det også det samme må også forventes at ske for danmark hvis vi indfører indeksering af børnechecken vi følger dialogen mellem østrig kommissionen tæt og hvis der i den forbindelse kommer nye argumenter for at indeksering af børnechecken kan være lovligt efter eu reglerne vil regeringen selvfølgelig undersøge til bunds om det giver grundlag for

indeksering af børnechecken i danmark sagt ligeud hvis man når frem til at det

gør i østrig er lovligt

fra den danske regerings side naturligvis gennemføre det samme i danmark så selv om det her er en sag af meget høj prioritet for regeringen

er vi nødt til at efterleve de regler der gælder efter eu retten alternativet er at melde sig ud af eu det

i storbritannien og det er bestemt ikke regeringens dagsorden men det er

må man tage konsekvensen af det og det må vi sige

så min konklusion kan regeringen desværre ikke støtte beslutningsforslaget om indeksering af børnechecken men jeg kan love forslagsstillerne og dansk folkeparti at vi vil kæmpe hårdt og indædt for at indeksering af børnechecken bliver muligt så vi følger som sagt hvad der foregår i østrig meget meget

skal man passe meget på med i perioden fra

første januar to tusind og nitten har danmark modtaget en hundrede og tyve åbningsskrivelser i traktatkrænkelsessager fra europa kommissionen cypern har modtaget to hundrede og ni og tyve frankrig en hundrede og tre og halvfjerds grækenland to hundrede og fem portugal to hundrede og tre spanien en hundrede og seks og

jeg kunne blive ved der kommer masser af de der åbningsskrivelser

er jo når der kommer en dom fra eu domstolen der må man bare sige at østrig jo anlægger en fuldstændig anderledes fortolkning

usagligt kriterium der er lagt til grund jævnfør tre nærmere specifikke eu

der er det bare vores opfattelse at vi har et

anlægger en anden fortolkning end den som det østrigske skatteministerium gør kunne

det ikke en fortolkning jeg har fundet på

den konklusion som jurister i centraladministrationen skatteministeriet justitsministeriet og vores specialudvalg som kigger

vurderer at vi lovligt kan gøre det man har gjort i østrig

at politikerne ville stå i kø ved håndvasken og sige

sådan som den juridiske forståelse er

gør i østrig

det er det regeringen har har valgt men jeg vil godt anerkende

er enige om at østrig og danmark er underlagt de præcis samme regler i forhold til eu

østrig har så anlagt en fortolkning der er væsentlig anderledes end den danske i danmark har

et kriterium allerede i dag hvor vi indekserer på baggrund af indkomst

ikke har et indekseringssystem i østrig kan skatteministeren ikke bare bekræfte at tilfældet er sådan

underlagt de samme regler 2 at vi indekserer i danmark

eu retligt gælder i østrig og i danmark men men det der er den afgørende forskel

der er altså bare en klar vurdering af og en klar advarsel fra ikke bare jurister i skatteministeriet men også i justitsministeriet og i resten

det kan man ikke kan man så udelukke at det er en forkert vurdering det kan man ikke men

til hvad den juridiske vurdering er det har regeringen valgt at gøre i den

og det har danmark jo heller ikke det er et samarbejde mellem lande

slags ting og indtil videre har danmark jo fået lov til både at have forbehold og undtagelser og

se pragmatisk på en række ting sverige har det samme og en række lande har det samme der er meget meget stor forskel på hvordan landene administrerer deres forhold til eu

ikke forstå ministerens slåen på tromme for at det her

diskutere hvad der kunne ske ved at blive smidt ud men jeg vil gerne sige at

hvorfor slår ministeren så meget på tromme fordi der kunne være en uenighed omkring det her med eu hvor alle vores forbehold eller undtagelser er større og mere omfattende

vil have sin frihed tilbage den beslutningskompetence

også nogle problemer i jeg tror bestemt ikke at man bliver smidt ud men sådan er det jo at

jeg synes ikke det er rimeligt at vi ikke kan få ændret de

regeringen kæmper for at få dem lavet om men sådan er det jo

også nogle fordele der følger med

personligt forstår jeg ikke hvorfor

på en række områder gået over til at et flertal i eu et stort flertal vel at

kan tryne et lille mindretal

tre aktive undtagelser vi har egentlig fire men den fjerde er jo ikke særlig aktiv

meget meget omfattende det er for eksempel om at indføre euroen det er for eksempel om at være

hvad i alverden er det ministeren tror kunne gøre at det

ved i hvad vi indfører det her alligevel fordi det er et fornuftigt forslag

er enige om at det er fornuftigt at gøre en indsats på det her område vi kan da ikke hele tiden sige at

okay det bøvl der er må vi jo tage og så er der sikkert også nogle fordele jeg mener at

og sige at hertil og ikke længere for

set i princippet ingen der skal i de her spørgsmål det er national lovgivning og derfor må må eu jo

befolkningen i danmark og folketinget

deponere noget af den beslutningskraft der kunne være i det her rum til til at være i eu

man vælge at gennemføre det alligevel men så risikerer man altså at få en dom som i sidste ende vil føre til at man skal

betale en frygtelig masse penge til de folk der så ikke

tror bare at det mest fornuftige er lige at vente og se hvad der sker i østrig og hvis

til rækken af ordførere og den første i rækken er herre peter hummelgaard thomsen

og tak for ordet formand også tak til

forslagsstillerne bag det her beslutningsforslag for at sige det meget meget klart vi er

mange mennesker men jeg kan alligevel konstatere at blandt alle de fremmødte i dag er der

at selvfølgelig bør det være muligt at indeksere børneydelsen

mange gode argumenter det første og synes jeg væsentligste gode argument og det er også det som forslagsstillerne har med i beslutningsforslaget er at vi har set en meget voldsom udvikling man kan stadig godt argumentere med at

indre marked og hvor stor en fordel den fri bevægelighed alligevel er men vi har set en meget eksplosiv udvikling

med ud af landet og vi tror at det

kun er en udfordring som vil blive ved med at vokse og vokse og vokse

ud fra en tanke om at den børneydelse skal være med til at finansiere de leveomkostninger der er i danmark ved at have familie og

fødevarer bleer og alle den slags

skal finansiere at man sender sine børn i daginstitutioner sådan at de bliver en integreret del af vores fællesskab når andre eu borgere som for manges vedkommende er glade for arbejder i danmark

det jo fordi leveomkostningerne er anderledes i rumænien eller polen eller littauen

jo er lige så væsentligt er at vi har set en lang række forskellige sager

har taget med ind i beregningen af udenlandske eu borgeres løn at der også er en

nogle af de sociale ydelser også med til

interessant som både den debat

det rent faktisk allerede nu er muligt inden for den graduering vi alligevel har af vores børneydelse at argumentere for at man også godt kan graduere

så den står mål med leveomkostningerne i udlandet

vigtigt for os at de ting vi vedtager her i folketinget er lovmedholdelige og lægger til grund

er i direkte modstrid med eu

på fornemmelsen at nogle af de anbefalinger der kommer fra centraladministrationen om

udfordre den lovgivning der er fra eu systemet

for at summere min min ordførertale op her en grundlæggende og utvetydig principiel opbakning til idéen om at graduere børneydelsen og et forslag om

som jeg kan høre og som jeg kan regne med

finder sammen om en beretningstekst der også pålægger regeringen at

være i strid med eu retten

jeg noterede mig faktisk specifikt

ordføreren gik i rette med eller potentielt gik i rette med centraladministrationens

får anledning til på et senere tidspunkt

at finde ud af om om det får nogen effekt

et valg hvor der jo er en

risiko for at herre peter hummelgaard thomsen

og dermed får mulighed for at manuducere centraladministrationen med

synspunkter men

hvis han ikke er overbevist om at den rådgivning som regeringen har fået fra centraladministrationen i den her sag er

at jeg forsøgte at gå i rette med den konkrete vurdering som der er og som ministeren også gav udtryk

nogle gange har oplevelsen af i andre sager også når

kristensen berth og jeg sidder i europaudvalget at der er nogle argumenter der er rene juridiske og så andre argumenter der er politiske og nogle gange har de to en en tendens til at blive blandet sammen også over for folketinget det er det jeg mener at

en fuldstændig granskning af hvilke muligheder

er der nogen som helst muligheder inden for den

tænkt os at vedtage ting i folketingssalen som vi ved

de vurderinger der kommer fra embedsmændene her i folketinget men jeg har selvfølgelig også respekt for de vurderinger der kommer fra de østrigske embedsmænd det er jo trods alt ikke en bananrepublik

jeg er bare lidt ærgerlig over at man fra folketingets side ikke tør udfordre systemet en lille smule

ud af at blive ved med at adressere det her i eu systemet der bliver det bare vanskeligere og vanskeligere at få gennemført en indeksering i takt med at flere og flere østlande kommer med i

og vi har set at der på ganske kort tid kan opnås enighed om synspunkter og principper som der ikke var enighed om i går

herre thomas danielsen som ordfører for venstre danmarks liberale parti

tak for det formand venstre er tilhængere af en indeksering af børnechecken det er ikke rimeligt at man kan hæve børnecheck på dansk niveau til udbetaling i et land hvor leveomkostningerne er en brøkdel af hvad de er i danmark og hvor lønningerne

er også tilhængere af at vi holder lov og ret og derfor stemmer venstre nej

sige at de er enige med os og heller ikke kan støtte forslaget

det må herre thomas danielsen jo selv ligge

venstre er jo i samme gruppe som de der partier i europa parlamentet så det er måske meget logisk at det også er tilfældet her på christiansborg lige i den her sag nå

bringes i orden dansk lov skulle bringes i overensstemmelse med eu retten og da

venstre så det at man her i folketingssalen ikke ville være med til at bringe reglerne om børnecheck i overensstemmelse med eu retten det betyder jo at vi

fra centraladministrationens side administrerer contra

i to tusind og femten var så skarpe i mælet på den her sag

nu når man selv sidder i centraladministrationen

være med til at gennemføre et forslag bare om indeksering

der bør være en vis samstemmighed mellem det man siger i oppositionen og hvad man gør

fordi vi netop kæmper for at man skal kunne lave en indeksering af børnecheken

side i forhold til den måde som venstre agerede på da venstre var oppositionsparti hvor man gik herned i salen og ikke ville være med til at bringe dansk lov i overensstemmelse med eu retten

nok klare når man selv fik regeringsmagten og så står vi nu hvor venstre har regeringsmagten med et beskedent forslag

ungeydelsen og så siger venstre nej det har jeg simpelt hen bare svært ved at forstå logikken i

folkepartis holdning i det her spørgsmål og østrigs holdning i det her spørgsmål og

er vores ambition at man skal kunne lave en indeksering af børnecheken fordi vi mener ikke at det er rimeligt at man skal have en så høj børnecheck og kunne trække den med hjem til lande hvor man har en væsentlig lavere

den næste i rækken er herre christian juhl

forslaget så vi endnu en gang kan få debatteret om børnechecken og eus indblanding i hvem der kan få danske velfærdsydelser enhedslisten har det klare princip at udlændinge der betaler skat her i landet skal have de samme rettigheder som danske statsborgere med hensyn til velfærdsydelser det er retfærdigt for hvis man har den samme pligt skal man også have de samme rettigheder

fornuftigt for danske lønmodtagere har ingen interesse i at vi får et b eller et c hold

og arbejdsvilkår på hele arbejdsmarkedet

modstandere af at de optjeningsprincipper som de borgerlige har indført for at få ret til børnefamilieydelser og børnetilskud skaber forskelsbehandling over for tredjelandes borgere det rammer det rammer flygtninge som i forvejen har meget lidt at leve for og det går ud over børnene enhedslisten har også det princip at danske velfærdsydelser som hovedregel skal nydes her i landet med enkelte fornuftige undtagelser som at kunne tage ydelser som folkepension førtidspension og su med til udlandet i begrænsede perioder det princip burde også gælde børnecheck og børnetilskud det er faktisk også det der står i loven hovedreglen er at man kun kan få udbetalt disse ydelser hvis børnene opholder sig her i landet eu har bare bestemt noget andet eu har bestemt at disse og andre ydelser skal kunne tages med til andre lande oven i købet uden at

skele til de store forskelle der er i leveomkostningerne vi synes at

være hvis danmark trodser eu og fastholder

børnechecken er som hovedregel til børn der opholder sig her i landet selvfølgelig uanset børnenes nationalitet

konstateret og nu kommer df så med et forslag om noget

skal den reguleres i forhold til leveomkostningerne i det

det er rimeligt og det mindsker også risiko

dansk børnecheck bliver brugt som middel til at lokke østeuropæiske arbejdere hertil på lave lønninger

børnecheck dækker resten i dag er en dansk børnecheck jo mindst dobbelt så meget værd som børneydelsen i de østeuropæiske lande det vil selvfølgelig blive brugt af grådige danske virksomheder til at give østeuropæerne mindre løn hvad faos har påvist at de får

også med på at vi skal trodse eu og gennemføre det uanset hvad kommissionen siger vi får aldrig gennemført sådanne ændringer

er klar til at tage kampen om det

også fint at østrig har taget handsken op

opholder sig i et land hvor leveomkostningerne er højere end i danmark som for eksempel norge

skal der skrues op for den det andet er at det er samme sats uanset børnenes nationalitet danske børn der opholder sig i andre eu lande skal også have indekseret deres børnecheck

forslag her i påsken kunne give det indtryk at det kun var rumænske børn der ville få indekseret deres børneydelser og det går selvfølgelig ikke men som sagt er vi positive vi vil bare gerne være sikre på

hvad forslaget betyder på de to punkter jeg har nævnt her

jo ikke så tit man står her som liberal alliance og kan erklære sig helt enige i det som socialdemokratiet siger

men vi er også enige i at det virker mærkeligt at stemme noget igennem som man ved er

vi også er trætte af at høre

at vi mener det her og vi vil arbejde for det her

det er jo efterhånden det vi har sagt

men vi synes måske også at vi skal til at finde ud af hvad der egentlig ske med det her hvad der skal ske andet end bare at sige at

er det nok der vi ligger

den valgkamp som ingen andre kan huske nemlig den i to tusind og femten

i hvert fald ud af i dag da jeg var ude på aurehøj gymnasium der var ikke så mange der kunne huske den valgkamp i to tusind og femten men men noget af det jeg kan huske fra den

at liberal alliance slog sig op på at det var partiet der ville gøre tingene på en ny måde

har vi så set sådan de sidste fire år hvis man gerne vil gøre tingene på en anden måde end man er vant til her på christiansborg så kunne man jo støtte det her forslag så kunne man jo lægge til grund at den vurdering der har været i østrig

det jeg savner lidt er lidt mod og mandshjerte og

i bulgarien hvis man nu har tre børn i bulgarien og får børnecheck til dem

en børnecheck altså kan liberal alliance ikke lige mande sig lidt op og så trykke på den jaknap her så man kan se at her i ellevte time gør man tingene på en lidt anden måde

at gøre noget andet end det man altid gjort hvis man ikke har fået succes med det man altid har gjort men man skal også gøre det der er klogt og er det klogt at

en retssag ved domstolen det er jo det der er vores udfordring og det er jo det vi forventer østrig vil blive

hvad vi vil stemme hvis det her bliver genfremsat men lige nu

være klogt at gøre det her selv om vi er enige i at det burde man gøre

som ordføreren selv er inde på har det her mantra

tykke mure og vi bliver ved med at have den her debat der er intet intet der tyder på at vi kan flytte noget som helst i eu regi vi har en kommissær marianne thyssen der nærmest mener vi er gale fordi vi overhovedet kunne finde på at forestille os at

gangbart i eu systemet jeg synes bare man skal følge dem der er modige i den her sag og det mener jeg østrigerne er

med forslagsstillerne vi er fuldstændig enige vi er bare ikke enige i at vi skal gå den

men vi er fuldstændig enige i at det er vanvittigt

det her blive ændret i eu for som ordføreren selv er inde på kommer der flere og flere østeuropæiske lande med og de har ikke en interesse i at gå den anden vej nu kommer der et ep

så har vi jo store forhåbninger til at det så ændrer noget

jeg havde lige et kort øjeblik glemt at venstre skulle hilse fra halvdelen af folketingets partier

kom turen lidt hurtigere til mig end jeg lige umiddelbart havde

vores beslutningsforslag om at indeksere børnechecken

der i folketinget ikke rigtig har vist sig noget flertal for at støtte vores forslag og følge østrig det var jo

som jeg også var inde på i et af mine spørgsmål

tusind og femten jo faktisk den at et flertal her i folketinget nægtede at bringe nationale danske regler om

tildeling af børnecheck i overensstemmelse med

vi står altså dermed i dag i en situation hvor danske myndigheder administrerer contra

fordi eu borgere ikke omfattes af det optjeningsprincip som ellers er indeholdt

være bosiddende i danmark for at have ret til børnecheck som også er indeholdt i den udgangspunktet for lovgivning om tildeling af børnecheck er er nemlig at man optjener ret til den når man har haft bopæl eller beskæftigelse i det danske rige i seks år inden for de seneste ti år forud for den periode udbetalingen vedrører østrig har som det fremgår af beslutningsforslaget truffet beslutning om at børnecheck til børn bosiddende i andre eu lande skal indekseres så udbetalingen afspejler de reelle leveomkostninger i det pågældende land det er den østrigske opfattelse at loven er i overensstemmelse med eu retten idet forskelsbehandlingen jo alene er forbudt i eu når der er tale om et usagligt kriterie

vi allerede eu borgere når det gælder retten til børne og ungeydelse

har en person i husstanden en årsindkomst på over syvhundrede og toogfirstusindsekshundrede

reduceres børne og ungeydelsen med to procent af det beløb topskattegrundlaget overstiger syvhundrede og toogfirstusindsekshundrede kroner med det vi i dansk

at hvor man kan nedsætte børne og ungeydelsen som følge af

skal man naturligvis også kunne nedsætte børne og ungeydelsen som følge af lave leveomkostninger derfor er det også vores overbevisning at danmark vil stå endnu stærkere end østrig over for eu domstolen i tilfælde af et sagsanlæg mod danmark for at gennemføre indeksering fordi vi altså allerede i vores lovgivning indekserer børnechecken efter indkomst der er efter vores opfattelse slet ingen grund til at afstå fra at følge det østrigske eksempel det absolut værste der kan ske er at dansk lovgivning underkendes af eu domstolen og det ville jo i så fald ikke være første gang

mener vi at vi skal turde udfordre eu lovgivningen ellers kommer vi ingen vegne der har i årevis været forhandlinger om revision af forordning otte

skridt nærmere en mere rimelig tilgang til spørgsmålet om eu borgeres ret til velfærdsydelser i danmark det kan ganske enkelt ikke være rigtigt at danske skatteydere skal understøtte rumænske eller bulgarske børn med en børnecheck der svarer til en månedsløn i de lande for dermed er danske skatteydere

erfaringer fra tyskland har i øvrigt dokumenteret omfattende snyd med børnechecken blandt rumænere og bulgarere i byerne

danmark idet kontrolmulighederne jo er begrænset i dansk folkeparti mener vi at det er vigtigt med ret og rimelighed og der er ingen ret og rimelighed i at udbetale børnecheck til børn der aldrig har været i danmark og som har langt lavere leveomkostninger end her derfor vil vi kraftigt opfordre partierne til at genoverveje deres stillingtagen til forslaget så vi kan stå side om side med østrigerne og være med til at udfordre eu systemet

er forhandlingerne sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til europaudvalget

tak for ordet vi skal i dag behandle et beslutningsforslag fra sf beslutningsforslaget er todelt første del pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag om et nedskæringsstop i ældreplejen med virkning fra

og tre og tyve anden del pålægger regeringen at kompensere kommunerne for væksten i antallet af ældre regeringen kan ikke bakke op om forslaget det er der en række forskellige grunde til som jeg nu vil komme ind på i min tale indledningsvis

gerne slå fast at det er vigtigt både for mig som ældreminister og for regeringen at ældre får en værdig pleje og omsorg men at pålægge kommunerne et nedskæringsstop strider imod tanken

der jo ellers er bred opbakning til her i folketinget

er det den enkelte kommune der skal sikre en god og hensigtsmæssig

tager hensyn til borgernes ønsker og de lokale behov

har frihed til at beslutte hvordan man i kommunen bedst løser de opgaver som kommunen skal varetage for eksempel på plejehjemmene og at den enkelte kommune lokalt må stå på mål for sine prioriteringer på området over for sine borgere i regeringen synes vi det er fornuftigt at det er kommunerne som har til opgave at tilrettelægge en ældrepleje

forhold og ønsker det er ikke noget der skal dikteres fra christiansborg det er nu engang ude i den enkelte kommune

ældreområdet en milliard kroner årligt fra to tusind og seksten og frem med finanslovsaftalen for to tusind og sytten blev der afsat tre hundrede og firs million kroner årligt

og den enkelte beboer er selv med til at bestemme hvordan den halve time skal bruges med finanslovsaftalen for to tusind

eller opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere derudover blev der afsat tres million kroner årligt til aflastning af pårørende og tres million kroner årligt til at understøtte kommunernes arbejde

en værdig død ældreområdet var altså med to

sammen med dansk folkeparti afsat i alt seks hundrede og

million kroner i to tusind og nitten til to og tyve

kommunernes arbejde med bekæmpelse af ensomhed og i forhold til kommunernes rekrutteringsudfordringer samtidig har vi øget kommunernes aftalte serviceudgifter så de i denne valgperiode

to milliard kroner

s ledede regering i sidste valgperiode faldt med knap tre

om at lade udgifterne følge demografien når nu sf selv støttede de socialdemokratisk ledede regeringer ja sågar var en del af regeringen i flere af årene hvor kommunernes aftalte serviceudgifter altså faldt regeringens prioriteringer af ældreområdet sammen med dansk folkeparti har været med til at sikre at ældreudgifterne per borger på fem og tres år eller derover

nogenlunde på samme niveau i perioden to tusind og tolv til

og jeg tror på at kommunerne kan lære af hinanden til gavn for de ældre for der er jo heldigvis også mange kommuner der gør det godt og mange ældre der er glade for den hjælp de modtager det synes jeg er vigtigt at vi husker på regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget det skyldes som jeg har været inde på at vi i regeringen sammen med dansk folkeparti allerede har prioriteret området og i forbindelse med forespørgslen

blev der som bekendt også vedtaget en opfordring til at der ved årets økonomiaftale med kl målrettes flere midler til ældreområdet som jeg har været inde på mener vi i regeringen samtidig at det er hensigtsmæssigt at fastholde et kommunalt selvstyre hvor det er den enkelte kommune der lokalt tilrettelægger ældreplejen eftersom det er

der kender deres borgere og disses behov bedst afslutningsvis vil jeg gerne understrege at ældreområdet er helt centralt for regeringen og for mig som ældreminister det er afgørende at de ældre der hver dag er afhængige af hjælp oplever en god og værdig ældrepleje tak

beslutningsforslaget jeg tænker at vi begge to kender til en hverdag

har den samme definition af hvad værdig ældrepleje er

set bare om at sikre at vi i takt med at der kommer flere ældre sørger

for at der tilsvarende er flere penge hvis ministeren har ret i

at man kun har kompenseret for halvdelen af de flere ældre

behov for hjælp så hvis jeg nu anerkender

vil gerne gentage

det velfærdsområde som blev prioriteret højest nemlig med to

har regeringen nu hævet med to milliard kroner

den tidligere regering med den krise som vi også stod i på det tidspunkt jeg

er større visioner i at prøve at tænke på fremtiden

kommer jo ikke ud og skifter ble eller hjælper folk i bad eller sørger for at folk kommer ud i fri og i praksis sparer man ude i ældreplejen så bare spørge ministeren mener ministeren at der er penge nok i ældreplejen til

med kommunerne udtalte kls

vil gerne sige til fru kirsten normann andersen at selvfølgelig skal vore ældre have den pleje og omsorg de har behov for og det er meget meget vigtigt at vi netop husker på det jeg kan da også godt blive bekymret når jeg for

ser at en kommune foreslår rengøring hver femte uge og ingen gulvvask men

denne regering sammen med dansk folkeparti prioriteret ældreområdet og det er jeg rigtig glad for for det er

flere ældre kræver det selvfølgelig også flere penge

flere plejehjem og kender til ældreplejen og kender også til den debat og udvalgsbehandling som vi har i folketingets sundheds og ældreudvalg hvad er ældreministerens eget indtryk nu efter den her periode som som ældreminister

mødt så mange glade og tilfredse borgere og jeg kan jo også se på den sidste brugertilfredshedsundersøgelse

med den hjælp de får hvad enten det drejer sig om i hjemmeplejen eller på plejehjemmene så jeg er så glad for at vi ser mange positive ting det betyder ikke

ikke også har hørt om ting blandt andet

har vi jo talt om også fru julie skovsby

der aldrig er gulvvask og rengøring hver femte uge

at der var penge nok

jeg lodret uenig i det er slet ikke min vurdering det er ikke min vurdering at pengene rækker

ældreministeren siger

at der er engagerede medarbejdere det er jeg enig

vi ved at ikke et år efter at herre lars løkke rasmussen satte sig i statsministeriet har man tilført nok penge i forhold til det demografiske træk er det virkelig ældreministerens indtryk og vurdering at der er penge nok i de enkelte kommuner

tilført fordi netop regeringen fra to tusind og elleve til femten nedskar kommunernes serviceramme med tre

milliard kroner vi har har givet rigtig mange penge til de ældre og ældreområdet fordi vi ved at der kommer flere ældre og jeg må jo også sige at det er

ligger på samme niveau i to tusind og sytten som de gjorde i

hul på ordførerrækken og den første i den række er netop fru julie skovsby

værdig ældrepleje er et emne som vi ofte debatterer her i folketinget

debatten foregik her i salen var anledningen dansk folkepartis hasteforespørgsel om prioritering af ældreplejen i kommunerne oven på en vive rapport

at andelen af svage ældre som modtager hjemmehjælp næsten er halveret siden to tusind og syv

igen temaet er det samme nedskæringer i ældreplejen

det fortæller mig at mange af folketingets partier deler socialdemokratiets bekymring over at ældreplejen i disse år er under massivt pres selv om regeringen ganske vist har afsat flere penge til ældreområdet har de ikke afsat nok til at følge med det stigende antal ældre

overtog nøglerne til statsministeriet har regeringen underfinansieret velfærden med næsten fem milliard kroner det er rigtig mange penge der hvert år mangler til velfærden og

det kan også mærkes på ældreområdet

sager som dem om esther fra assens kommune einar fra helsingør kommune har fyldt i medierne og peger på at vi har nået smertegrænsen for hvad vi kan være bekendt at tilbyde vores ældre medborgere jeg tror det er tydeligt for enhver at kvaliteten af vores pleje og omsorg mange steder simpelt hen er blevet for uværdig det er stærkt bekymrende for som min partifælle fru astrid krag sagde ved den sidste debat

der betyder allermest for danskernes tryghed

i to tusind og seksten viste en undersøgelse at mere end hver fjerde dansker over halvtreds år lægger penge til side så de selv kan betale for en hjemmehjælper når de bliver gamle den nye rapport fra vive tyder på at de mennesker der i to tusind og seksten lagde penge til side til privat hjemmehjælp havde en god grund til at være bekymret for deres fremtidige velfærd hvis vi når dertil at man bliver nødt til at betale af egen lomme eller forsikre sig for at få den hjælp og pleje man har behov for

som er hele grundlaget for den danske velfærdsmodel velfærdsmodel

som samtidig skaber den tryghed der er indbegrebet af at leve i danmark nemlig at man som borger der betaler sin skat også kan regne med at man

det vil være en falliterklæring for vores velfærdssamfund

danmark skævt hvis det kun er dem

sådan skal det ikke være i danmark derfor er vi i socialdemokratiet også helt enige med forslagsstillerne

at nedskæringerne i ældreplejen skal stoppes

hvor der ikke kan skæres mere i ældreplejen uden at det går hårdt ud over værdigheden i plejen og omsorgen for de ældre fortsætter regeringen fortsætter nedskæringerne også hver gang der bliver to ekstra

vil regeringen groft sagt kun betale for den

vil vi gå en anden vej hvor vi har råd

når der i de kommende år heldigvis

kan følge med det stigende antal ældre i vores samfund

har fundet den bedste model for hvordan vi sikrer det

ikke helt sikre på og derfor opfordrer vi til at vi i udvalget sætter os ned sammen og forfatter en beretning som skal sikre at der også i fremtiden vil være penge nok til værdig ældrepleje jeg skal hilse fra de radikales

lotte rod og sige at de støtter ideen om en beretningstekst i udvalget tak for ordet

der er korte bemærkninger fru karina adsbøl

tak til ordføreren for ordførerens tale

en værdig ældrepleje og det har vi også kæmpet for i dansk

mig at høre den socialdemokratiske ordfører om ordføreren har tænkt

skal have en fair udligningsreform og det kan også være der skal ske nogle justeringer

er det vigtigt at vi sætter velfærden først og når vi siger det

mener vi at pengene skal følge med

og dermed også sagt

at bruge på velfærd penge der altså ikke kan bruges til skattelettelser

det er der er situationen i dag

budgetloven og udligningsreformen er det vigtigt for os at vi får kigget på den kommunalreform der blev lavet i to tusind og syv

førte til en centralisering

sammenhængen er

faktorer er vigtige for os

en tidligere regering også lavede en en skattereform i to tusind og tolv og det var

sådan og det skal man jo huske på når man kan man sige er efter andre partier at den tidligere regering tog

to milliard kroner fra kommunerne og gav til selskabsskattelettelser men det glemmer man lidt

bare er vigtigt at huske der er jo mange der godt kan huske at den tidligere regering

gav skattelettelser så man skal passe på med ikke at

med sten når man selv bor i et glashus

kommunernes økonomi er jo at vi får set på den strukturreform kommunalreform som sidste gang blev lavet af den nuværende statsminister nu har man jo så sammen med dansk folkeparti lavet en aftale om at lave endnu

som får stor betydning for kommunernes økonomi i

udligningen mellem kommuner og kommunal medfinansiering

der er råd til velfærden i fremtiden

den nuværende statsminister satte i søen og som jo altså har betydet en centralisering men som måske også har betydet en forringelse

velfærdsniveauet netop i ældreplejen

jeg synes det er så imponerende at man kan stå og holde den tale uden at få helt røde kinder

og uden at ens næse vokser hvis man nu skal kigge på hvad socialdemokratiet gjorde da

regering vi taler ikke om halvfjerdserne eller firserne

den forrige regering det den regering der var lige før den regering

der blev skåret tre

var fru kirsten normann andersen der sagde tidligere at nu skal vi tale om fremtiden og det synes jeg

skal men jeg vil også gerne tale om

jo udfordringer med at komme ud af den økonomiske krise

som jeg henviser til når jeg siger

hellere vil tale om fremtiden end om

at socialdemokratiet gør det

der blev vi jo skåret år

hvorfor skulle vælgerne dog tro på at man ikke bare vil gentage succesen

synes jeg venstre skulle tale om fremtiden

er det jo sådan at vi i dag har råd til at dække

det demografiske træk

det ønsker vi vi ønsker at pengene skal følge med

for at pengene følger med men lidt som en opfølgning på fru karina adsbøls spørgsmål tænker

enig også med ordføreren i at der godt

er jo ikke nogen af os der har lyst til bare at hive penge op af lommen på borgerne så det bliver måske også et spørgsmål om at prøve at tænke en lille smule anderledes om det er budgetlov eller det er udligning kunne også være et spørgsmål om at tænke i lidt mere langsigtede løsninger hvor man også tænker i dynamiske effekter for eksempel

hvis vi for eksempel havde sørget for

til borgerne og den tilstrækkelige hjælp i hjemmet og vi kunne også vælge at prioritere

institutionerne altså på plejehjemmene og

i hjemmeplejen frem for for eksempel køkkenpuljer og videnscentre

altid prioritere hænderne først og de andre løsninger efterfølgende

bare høre om socialdemokratiet måske også kunne se det som en mulighed for at finde pengene

kan findes et eventuelt flertal for det

vi får dækket det demografiske træk det

så det skal vi gøre så er det også en vigtig opgave for os

den tidligere kommunalreform fra to tusind og syv og får evalueret økonomien i den set i forhold til serviceniveauet for hvad har det betydet for den borgernære velfærd en udligningsreform er også en bunden opgave når det er sagt skal vi også se på hvordan vi kan

vi får fjernet noget af det bureaukrati der er i dag og brugt

at vi sagtens kan diskutere modellen og at vi ikke kan diskutere behovet så blot håndslag på at

ressourcer der skal bruges til ældrepleje før vi prioriterer alt det andet

til at prioritere allerførst

set på andre ting

vi helt enige med forslagsstillerne i at

skal der også sættes flere penge af til opgaven rigtig mange ældre lever længere i dag og klarer sig godt men når man så endelig har brug for hjælp

et samfund som står klar til at hjælpe der har det været beskæmmende at se de frygtelige sparekataloger nogle kommuner

alle de andre skrækkelige eksempler det stiller også nogle krav til vores byrådsmedlemmer

også at finde flere penge og det har vi jo i øvrigt

har prioriteret ældreområdet i de finanslove

også gøre fremadrettet i en tid hvor vi ser at der kommer flere og flere ældre samt flere demente og et større pres på vores ældreomsorg

er det ubegribeligt for mig som folketingsmedlem men også som tidligere ansat i hjemmeplejen at man i nogle kommuner kan vælge at skære i ældreplejen og så er det at jeg faktisk drømmer mig tilbage til nitten ni og halvfems da jeg startede i hjemmeplejen

vi faktisk mere tid ude hos de ældre vi lavede faktisk også mad sammen med dem jeg lærte faktisk

også at stege fasaner derfor kan jeg godt forstå den tanke der har fået sf til at fremsætte det her beslutningsforslag

lægge en bund under hvor meget man

det rettelig hører under kan man sige økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne

vi skal også have kigget på en fair udligningsreform det er der behov for og vi skal også

er som den skal være trods store prioriteringer på ældreområdet

mere på området vi har behov for at der holdes en hånd under ældreområdet så der er gode takter i beslutningsforslaget men vi mener at det er noget vi skal forhandle og at det er noget vi skal forhandle i finansloven

der skal prioriteres så tak til forslagsstillerne for beslutningsforslaget som vi er helt enige i intentionerne i det er et vigtigt område som dansk

at lave blomkålsgratin og forloren and da jeg selv arbejdede i

arbejdet i hjemmeplejen i en tid hvor der var tid til at jeg kunne gå fra til

at spille fodbold med en meget gammel dement

hvor stor værdi det har at man faktisk kan nogle andre ting også

at dansk folkeparti ikke støtter forslaget eller principperne om at vi skal følge den demografiske udvikling

at budgettet følger med en til en i takt med at flere ældre får brug for hjælp

der kompenserer vi kun halvdelen af det flere antal af ældre som har brug for hjælp

økonomien følger med den demografiske udvikling

midler på området og det har vi gjort i alle de finanslove vi har været med til så hvis regeringsmagten skifter og det ved vi ikke så er dansk

helt klar til at sætte sig ind ved siden af andre partier

flere midler til ældreområdet og også i forhold til

må jo sætte os omkring bordet men men jeg tænker at det er noget

at sikre det her område

og det kan man jo tage hele vejen rundt også i forhold til den debat

gjort tidligere var sf det eneste parti der stemte for det så jeg sidder jo her og glæder mig over at der måske efterhånden kan tegne sig et flertal og det vil vi jo kunne skabe allerede nu socialdemokratiet har tilkendegivet at de ønsker at budgettet skal følge den demografiske udvikling

og sf

være slut med besparelser på ældreplejen

det nok med at blive ved med at skære på ældreplejen nu har vi set

og nu skal det have en ende vil

i forhold til nogle kommende finanslovsforhandlinger i dansk folkeparti har vi kæmpet for at

afsat flere midler og vi har fået afsat afsat flere midler til ældreområdet

det er jeg utrolig glad for at at vi har fået gennemført også trods det at den nuværende regeringen gik

ved forhandlingsbordet og vi vil fortsat arbejde for ældreområdet

om dansk folkeparti ønsker at vi i udvalget sætter os sammen og og forfatter en

man skal også være lidt realistisk i forhold til hvad

men jeg kan i hvert fald sige

side at ældreområdet er noget dansk folkeparti prioriterer

så har den socialdemokratiske ordfører i hvert

så mange af os herinde der ved det med med valgdatoen

er muligt at vi kan sætte os sammen i udvalget

dansk folkeparti så gøre det altså hvis vi kan nå at få et udvalgsmøde og der kan skrives et udkast til en beretningstekst er

til at kigge på om der er noget vi kan gøre

efter et valg det må vi jo se vi må bare også være realistiske

i forhold til tidsperspektivet for det her

derfor kan vi godt kigge på om vi kan lave noget der ligger jo allerede en vedtagelse

mange tak for det en værdig ældrepleje med tid til omsorg båret af varme hænder og højt kvalificeret personale er en klar og vigtig prioritet for os i venstre og det manglede da også bare når socialistisk folkeparti med beslutningsforslaget her i dag ønsker et såkaldt nedskæringsstop i ældreplejen som

jo står i overskriften til beslutningsforslaget så er det

rigtig ved om man skal grine eller græde for sandheden er jo at denne regering på alle måder både har løftet prioriteret og sikret en værdig ældrepleje

det kan være svært at huske vi skal fire år tilbage i historien

dengang blev der skåret i den kommunale økonomi og lad mig komme

eksempel størrelsen på den kommunale serviceramme har betydning for hvor mange penge kommunerne kan bruge på for eksempel pædagoger og pasning i børnehaver eller social og sundhedsassistenter og omsorg på kommunens plejehjem og under den tidligere

skar man tre en halv milliard kroner i den kommunale serviceramme og

omvendt har denne regering med venstre i spidsen valgt at løfte den kommunale serviceramme med mere end to milliard kroner og det betyder altså at man i kommunerne nu igen kan prioritere midler til for eksempel daginstitutioner skoler

har regeringen sammen med dansk folkeparti igen og igen med blandt andet finanslovene løftet ældreområdet

jeg nævne værdighedsmilliarden jeg kunne nævne klippekort til plejehjemsbeboerne til en en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen

finansloven for to tusind og atten var ældreområdet det velfærdsområde som blev prioriteret med det højeste løft på samlet to

der blev for eksempel afsat penge til flere varme hænder aflastning af pårørende og midler til at understøtte kommunernes arbejde med en værdig død så når socialistisk folkeparti ønsker et nedskæringsstop i ældreplejen

det har vi jo gennemført nedskæringer var en del af den tidligere regerings dagsordenen så man kommer lidt sent

og det undrer mig da også at socialistisk folkeparti dengang ikke satte hælene i da man altså selv sad i regeringskontorerne socialistisk folkeparti nævner så i bemærkningerne til

stigningen i antallet af ældre og det er en reel problemstilling at vi i de kommende år

mange flere ældre frem mod tredive kan vi forvente omkring tohundrede og tredivetusind flere ældre og det er selvfølgelig glædeligt at vi bliver ældre og ældre men det stiller altså også nogle store krav til at vi som samfund er gearet til både at sikre nødvendige omsorg

rette behandling til de mange ældre kronikere som vil have et behandlingsbehov regeringen og dansk folkeparti har allerede med forslaget til en ny sundhedsreform taget det første vigtige skridt mod at sikre mere nærhed og bedre sammenhæng i det danske sundhedsvæsen nye topmoderne sundhedshuse spiller en helt central rolle i det nære sundhedsvæsen for det det har stor betydning for vores ældre at man for eksempel ikke skal ud og køre lange ture

vive har for kort tid siden offentliggjort en rapport den viser

at hjemmehjælpen til praktiske opgaver over tid er blevet mere målrettet til de ældste og de svageste og det giver umiddelbart god mening men det er også afgørende at holde fast i at pleje og omsorgsbehov skal afgøres efter individuelle behov og ikke kun på baggrund af en given kommunal kvalitetsstandard

som af den ene eller den anden grund er udfordret på for eksempel rengøringsstandarder så hænger det jo blandt andet sammen med den

medfinansiering og derfor er vi fra venstres side glade for at sundhedsministeren har reageret og på opfordring af kommunernes landsforening kl har fastfrosset de kommunale budgetter så der er skabt ro indtil vi har fået afdækket hvor

fra venstres side vil jeg også gerne klart og tydeligt tilkendegive at vi også fremadrettet vil prioritere ældreområdet vi har hvert evig eneste år siden valget i to tusind og femten prioriteret og løftet ældreområdet blandt andet gennem finanslovene som vi har forhandlet med dansk folkeparti og det arbejde

hvordan socialistisk folkeparti så vil sikre økonomi til de forslag som indgår i beslutningsforslaget her

råderum men hvis vi ser blot får år tilbage

jo altså under thorning regeringen ganske pauvre år

socialistisk folkepartis ønske om et nedskæringsstop nedskæringsstop klinger ærlig talt lidt hult

til at sige at hvis regeringen påtænker at fortsætte med den nuværende fremskrivning som man har haft i de sidste fire år også efter et valg så er det jo lige præcis der hvor man får brug for en ny regering for regeringen har kun fremskrevet budgetterne i ældreplejen med halvdelen af det som demografien faktisk tilsiger

fik kommunerne kun penge til den ene det betyder helt konkret at kommuner nogle steder er nødt til skulle at spare men det betyder også med henvisning til en anden vive rapport at forholdsvis flere og flere ældre faktisk oplever at de ikke får den hjælp som de selv synes de har brug for til personlig pleje til rengøring til praktiske opgaver mener regeringen seriøst mener venstre seriøst at

tilskrevet budgetterne på i ældreplejen i dag er tilstrækkelig også i forhold til fremtiden

helt hvorfor noget som helst skulle blive bedre med en ny regering

der tyder på og sporene skræmmer om jeg så må sige

gå tilbage til en fuser i den tid hvor sf sad i regeringskontorerne blev der skåret

jeg har stået her på folketingets talerstol og sagt at vi

prioritere ældreområdet fremover der kan blive nogle udfordringer det er fuldstændig rigtigt vi bliver ældre og ældre

nødvendigt at vi bliver på arbejdsmarkedet længere og længere

sf egentlig mener om om det men altså der er nogle udfordringer af demografisk

karakter og det må vi jo tage hånd om der må jeg bare sige

hvad folk siger men

hvad de har gjort i den tid vi har siddet og haft magten har vi altså tilført flere penge til kommunerne i den tid hvor ordføreren fra sf sad i regering blev der skåret det

overtog efter en anden venstreregering men demografien ændrer sig

i forhold til ældreplejen og vi har vidst det rigtig længe det bliver kun værre indtil

to tusind og otte og tyve måske

eller om vi rent faktisk vil prioritere de ressourcer der er nødvendige for at man kan give folk bare en anstændig ældrepleje hvis regeringen og venstre ikke vil være med til at sikre at budgetterne kan følge med den demografiske udvikling så er situationen én nattevagt til tres borgere fordelt på tre etager også i fremtiden og det synes jeg er for tarveligt

og sikre at området får tilført midler

man sikrer en regering som kan sikre det og der synes jeg at

nogle gode takter man kan altid

der er kommet flere penge mens vi har haft magten

blev der altså skåret men vi vil meget gerne prøve om vi kan lave nogle ting sammen efter et valg hvor vi forhåbentlig genvinder regeringsmagten

regeringsperiode som nu er

hvor behovet for øget offentligt forbrug

er blevet dækket anerkender ordføreren det

penge og jeg anerkender også at der i samme tidsrum

man kan opgøre de her ting på mange måder det er jo heller ikke ligegyldigt om man kigger på antallet af ældre på 65

situationen ændrer sig jo også vi ser nogle store årgange der kommer ud og som ikke har så stort et plejebehov derfor skal vi passe meget på med at kigge på tingene sådan alt for for primitivt men jeg anerkender bestemt at kommunerne har nogle udfordringer og det er derfor vi har tilført området

ja der er tilført flere penge men det er jo ikke penge nok og det er jo derfor vi siger at det demografiske træk

mens venstre har siddet med regeringsmagten

jeg nødt til at gentage spørgsmålet anerkender man de tal der ligger fra finansministeriet som beskriver det demografiske træk anerkender man at

mens venstre har haft regeringsmagten

ting der kommer fra finansministeriet så tror jeg at jeg får en meget utilfreds

ikke sådan at der blev færre ældre da

tilført området flere penge

sig endnu flere penge det kunne man givetvis men det må trods alt være rart som kommune

få flere penge til at løse en opgaven frem for at få

sfs side med hvor mange penge den ene kommune ville få og den anden kommune ville få og den tredje kommune

og vi kunne bare se at nej vi fik ikke flere penge vi fik færre penge nu er situationen en anden nu får vi flere penge

det er meget en debat om hvem der har givet nok og og hvem der ikke gav nok i den seneste periode og

der er jo ifølge de seneste tal et råderum på fire og tyve milliard

og fem og tyve og ordføreren hev en enkelt sætning ud af vives rapport som fik det til at lyde

der ikke rigtig var nogen problemer med det

godt tænke mig at høre om ordføreren er tilfreds med den måde

de mange dygtige medarbejdere der er ude på vores plejehjem vores hjemmehjælpere

i store træk en ældrepleje som vi sagtens kan stå på mål for og som vi godt kan

men det er det samme som at der ikke sker ting rundtomkring i kommunerne som kunne være bedre ingen tvivl om det så nej vi kan godt løfte

er jo også det vi har prioriteret altså vi

penge og mange af de her udfordringer kræver flere medarbejdere men meget af det handler altså også om at man for eksempel gør tingene bedre at man for eksempel

benytter sig af leanmodeller til at

arbejdsgangene på plejehjemmet det er noget vi har stor succes med på

medarbejderne bruger tiden fornuftigt og ikke

drøner frem og tilbage og løser praktiske opgaver som kan løses mere effektivt

og at vi skal tænke i nogle nye måder at

der hed at man kunne visiteres til noget socialt for eksempel der er jo nogle mennesker der bare er ensomme og bliver syge af det så

om penge det handler også om nogle kulturelle ændringer der skal være men er det ikke rigtigt at der

fem og tyve hvis man ikke bruger det på andre ting

også derfor vi har sat flere penge af til området de seneste fire år

hvordan man bruger pengene har man eksempelvis et højt sygefravær er det jo ikke noget de ældre på nogen måde har gavn af

en sosu assistent ligger derhjemme og er syg det er jo noget af det man skal tage fat på at få nedbragt sygefraværet og der er en række praktiske opgaver som man kan effektivisere og gøre smartere og gøre hurtigere

man kan få frigjort mere tid til netop den omsorg som jo er det der er det allervigtigste ude på vores plejecentre

af den socialdemokratiske ordførers spørgsmål at jeg også fik lyst til

et gavmildt parti i hvert fald når socialdemokratiet er

vil bare spørge venstres ordfører om venstres ordfører kan bekræfte

år socialdemokratiet havde regeringsmagten

penge med til det demografiske træk og

have et løft og har fået det i de her år

vi jo gerne fortsætter fra dansk folkepartis side tror ordføreren

den positive udvikling der har været i de seneste år

som er de to regeringsperioder vi har med at gøre den tid hvor vi har

regering og den tid hvor socialdemokratiet sad i spidsen for regeringen blandt andet sammen

har været et demografisk pres i begge perioder men i den periode vi har

i regering er der blevet tilført flere penge og i den periode

der blevet taget flere penge så situationen var jo langt langt værre i de fire år hvor socialdemokratiet sad ved magten end i de fire år vi har siddet ved magten derfor synes jeg jo at sporene skræmmer og derfor synes jeg ikke der er noget som helst der tyder på at det skulle blive bedre i en

socialdemokratisk regering samtidig

man jo ude og love alle mulige andre ting

pengene kan jo kun indkræves i skat én gang og man går også ud og siger at man ikke har planer om at sætte skatterne i vejret

at vi ved fælles indsats kan få forklaret vælgerne at det er en rigtig skidt idé at sætte kryds

vil såmænd bare spørge ordføreren

her synspunkt virker en

under den tidligere regering og nu kommer man så siger at

set gik til valg på det modsatte altså jeg kunne have haft lidt respekt for den socialdemokratiske regering hvis man var gået til valg og havde sagt det er svære tider vi er i en international finansiel krise som vi endnu ikke er helt ude af og derfor bliver det

fire magre år hvor vi bliver nødt til at

trimme budgetterne og skære ned for at vi så kan få danmark løftet på fode igen

man gik endda ud og satte kroner og øre

hvor mange penge hver enkelt kommune ville få mere til kommunal velfærd og hvad skete der ikke nok med at man ikke fik helt lige så mange penge som man var

lidt svært ved at tage socialdemokraternes synspunkter helt

e jørgensen og så er vi klar til

fremsættelsen af beslutningsforslaget beslutningsforslaget omhandler

kommunerne for væksten væksten

behandlingen af vores ældre medborgere og deres mulighed for

er et tema vi vender tilbage til igen og igen i forespørgsler i beslutningsforslag og i samråd og det er med særdeles god grund derfor er det også helt forståeligt at sf genfremsætter

sit beslutningsforslag

holdt i en økonomisk skruestik af skiftende regeringer

velfærd på et rimeligt niveau senest så vi det beskrevet i vives rapport næsten halvdelen af svage ældre

ingen former for hjælp hverken fra familie venner hjemmehjælp eller privat privat købt hjælp

der ikke fik hjælp svage ældre er ældre der selv vurderer at de ikke kan udføre en eller flere

som for eksempel at gå udendørs tage tøj på eller gå i bad

har behov for hjælp til mere end hverdagsopgaver er der mange der ikke modtager hjælp

at skyldes at langt færre i dag får hjemmehjælp til de praktiske opgaver

eget klare sprog antallet af svækkede ældre der modtager praktisk hjælp

fem og tyve procent selv når man renser tallene for effekten fra rehabilitering og

til at hjælpe sig er faldet markant fra seks og tredive procent til fem og tyve procent blandt de mest svækkede ældre er andelen der må klare sig selv uden hjælp steget fra sytten procent til ni og tyve procent de seneste ti år

det handler om hjemmehjælp generelt i løbet af de seneste ti år er der skåret seks millioner hjemmehjælpstimer i kommunerne på grund af en presset økonomi hvis der samtidig skulle kompenseres for

stigende antal ældre i perioden skulle der reelt tilføres fem

millioner timer det betyder at

millioner timer mere end i dag bare for at holde niveauet fra to tusind og otte hvor det altså ikke flød med mælk og honning i ældreplejen

er udgifterne per ældre over fem og halvfjerds år faldet med to

procent antallet af ansatte per ældre over fem og halvfjerds år er faldet med fire

procent de seneste to år det er udtryk for et markant svigt af ældreplejen hvis udviklingen skal vendes er det helt nødvendigt at tilføre flere ressourcer ældre sagen vurderer at

det økonomiske førergreb som skiftende regeringer har lagt dem i samtidig bliver vi nødt til at se på minimumsstandarder hvor midlerne følger med så vi kan sikre et anstændigt serviceniveau køgedommen gjorde det klart at der ikke er en nedre grænse for serviceniveauet derfor er der ingen tvivl om at der er

økonomisk løft til kommunerne vi støtter derfor fuldt ud intentionerne i sfs forslag

helt uanstændigt at kommunerne er så økonomisk presset at der ikke er råd til at prioritere en rimelig behandling af vores ældre medborgere konsekvensen er at borgere der ikke længere selv kan klare rengøring nu får tilbudt rengøring hver fjerde eller femte uge

hvor den forebyggende indsats kunne gøre gavn det er ganske simpelt ikke anstændigt hverken for de ældre eller for de ansatte der oplever at de ikke kan løse deres opgaver på fagligt forsvarlig vis fordi der ikke er ressourcer derfor støtter vi

forslag vi er betænkelige betænkelige ved udmøntningen af midlerne vi finder

lovlig bureaukratisk men det må vi

at diskutere i den videre behandling

enhedslistens ordfører jeg tror at vi er flere ordførere i dag der er substitutter for vores ældreordførere

spørgsmål i forhold til det enhedslisten sagde omkring

at det skal være den individuelle vurdering

borgeren skal have den individuelle vurdering det vil sige

passe på at det ikke bliver maksimum eller normen

minimumsstandard er en mindstenorm

oven på minimumsstandarden skal man så bygge vurderingen det er noget der siger sig selv men der er meget der tyder på at kommunernes individuelle vurderinger rent faktisk går så langt ned at det ikke acceptabelt og derfor er vi nødt til at sige at der er en nedre grænse for hvad man kan tillade sig i de vurderinger

men det er sådan i dag

siger sig selv men en minimumsstandard ville

at sikre et eller andet mindsteniveau

er det jo kommunernes økonomi der reelt er med til at presse den her situation så kommunerne går på kompromis derfor er vi nødt til at gøre et eller andet det tror jeg også

vi ordet til fru laura lindahl

prioriterer en værdig ældrepleje højt

vi er en del af en regering som faktisk har prioriteret ældreplejen højt vi har

end der formentlig er set før

haft fokus på at de bruges effektivt

fra kommune til kommune

inden for den enkelte kommune på

man tilbyder for de samme midler

at kommunerne også bruger pengene efter hensigten det vil jeg da kraftigt opfordre dem til at gøre vi har set eksempler på at man har prioriteret anderledes i budgettet når man vidste at man fik de her penge men vi respekterer det kommunale selvstyre og vi er ikke interesserede i at vi her fra christiansborg skal detailstyre hvordan

budget i den enkelte kommune

som borger i en kommune stemme på de politikere som går til valg på det her område og som man finder troværdige sådan fungerer demokratiet

vil jeg gerne som tidligere ordførere også

tilføjet milliarder til kommunerne øremærket ældreplejen

jo sænkede servicerammen så når vi nu står her og drøfter et beslutningsforslag fra sf

det klinger også en lille smule hult

så nej liberal alliance stemmer ikke for det her forslag

med en god økonomi og med et råderum ifølge finansministeriet på som jeg nævnte tidligere i et spørgsmål fire og tyve

passe på vores ældre på en ordentlig og værdig måde alt for mange føler sig ensomme alt for mange

en hverdag med gode sunde fællesskaber

det er vigtigt for os at sige at vi mener at

om tid nærvær empati omsorg medbestemmelse og meningsfulde fællesskaber som jeg nævnte før

vi tror blandt andet på at vi skal udvikle en ældrepleje hvor vi i højere grad end nu har fokus på den enkelte ældres behov en ældrepleje hvor vi også

vi bruger noget energi på at tænke nyt for eksempel ved at skabe nye boformer på tværs af generationer det mener vi også

erkender vi også at pleje og omsorg koster penge og at vi er nødt til som samfund at prioritere og at vi har sparet nok på ældreområdet det er positivt at man i forslaget fra sf

at pengene tildeles kommunerne

der bruger pengene og ikke noget som vi

laver puljer på her fra folketingets side så vores holdning til forslaget er at det er det er lidt ærgerligt at

som sagt mener vi også det er vigtigt at tale om de tiltag der er nødvendige for

løse problemerne på længere sigt vi mener der skal en kulturændring til og at det er vigtigt at vi også tager de diskussioner her i salen når vi taler om økonomi men for at runde af

støtter vi sfs

tre og tyve vil der komme omkring treogfirstusind flere ældre

over fem og tres år hvilket svarer til ni

stigning for dem på fem og firs år eller ældre vil stigningen være på tretten

der er i dag blevet gennemført alt for mange

på ældreområdet nedskæringer som er blevet begrundet med argumentet om sund aldring det er ganske vist at vi i de senere år har set at flere ældre kan klare sig længere i eget hjem

men den udvikling er desværre også blevet misbrugt til at gennemføre store besparelser på ældreområdet eksempelvis viste kortlægningen fra ældre sagen i april to tusind og sytten at der er skåret tyve procent i hjemmeplejen siden to tusind og otte den nedskæring kan ikke forklares

stigende brug af rehabilitering i ældreplejen nedskæringerne har blandt andet betydet at der ifølge foas budgetundersøgelse er foretaget nedskæringer på normeringer og reduktion i den praktiske hjælp såsom rengøring derudover er der blevet foretaget beskæringer på klippekortsordning

på kørsel af ældre til træning vi har ikke råd til at skære mere på ældrepleje der skal tilføres tilføres flere penge til området i sf mener vi det er vigtigt at vi tilbyder en garanti

til to tusind og tre og tyve vi ønsker også med det her forslag at kompensere kommunerne økonomisk i forhold til antallet af ældre per kommune under forudsætning af at kommunerne rent faktisk øger deres udgifter til ældreområdet konkret foreslår vi at der ikke skæres yderligere i de offentlige budgetter i ældreplejen og at hver enkelt kommune herudover får tilført ekstra penge i takt med at antallet

ikke kun vigtigt for de ældre det er også vigtigt

i fremtiden skal kunne rekruttere personale til ældreplejen for skal man som nogle af mine tidligere kolleger skal håndtere og passe tres ældre demente borgere fordelt på tre etager i en nattevagt

hen bare grænser for hvor længe det bliver ved med at være

men vilkårene skal også være til det vi kan sagtens diskutere modellen og også teknikken i det her forslag men vi kan ikke diskutere behovet der er et enormt behov for at vi får genoprettet økonomien og at vi anerkender at

nødt til at tilføre flere penge i takt med at flere ældre får brug for hjælp

tak til socialdemokratiet og til de radikale og til enhedslisten og alternativet for at støtte det synspunkt og også tak til forslaget om eventuelt at kunne lave en beretning jeg blev lidt tvivl om hvorvidt dansk folkeparti faktisk bakkede den tanke op

et flertal på den her side af valget det kunne så være en god grund til at sørge for at vi fik det efter et valg

er forhandlingerne sluttet jeg foreslår at forslaget henvises

folketingets næste møde afholdes på torsdag den anden maj to tusind og nitten klokken ti jeg henviser